fire og halvtreds udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer l fem og halvtreds ministeren for offentlig innovation lovforslag nummer l seks og halvtreds undervisningsministeren

mfl beslutningsforslag nummer b elleve rosa lund

beslutningsforslag nummer b fjorten

har søgt om orlov fra den ottende oktober to tusind og atten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre

har søgt om orlov fra den femogtyvende oktober to tusind og atten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre

hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer det er

til valgs prøvelse har jeg modtaget indstilling om at tredje stedfortræder for det konservative folkeparti i nordsjællands storkreds erik lund godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den ottende oktober to tusind og atten i anledning af mette abildgaards orlov det bemærkes at første og anden stedfortræder har meddelt at de ikke ønsker at indtræde under denne orlov jeg har endvidere modtaget indstilling om at første stedfortræder for venstre i sydjyllands storkreds hans christian thoning godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den

i anledning af carl holsts orlov endelig har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for liberal alliance i vestjyllands storkreds lene foged godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den femogtyvende oktober to tusind og atten i anledning af leif mikkelsens orlov er der nogen der ønsker ordet

men ellers er det mit indtryk at højtaleranlægget virker bedre end det har gjort hidtil tegnsprogstolkningen kan ses direkte på folketingets hjemmeside FT DK og efterfølgende

selv om det egentlig kun er i ti minutter

sådan opfatter vi jo tid så forskelligt

tiden vi mangler i vores sundhedsvæsen

og samtidig historien om at vi mangler tid til omsorg tryghed og nærhed fordi vores sygeplejersker

og hold nu fast hundrede år

tre ønsker til sin fødselsdag en dag med sine oldebørn trillinger en ferie med sin søn og en tur i sommerhus

hun holder af for nylig

fra os andre

ud af sengen om morgenen

ni fem og fyrre og så kom hjemmehjælperen endelig der mangler tid det gør ondt fortæller en sygeplejerske når patienter bemærker i siger altid at i kommer om to minutter men i kommer aldrig igen der mangler tid

hvad man kan nå hvis man arbejder tolv minutter længere jeg taler om tid til omsorg og omsorg kan ikke effektiviseres bedre ledelse ja og forandringer selvfølgelig

to procent hurtigere eller det kan du godt men så bliver det nok det sidste du kommer til at gøre

at vi skal ansætte tusind flere sygeplejersker

til at få amningen til at fungere

være mor og far så der er tid til de mange ældre patienter der måske er utrygge og usikre ved hvad de står over for når både alderdom og sygdom melder sig

økonomer kan gøre op og sætte på en formel men som vi jo alle sammen godt ved er det der betyder noget når livet spænder ben

er ansat en ekstra læge og en ekstra sygeplejerske hver dag undtagen om søndagen

den viser meget men skjuler

på landets hospitaler

nul ekstra sygeplejersker til gengæld er der blevet fyret en hver eneste søndag undtagen

færre sygeplejersker på de danske sygehuse for selv om liberal alliance ikke længere råber højt op om hvor forfærdelig man synes den offentlige sektor

fører den her regering en politik der gør velfærden dårligere man aner et mønster når statsministeren påstår at der er investeret fem og halvfjerds milliard

viser det sig at de blev indført af thorningregeringen og af dansk folkeparti

har skrevet fra socialstat til minimalstat

der stod bag overbetaling af privathospitalerne

jeg tænker

skal der i virkeligheden centraliseres endnu mere

skal det nu overlades til en embedsmand i sundhedsministeriet i københavn eller til et kontor i aarhus mange steder er

få den bedste og mest specialiserede behandling ved alvorlig sygdom er godt men nærhed er også vigtigt

færre uddannelsesinstitutioner

fra statsministeren i tirsdags om behovet for at skabe udvikling i hele danmark det synes

år men også om fem ti år

vi vil et samfund der bygger på gensidig

også bankerne og derfor skal vi træffe de rigtige valg

jeg synes det er urimeligt at regeringen med den ene hånd skærer ned på de unges erhvervsuddannelser

forhindrer fremtidens håndværkere i at blive så dygtige som de kan blive

at åbne for konkurrerende arbejdskraft fra tredjelande

hvorvidt højt specialiseret arbejdskraft skal kunne komme til danmark selvfølgelig

men når virksomhederne efterspørger flere medarbejdere hvorfor så ikke satse på alle dem der i vores eget samfund står uden for arbejdsmarkedet de næsten halvtredstusind unge der slet ikke er i gang med en uddannelse det er en bemærkelsesværdig lempelse af udlændingepolitikken regeringen

forsøg på aflyste vindmøller og besparelse på energiforskning men lad os komme videre danmark skal være fossilfrit i år to tusind og fem og fyrre vi synes landbruget skal yde et reelt klimabidrag

højere afgifter på plastik så vi kan komme af med noget af plastikforureningen vi vil gerne have mere urørt skov med andre ord danmark skal være en grøn stormagt så vil vi skabe en skole der er lige så god for de drenge der har svært ved at sidde stille som den er for andre børn og vi politikere behøver ikke at lovgive om alt hvis et barn har behov for et år mere i børnehave så lad dog forældre og pædagoger træffe den beslutning mennesket før systemet

vil være børnenes statsminister som politiker som socialdemokrat vil jeg insistere på én ting før noget andet at vi skaber et samfund hvor alle børn

som de har fortjent så de kan realisere deres egne drømme også dem der lever på skyggesiden for som kim larsen sagde det jeg kan ikke forstå hvad en regering skal være godt for hvis ikke det skulle være for at støtte de svage for de stærke skal nok klare sig

til vedtagelse op fra socialdemokratiet enhedslisten alternativet det radikale venstre og socialistisk folkeparti

folketinget konstaterer at regeringen vil forringe velfærden ved ikke at dække de øgede udgifter til det stigende antal børn og ældre de kommende år folketinget anbefaler en ny politik som for det første sikrer kernevelfærden i hele landet giver alle børn en god start og nedbringer uligheden for det andet skal danmark på tværs af alle sektorer herunder transport landbrug og bygninger gennemføre en hurtig og rettidig grøn omstilling i overensstemmelse med videnskabens anbefalinger der sikrer at danmark i eu og globalt er et foregangsland til inspiration for verden for det tredje reelt løfter integrationen så flere nye danskere kommer ind på arbejdsmarkedet herunder fastholder igu ordningen antallet af flygtninge

af betydning for integrationen kontante ydelser for frasigelse af familiesammenføringsret

og bør derfor ikke indføres for det fjerde fører en ambitiøs uddannelsespolitik herunder at omprioriteringsbidrag fjernes og muligheden for at videreuddanne sig uden et loft

en lettere omskrivning af den der historie med at hvis man holder en tale skal man huske at den skal være så lang at den dækker det meste

så kan man jo vurdere om en ti minuttersordførertale her i folketinget gør det men lad det nu ligge det må andre vurdere mit spørgsmål retter sig selvfølgelig til udlændingepolitikken

statsministeren var inde på det i tirsdags altså at når man kommer til danmark og får hjælp

skal man være her midlertidigt og når muligheden for at vende tilbage er til stede skal man også vende tilbage til sit fædreland og være med til at genopbygge det jeg synes jo der har været

side i forhold til det her såkaldte paradigmeskifte og den her kursændring og derfor er jeg interesseret i at

at vide fra fru mette frederiksens side om man er enig med dansk folkeparti i at et midlertidigt ophold i danmark

være midlertidigt og at man har pligt til at vende tilbage når muligheden

ideen om at man hvis man er flygtning og kommer til danmark nyder vores beskyttelse og

så selvfølgelig vender tilbage og gør hvad man

kan for at være med til at genoprette sit oprindelige fædreland jeg synes det er sund fornuft i øvrigt også give os muligheden for at hjælpe andre mennesker

i den periode hvor flygtninge så er her i virkeligheden koncentrerer vores indsats om de mennesker så de faktisk kan vende tilbage samtidig med at vi jo lige så godt kan sikre at de også bidrager mens de er her jeg synes jo at et af de største problemer der er med den fejlslagne integration i dag er at vi ikke har stillet krav nok når mennesker er i danmark skal de arbejde og de skal bidrage og de skal forsørge sig selv men det korte svar er ja det er sund fornuft

eksempelvis så man ønsker fortsat også går jeg ud fra at flygtninge der er her på midlertidigt ophold får ret til dagpengesystemet

lidt af en selvmodsigelse når man samtidig siger at folk kun skal være her midlertidigt hvorfor skal man så have ind i vores dagpengesystem

gøre i praksis for at sikre at et midlertidigt ophold reelt også bliver midlertidigt

her er der altså lidt uenighed der går på kryds og tværs af folketingssalen jeg synes jo det er positivt at arbejdsmarkedets parter

mere grundlæggende fundamental ændring af vores flygtningepolitik for de facto

er at få vendt hele vores

valgt at bakke regeringen op regeringen har lavet en aftale med

parter om en særlig uddannelse for flygtninge

et danmark i bedre balance i sin tale derfor undrer det mig at det slet ikke er nævnt i jeres vedtagelsestekst

ikke står i vedtagelsesteksten

selv efter snart tyve år i huset kan man komme til at begå fejl hvad angår tiltale jeg vil gerne til

sige at det gennemsyrer hele vedtagelsesteksten at vi skal have et danmark i balance

for alvor udfordrer blandt andet vores landdistrikter

hvor de unge skal rejse længere efter uddannelse end man gør i de store byer at vi har en regering der skærer ned på gymnasierne der skærer ned på erhvervsuddannelserne der skærer ned på

for eksempel under en socialdemokratisk ordførertale det synes jeg ikke var tilfældet så tak for talen hvad der til gengæld kan forekomme uendelig langt er hvis man har været fyrre år arbejdsmarkedet og føler sig godt slidt og træt og ikke har mulighed for at komme på pension

at det lykkedes at stoppe regeringens forsøg på at lade pensionsalderen stige

nu har debatten rejst sig igen her hen over sommeren for

fra næste år stiger pensionsalderen jo helt konkret derfor vil jeg godt høre om

ikke er sådan at kritikken den nye kritik har gjort indtryk på fru mette frederiksen

at der kan gives tilsagn om at socialdemokratiet vil arbejde for

tilbagetrækningsalderen det gode spørgsmål at stille i dag er jo om regeringen stadig væk har den plan liggende i en skrivebordsskuffe det kan vi vende tilbage til den velfærdsaftale der blev lavet tilbage i to tusind og seks synes vi

mange måder var en god aftale men den hvilede jo på en bestemt præmis nemlig at der stadig var en efterløn så går der fem år og så afskaffer et flertal i folketinget

facto at afskaffe efterlønnen derfor vil jeg gerne i dag sige at der er lønmodtagere

at alle kan arbejde til de er i slutningen af tresserne og om nogle år i starten af halvfjerdserne der er så stor forskel på hvor hårdt vores arbejdsliv er og nedslidning er så skævt fordelt så med andre ord vi har en opgave foran os vi skal finde ud af

der lige præcis ligger en aftale og den kritik der rejses er

jo også en kritik af de aftaleparter

et ønske om at det bliver muligt frit at forhandle efter et valg hvis

af de almindelige forligsregler og dermed ikke kunne forhandle frit med enhedslisten og andre partier om at ændre aftalen jeg vil derfor høre er det ikke sådan at socialdemokratiet gerne vil frigøre sig

sf og alternativet om i fællesskab at lave en ny aftale

vigtige dele af det danske samfund hviler på det gælder på forsvarsområdet og det gælder også hvad angår dansk økonomi og velfærdsaftalen tilbage fra to tusind og seks er jo en væsentlig forklaring på at der overhovedet er et økonomisk råderum vi kan diskutere i folketingssalen i dag så vi kommer ikke til at opsige det forlig men det skal jo

erkende at vi har en udfordring

især sådan i slutningen af halvtredserne som jo på det tidspunkt i deres liv har været på arbejdsmarkedet

silvan og lave noget andet men det holder jo ikke

skal også være muligt når man har leveret den indsats i det her samfund man skal at trække sig tilbage på en ordentlig måde

er jo svært at være uenig i men jeg synes ærlig talt at det klinger noget hult når man holder det op imod den

socialdemokratiet står for når det kommer til skoleområdet

og enogtyvetusind skoleelever

som i dag har valgt den frie skole som skal tvinges

at også fri og privatskoler skal begynde at påtage sig et større ansvar for den samlede gruppe af børn i danmark

at ikke mindst integrationsopgaven i dag

folkeskoler der får lov til at løfte en meget stor opgave det ønsker vi at alle skoler skal løfte i fremtiden også fri og privatskoler og det er vi villige til

er at stoppe den overbetaling som den her regering har indført til privatskolerne for

og hvor det er svært at få økonomien til at hænge sammen at man så kan se at privatskolerne har fået øget deres tilskud

egenbetaling har den her regering sænket flere gange

formands egen undervisningsordfører som siger

og det kan man jo godt mene men man skylder så også bare at

at omkring tredstusind elever ud af fri og privatskoler

enige om en vedtagelsestekst det er rigtig rigtig dejligt

jeg tror det er første gang vi formulerer at vi skal lave klimapolitik i forhold til hvad videnskaben anbefaler

tak for det når jeg sidder og lytter til

blev nævnt og som jeg derfor er nysgerrig på er hele det internationale samarbejde og europapolitikken

ordføreren sige noget om

danmark hvis vi har et stærkt europæisk samarbejde

at eu er en succeshistorie ud over alle grænser det er de eneste tiår hvor europæere har kunnet leve i fredelig sameksistens fordi vi har samarbejdet og forpligtet os i forhold til hinanden

også et samarbejde der knirker fordi mange i vores befolkninger synes at proportionerne og nogle af beslutningerne er forkerte og derfor er det selvfølgelig vigtigt at få reformeret det europæiske samarbejde så vi kommer tættere på de enkelte medlemslande igen og dermed på

har været en tendens til at trække sig tilbage til sådan en

med vil ikke snakke kvoteordninger i forhold til flygtninge et cetera et cetera

om er selvfølgelig hvordan vi i fællesskab kan få europadebatten

et perspektiv der handler om det valg vi står over for til næste år hvor vi skal have valgt nogle gode folk ind i europa parlamentet så hvordan vil socialdemokratiet være med til at sikre at ambitionsniveauet bliver løftet når vi snakker europapolitik

at man i et land ved hvem der kommer ind i ens land selvfølgelig altså der er også paskontrol i kastrup lufthavn når man kommer fra ikke schengenlande

grænsekontrol helt naturligt

det også naturligt at vi får et meget stærkere fokus i europa på lønmodtagerrettigheder for jeg synes vi må erkende at arbejdskraftens fri bevægelighed og det indre marked har betydet at mange helt almindelige lønmodtagere har oplevet at deres arbejdsmiljø deres løn og deres almindelige vilkår er blevet sat under pres der synes jeg markedet har fået lov til at bestemme for meget der vil jeg lønmodtagerrettigheder højere op på dagsordenen

er svaret jo entydigt at vi har behov for mere europa og det har vi også

jeg vedtagelsestekst der er kommet fra oppositionen jeg

jeg er glad for at vi er enige om at det er uværdigt at give folk penge for at efterlade deres familier i konfliktzoner som en del af den

arbejdskraft som en anden del af udlændingepolitikken og så er vi vel i fællesskab alle tre enige om at det er godt at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet og at man skal beholde integrationsgrunduddannelsen og derfor står det her jo egentlig bare tilbage som et eksempel på at udlændingepolitikken ikke er et fasttømret hele

mit spørgsmål hvorfor er det at vi skal snyde os selv for velfærd for muligheden for at gøre de intentioner om flere sygeplejersker eller pædagoger til virkelighed

give virksomhederne mulighed for at hente mere arbejdskraft der hvor de måtte kunne finde den hvis socialdemokraterne synes det er okay at hente udenlandsk arbejdskraft i europa på den ene side af grænsen

hente den i ukraine eller lige på den anden side af eus grænse

gøre nogle af de gode tanker til virkelighed men vi snyder os selv når vi forhindrer virksomhederne i at få den arbejdskraft

styr på hvor mange der kommer til danmark så er der en uenighed omkring iguen nuvel det klarer vi nok

det er jo trods alt en relativt lille aftale for et begrænset antal mennesker det regeringen foreslår hvad angår udenlandsk arbejdskraft

for import af arbejdskraft udefra

grundlæggende ikke forstår er at man igennem tre år

og så tager vi lige arbejdskraft ind ikke den højt specialiserede

står uden for

end hvad mange danske håndværkere går til

grundlæggende virkelig uenig

det svært at levere tusind ekstra sygeplejersker

til de ting vi gerne vil hvis virksomhederne ikke har mulighed for at få den arbejdskraft

det der et eller andet sted synes jeg gør at det er usammenhængende man siger jamen der må gerne rekrutteres i eu også uden en beløbsgrænse men der må ikke rekrutteres lige der

har selv været med til at bruge penge fra uddannelsesbesparelser for eksempel på et politiforlig

have undgået de uddannelsesbesparelser som vi nu i fællesskab i dag udtrykker os skeptiske over for

jordkloden så må det også være muligt at udbetale en ordentlig løn

have landet til at hænge sammen og det er jo derfor vi i socialdemokratiet siger at der er en grænse for hvor mange udlændinge der kan komme til danmark fordi vi skal kunne følge med som samfund

måske

måske afslører det her en ny skillelinje i dansk politik hvor regeringen nu entydigt stiller sig på den side at man er mere optaget af erhvervslivets umiddelbare behov end man er af sammenhængskraften i danmark

kommer frem nu inden et valg synes jeg

rigtig vigtigt og om tiden i vores samfund

haster af sted jeg har spurgt om det før men jeg har fundet ud af at hvis man spørger fru mette frederiksen nok gange om det samme så skifter socialdemokratiet

godt en uge siden var der en pædagog der delte et skilt på sin facebook hvor der stod klokken er fjorten

en kampagne den blev delt rigtig mange tusind gange og

en normeringsopgørelse der viste at der er milevid forskel på om man bor i vesthimmerlands kommune der har de dårligste normeringer eller man bor

jeg synes det er helt afgørende at vores børn har tid sammen med kompetente voksne så kan socialdemokratiet forestille sig at man efter et valg indfører en minimumsnormering der sikrer

voksne nok til vores børn både ude i vuggestuerne og i børnehaverne

må sige det sådan at de behov vores børn har for gode voksne altså også er afhængige af hvad det er for

vores velfærdssamfund ind i fremtiden det har vi muligheden for at

i fællesskab fordi vi modsat regeringen ikke bruger alle pengene på skattelettelser og ikke hele tiden at søge at finde penge til skattelettelser når man

har man råd til at ansætte flere sygeplejersker og så vil vi jo også have råd til at sikre en velfærdsøkonomi der kan

med den demografiske udvikling men jeg synes også

vi har nogle børn ikke mindst de mest udsatte dem med de sværeste opvækstbetingelser hvor vi har behov for noget ekstra tid og så er der nogle børn der har det så godt at der kan vi måske klare os

en kvalitetsdiskussion ind i det

jeg får lyst til at sammenligne det med folkeskolen i folkeskolen har man jo et klasseloft hvor man siger maksimum otte og tyve elever i klassen og det er jo for alle børn

kan bestemme hvordan man tilrettelægger undervisningen og om man kan lave holddeling hvorfor er det så forskelligt fra

en vuggestue og en daginstitution

vil sikre at der ikke er nogen pædagog der skal stå alene med fire og tyve børn eller fem og tyve børn klokken

at der må være nogle af landets pædagoger og at der må være nogle af landets sygeplejersker og nogle af landets skolelærere der når de har set annoncerne med statsministeren

alle milliarderne til velfærd tænker gad vide hvor alle de der penge er gået hen for det det vi mærker hos os er jo det herre jacob mark beskriver i dag nemlig at der er pædagoger der oplever at stå alene med for mange børn der er nattevagter på plejehjem der oplever at stå alene med mange

initiativer som socialdemokratiet fremlægger i øjeblikket

fjerne kontanthjælpsloftet man

initiativ om tusind flere sygeplejersker

beslutninger hvor vi har været enige i nogle og uenige i andre

det er et økonomisk råderum som hvis man prioriterer rigtigt kan dække det demografiske træk altså det at vi får behov for flere velfærdspenge fordi der bliver flere ældre det er til gengæld ikke et råderum der gør at der er råd til skattelettelser og det er heller ikke et råderum der gør at man kan tillade sig

slå ud med både arme og ben og love en masse men hvis man holder sig til det vi synes er det vigtigste nemlig at styrke velfærden

to planen og det er fuldstændig rigtigt at

at der er et økonomisk råderum på ni og tredive

en regnefejl på cirka tolv milliard kr så det

for ikke at danskerne faktisk har krav på at der bliver fremlagt en gennemregnet og ordentlig økonomisk plan for alle de initiativer man

undervejs fordi man heldigvis ikke kunne få flertal i folketinget

senere tilbagetrækningsalder og for forringelser af først det ene så det andet og det tredje

den plan vi oprindelig lagde frem

det giver tryghed så er det jo sådan

i dansk folkeparti er derfor har vi også sat på dagsordenen at vi er nødt til at diskutere

de danskere der møjsommeligt betaler ind til dagpengesystemet og har gjort det i måske mange år for at forsikre sig imod ledighed

sikre at at alle der kommer hertil også kommer ind på arbejdsmarkedet og bidrager vælger at tage positivt imod at arbejdsmarkedets parter er gået foran og har sagt at de gerne vil finde nogle andre veje hvis vi endelig skal snakke uretfærdighed og dagpenge synes jeg jo at det allerstørste problem vi har på

forholdene på dagpengeområdet endnu mere så man skal kunne tage dagpenge længere tid ud af danmark

aftalen er helt perfekte men men vi vælger altså at bakke op om den fordi vi synes det er

og nu er det så dagpenge det kunne også være boliger og det kunne også være andre forhold så har vi et problem både med danskernes forståelse for den flygtningepolitik vi fører

til et system forventer man selvfølgelig også

at naboen også betaler ind hvis vedkommende skal drage nytte af systemet derfor håber vi på at socialdemokraterne vil være med til

spørge socialdemokraterne om hvad i det hele taget vil gøre for at folk der er kommet til danmark og har fået husly

sådan at de kan være med til at genopbygge de lande som de kom

at man hvis man flygter fra et land

også af egen vilje ønsker at rejse tilbage

vi må indrømme at her er der begået en historisk fejltagelse for

vi kan jo se at flygtninge der kommer til danmark er endt med at blive indvandrere og er

den tid de er her bedst muligt

et krav om at man bidrager til det danske samfund imens

det var vist ikke helt budskabet tidligere men det er jo altid rart når

ser anderledes på tingene end man gjorde tidligere så tror jeg at det bare lige for historieskrivningens skyld vil være en god idé

at konstatere at det var mens herre bertel haarder var sundhedsminister at de to første lægehelikoptere kom ellers ville herre bertel haarder nok

at flyve rundt i dem mens han var sundhedsminister nå men mit spørgsmål

den har jo et par år på bagen og er heller ikke opdateret som den konservative ordfører lige understregede og af den plan fremgår

kunne bare godt tænke mig at vide om fru mette frederiksen i dag vil give folketinget og danskerne et svar på

jeg har tillid til at forældre træffer det valg der er bedst for deres børn men jeg synes da samtidig at vi har en forpligtelse som politikere til at sikre at vi har en folkeskole der er så god som overhovedet muligt

jo det jeg anfægter i regeringens politik at på et tidspunkt hvor mange

vælger at sætte tilskuddet til privatskoler op jeg tror vi skal

men vi må finde ud af præcis

det jo også godt at vi i fællesskab har skabt et grønt råderum

der insisterede på at der blev afsat midler som vi eksempelvis kan udmønte nu når vi skal til at omlægge den transportsektor

så ikke bruge mere end det vi i fællesskab allerede har aftalt

om en besparelse på dr som er aftalt med medieforliget og som den socialdemokratiske

i opposition men det kniber lidt når man så sidder for bordenden

otte hundrede million kroner til dr skal gå

ikke er en udtømmende liste et udtømmende katalog over alt hvad man har tænkt sig at foretage sig indtil fem og tyve det vil sige at når vi skal forhandle klima med regeringen her i efteråret

vil finde de ressourcer der skal til for at få omlagt eksempelvis bilparken for jeg bliver nødt til at sige at når statsministeren i tirsdags stillede sig op og

regeringen ønsker et forbud

og tredive så gør målet det jo ikke alene så kræver det nogle politiske beslutninger allerede her i

og der må vi jo så i fællesskab finde de ressourcer

hun er oprigtig ked af hvordan det er gået med hendes reform af førtidspensionen en del mennesker der burde have en førtidspension får det ikke alt for mange ender i opslidende og udsigtsløse arbejdsprøvninger det var ikke meningen har fru mette frederiksen sagt og den erkendelse er jeg jo meget glad for noget lignende har socialdemokratiets beskæftigelsesordfører jo også givet udtryk for i længere tid men indtil nu har vi ikke hørt nogen som helst konkrete bud fra socialdemokratiet på hvordan

rettes op på det så mit spørgsmål er hvilke ændringer vil socialdemokratiet foreslå i lovgivningen

alvorligt syge borgere på den forkastelige måde som

stadig væk er det rigtige vi kunne se at der var en stor stigning

helt unge kvinder allerede i starten af tyverne der på grund af en psykisk sårbarhed

er forkert som samfund at man siger til unge mennesker i starten af livet at vi kommer aldrig til at kunne bruge jer i det fællesskab arbejdsmarkedet også er derfor ville vi gerne se om vi

at komme omkring deres udfordringer og lidelser deres sygdom på en måde

kunne fastholde eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet

mener jeg stadig er det rigtige når jeg så hører eksempler på mennesker der venter måned efter måned på at få en afklaring

skal i ressourceforløb og ressourceforløbet trækker ud og om sengeliggende arbejdsprøvninger

har jeg ikke en en færdig opskrift på men jeg tror at tiden her ligesom i andre henseender spiller en rolle vi må ikke trække

jo bestemt ikke ny og den er jo ikke kun kommet fra enhedslisten den er kommet bredt ude fra samfundet fra en lang række organisationer for to år siden sagde ordføreren selv at det skal være slut med sengepraktik så nu må jeg spørge

eller skyldes tavsheden at man godt ved at venstre og liberal alliance

kastes lys over det inden folketingsvalget for så vil det forstærke kravet om at det her forlig bliver opsagt jeg har et forslag

at socialdemokratiet straks indleder forhandlinger med enhedslisten med dansk folkeparti og med alternativet jeg er sikker på at vi kan lave en god aftale inden valget som virkelig hjælper de alvorligt syge og handicappede som den her reform rammer

og så kan ændringerne træde i kraft umiddelbart efter folketingsvalget

det faktisk er min oplevelse at

været lydhør på det område at der er nogle åbenlyse udfordringer som jeg faktisk oplever at forligskredsen har sat sig omkring et bord og er begyndt at håndtere der blev lavet en aftale tror jeg

og vi har så påpeget at der kan være behov for mere men men jeg oplever faktisk ikke at regeringen på det her felt

en åbenhed for at at der er behov for nogle forandringer om vi så kan komme langt nok

er det ikke alle steder at førtidspensionsreformen virker som det vi ville

helt enige i regeringen har for få minutter siden meldt ud at

vil modtage kvoteflygtninge

bare spørge om det er en beslutning som

har modtaget cirka halvtredstusind flygtninge og familiesammenførte og integrationsudfordringen er stadig væk stor så til trods for et fald i antallet af asylansøgere til trods for at der ikke

er integrationsudfordringen stadig væk af en sådan karakter i mine øjne så voldsom at at vi fastholder

den position vi har på kvoteflygtninge det vi så kan diskutere er om vi kan tage nogle af dem der er allermest udsatte

i den socialdemokratiske gruppe hvor der for to tusind og atten skulle modtages nogle

frederiksen taler om nu og som fru mette frederiksen

hen over den politiske midte så har vi samtidig lidt albuerum til at hjælpe nogle af de allerallermest udsatte det har vi sagt hele vejen igennem og det kommer også til at gælde for

den uklarhed om hvad man egentlig vil i forhold til kontanthjælpsloftet integrationsydelsen og

og fem og tyve timersreglen men for at gå efter noget lidt mere konkret nu har vi lige landet

jeg synes er en rigtig rigtig fin

jo så forstå på herre mogens jensen

man omgøre hele det medieforlig herunder de besparelser som vi har på danmarks radio kan fru mette

bekræfte at man hellere vil bruge op mod en milliard kroner mere på journalister end man vil på

at vi helt uden diskussion er i en tid hvor

er jo selv forælder til børn og kan se

store dele af børne og ungdomslivet i dag leves på platforme der ikke er danske

vores public service medier som danskerne i øvrigt også er glade for men det er klart

hovedprioritet efter næste valg er velfærd

brandbeskatte de danske biografer

klovn the movie hvidstengruppen en kongelig affære hvis man kigger bagud hvorfor er det man vil brandbeskatte danske biografer og dermed risikere at udhule hvad jeg ser som en helt

eller det er film og derfor skal

ressourcer til at der bliver produceret mere jeg synes personligt at det vigtigste hvad

er at få pålagt nogle af de udenlandske

jeg synes i øvrigt også det er vigtigt at de begynder at betale den skat de skal ligesom alle vi andre gør

bikinianalogien som jeg vil tage med mig videre jeg har et

hvis fru mette frederiksen skulle blive den heldige vinder blandt oppositionens mange statsministerkandidater

så garantere at

ved jo godt at der i dag er en bred erkendelse i folketinget af at det nuværende asylsystem er uholdbart at vi bør lave modtagecentre

til nærområderne i stedet for i danmark

den her talerstol i dag og love præcis hvilken dato den konstruktion kan etableres vil jo simpelt hen være useriøst men det vi kan gøre i fællesskab

hvis regeringen og jeg er ret sikker på at dansk folkeparti også er tilhænger og vi måske også andre siger

kommer til danmark og søger spontant asyl og erstatte det med et asylsystem hvor vi yder beskyttelse

gør det i nærområderne så mener jeg at vi har muligheden for på et tidspunkt at få det etableret men det vil kræve politisk samarbejde og det vil kræve diplomati af høj karakter og en stor udenrigspolitisk indsats og selvfølgelig kan

realistisk og det gør jeg fordi jeg kan mærke samme bevægelse i mange af de andre europæiske lande der kom ganske enkelt for mange flygtninge til europa i to tusind og femten og der er over seneste årtier kommet for mange med ikkevestlig baggrund til europa vi kan ikke følge med sammenhængskraften er sat under pres integrationen halter når jeg stadig tror at det her er realistisk

det fordi jeg kan høre samme diskussion i holland samme diskussion i belgien samme diskussion i tyskland samme diskussion i frankrig det kommer men det kræver at der er nogen der går foran og derfor kunne jeg

tak

folketingssal hvor der er kommet markant bedre forhold

er rigtig rigtig godt det er rigtig flot og det er dejligt at det er sket det er noget vi har trængt til i mange år

statsministerens tale i tirsdags hørte man om

statsministeren havde fået fra per man hørte om

er jo ikke noget nyt altså tidligere har statsministeren mødt åse og marian jamil cecilie og liva maisha og

mona

statsministerens lærer i folkeskolen håbefulde unge på esbjerg gymnasium og endnu flere håbefulde børn på teknologiskolen på sdu i odense eller hvad med den unge mand der pendler mellem viborg og københavn

et virkeligt menneske

fortælle om mødet med jesper tænk hvis jeg

fra sit job som sosu

været på fuld tid og jesper fortalte om nogle af de ting som han synes kendetegnede en god ældrepleje en ældrepleje

værdige og anstændige forhold for de ældre hvor

for at der på plejehjemmet duftede af frisklavet mad

mange af os godt ved kendetegner et godt velfærdssamfund i forhold til vores ældre

godt være at man hvis man hørte statsministerens tale i tirsdags

i de her dage med kim larsen citater altså blip båt og gud hvor går det godt men vi må også erkende at der nogle steder faktisk er nogle mangler at er nogle steder hvor vi kan gøre det bedre og jeg synes bare at det her eksempel

det jo var samtidig med at vi kom over og hørte en åbningstale og i går

et regeringsudspil der handlede om at nu skulle der meget mere udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmarked fordi vi jo mangler hænder vi mangler jo folk

jeg så med jesper som var blevet afskediget og som gerne ville i ældreplejen og han ville faktisk også gerne

faktisk viser foas tal at hvis

og som ønsker at komme på fuld tid fik lov til det så ligger der to

bruge de ressourcer vi allerede har i det danske samfund før man nødvendigvis åbner op for en milliarder kinesere

jeg siger ikke at der kommer en milliarder kinesere men det kinesiske samfund er ganske stort og der vil givet være en del kinesere kunne se perspektivet i at komme til danmark og arbejde

om om andet end ledelsen af kina altså de kinesiske ledere mange kinesere er helt sikkert gode folk

ikke sikkert at det danske arbejdsmarked har sådan synderlig godt af at der kommer rigtig mange ind

regeringen jo egentlig kan lægge op til med sit forslag så jeg synes man skal tænke på jesper

jesper skal indgå i statsministerens fremtidige taler

taler vi også om de ældres økonomiske vilkår og den udhuling der er sket af

der hedder satspuljen det ønsker vi at få gjort op med vi mener også at pensionister skal drage fordel af at det går godt økonomisk i det danske samfund og det vil vi også tage på dagsordnen i forhold til den finanslov der skal forhandles over den næste måneds tid

statsministeren meget ind på det i sin tale i tirsdags synes jeg er godt vi deler ambitionen om at der skal

større nærhed i vores sundhedsvæsen for os er

lave om i vores sundhedssystem jo et spørgsmål om at når man tager længere væk fra sin bopæl for at komme på sygehus og

kortere tid så skal der være et andet tilbud tæt på en tæt på dér hvor man bor og det er kommunerne der skal være omdrejningspunkt for de tilbud på den måde skaber vi større nærhed i vores sundhedsvæsen det er også en situation hvor vi har svært ved at se at regionerne så spiller en rolle

kan stat og kommuner godt drive vores sundhedsvæsen

som i dag hvor vi har tre led der i

fordi vi mener der er behov for nærpoliti der er behov for

jo også styrke indsatsen over for unge som er på vej ud på en gal kurs vi skal lave et større forebyggende arbejde over for unge og det skal politiet være med til

vi styrke synligheden af politiet vi har fået det ridende politi igen det er noget vi i dansk

kæmpet for i flere år det er vi glade for det skaber tryghed når man ser synligt politi og det ridende politik er i den sammenhæng

have med som en del af politiet nu skal vi styrke det nære politi med mere mandskab og vi skal også bruge flere politibetjente til at styrke grænsekontrollen grænsekontrollen er et virksomt middel det er ikke gammeldags som nogle har forsøgt sig at betegne det det er ikke en midlertidig foranstaltning

faktisk rigtig sundt og positivt for et samfund at vise hvor grænserne er men det kræver også dygtige politifolk og andre blandt andet hjemmeværnet som jo hjælper os med den indsats

er vi jo måske folketingets mest kedelige parti jeg ved det godt men alligevel er det her med danmark i balance faktisk noget som vi ønsker at der fortsat skal kæmpes

i tidligere store taler har været et punkt der har fået meget stor opmærksomhed men statsministeren kan jo nå det senere i dag hvor han kommer op og skal svare på alle de her ting vi

for os er det en årelang kamp

hvorfor har de det det er fordi vi har truffet en politisk beslutning om at

nemmere og billigere at komme til vores øsamfund det er fordi vi politisk har ønsket at

vores landdistrikter hvis vi skal have realkreditinstitutter og banker til at yde lån ude i landdistrikterne når folk ønsker at købe hus eller de ønsker at udvide en virksomhed så skal man kunne tro på at vi politisk kæmper den her kamp i årevis indtil det lykkes så tør man nemlig godt købe hus eller udvide sin virksomhed i et landdistrikt hvis det alene er noget vi diskuterer i to år og så glemmer igen så vil folk naturligt falde fra

skal det ikke være skal man holde liv i folkeskolerne

bosætning og der skal være liv og glæde også i landdistrikterne

i de store byer hvorfor siger vi til de unge mennesker i skal flytte derind hvor det er allerdyrest at være når i skal studere og

ikke har så mange penge på lommen hvorfor har vi ikke flere uddannelsesinstitutioner rundt i hele landet hvad med målet om at ti procent af pladserne på universiteterne skal udbydes uden for de fire største byer hvad med kravet om at halvtreds procent af professionsuddannelserne og erhvervsuddannelserne skal ligge uden for de fire største byer er det fuldstændig tåbelige forslag nej det er det ikke det vil være noget der er med til at skabe et danmark i

balance kommunernes økonomi skal fordeles bedre

der kom meget belejligt lige her op til åbningsdebatten som en tilståelsessag om at det nuværende udligningssystem er

så kan man jo undre sig over at man ikke i foråret fik forhandlet et bedre udligningssystem på plads

til de kommuner som jo i virkeligheden ikke har en tilstrækkelig økonomi vi synes

det er fint at man vil lappe på et utilstrækkeligt udligningssystem men det

bedre at lave et bedre system udlændingepolitikken

er det laveste i ni år det er vigtigt at holde den kurs men næste skridt er altså at sikre at når vi siger midlertidigt midlertidigt ophold i danmark er det også midlertidigt og så får man hjælp i den periode indtil man kan vende tilbage til sit fædreland igen og så er man med til at genopbygge sit fædreland det er som

juridisk forpligtelse og så skal vi sætte handling bag ordene så det også sker

stort set alle der kommer til danmark og

får asyl eller familiesammenføring bliver i i det danske samfund

man skal ikke kunne rende rundt her på tålt ophold og genere danskere man skal medvirke til sin

men nu er min tid gået sådan er

siden to tusind og femten er der truffet mange beslutninger som trækker danmark i den rigtige retning flere er i privat beskæftigelse og færre er på passiv offentlig forsørgelse der er positiv udvikling i alle landsdele men der skal fortsat tages initiativer for at sikre et danmark i bedre balance vi er optaget af at sikre et bedre klima og miljø for de kommende generationer der er gennemført helt nødvendige stramninger af udlændingepolitikken retningen skal fastholdes så asyltallet fortsat holdes på et meget lavt niveau samtidig skal praksis ændres så midlertidigt ophold også reelt bliver midlertidigt det er sund fornuft folketinget ser frem til at der i efteråret laves aftaler der sikrer dette den positive udvikling betyder at velfærden kan løftes og det nære sundhedsvæsen skal nu styrkes gennem en sundhedsreform

mulighed for at møde jesper og hvor

også gjorde opmærksom på at regeringen har planer om at åbne op for at langt

udlændinge kan komme ind på det danske arbejdsmarked

ordføreren sådan at han i lighed med socialdemokratiet synes det er en rigtig dårlig idé at regeringen vil nedsætte det man kalder

sige til folketinget og til danskerne at det kommer dansk folkeparti ikke til at gå med til

periode eller i den kommende

i flere år og nu kommer regeringen med et nyt udspil der så skal sænke beløbsgrænsen så har man så prøvet at vælge tolv lande

vi synes at alle ressourcer skal sættes ind på at få

bruge højkonjunkturen til der er stadig væk en masse danskere der føler sig sat uden for

ligger europa jo frit i forhold til arbejdskraft

i de andre europæiske lande som kan komme til danmark uden

beløbsgrænse overhovedet og nu taler vi så om folk fra tredjeverdenslande blandt andet kina

ønsker skal have nemmere adgang til det danske arbejdsmarked på nogle områder

arbejdssituation fordi man kan hente arbejdskraft meget langt væk fra danmarks grænser og det synes vi ikke er en

i danmark vi gerne vil have ud på arbejdsmarkedet og også nogle unge vi gerne vil have uddannet og det er sådan set den vigtigste opgave vi kan tage på os fremfor at åbne grænserne for at der kommer rigtig rigtig mange flere udlændinge ind på det danske arbejdsmarked som blandt andet kan være med til at presse lønningerne som ordføreren er inde på jeg forstår det svar der bliver givet

det regeringen har spillet ud med

til at blive til virkelighed hvis det står til dansk folkeparti

skulle man efter et folketingsvalg stå i den situation at der fortsat vil være en blå regering og

dansk folkeparti heller ikke kunne være med til det

politik der får danmark til at hænge sammen over årene også på det tidspunkt hvor vi desværre igen og vi ved at det kommer får en lavkonjunktur

er løsningen på en højkonjunktur ikke bare at man åbner

her i tider hvor vi får lavkonjunktur og hvem er det så der først bliver presset ud ja det er jo dem vi skulle bruge højkonjunkturen nu til at hjælpe ind

bliver taberne i det her spil

vores dygtige politi og så selvfølgelig fristes man til at sige indvandring og indvandring

for danmark seks og tredive milliard

koster det

godt tænke mig at spørge herre kristian thulesen

at havde socialdemokraterne været ved magten fra to tusind og femten og frem til nu

sit arbejde sammen med det radikale venstre

det gået rigtig galt altså så var det gået rigtig rigtig galt

så havde vi jo ikke foretaget de stramninger af udlændingepolitikken som vi i fællesskab har lavet siden to tusind og femten og som har sikret at asyltallet nu er det laveste i ni år som statsministeren også var inde på i

så ville de her udgifter selvfølgelig have været meget meget højere og de udfordringer vi har i det danske samfund i dag som er store

selv om vores tålmodighed jo af og til bliver sat lidt på prøve fordi

men der håber vi jo også at den vedtagelse vi i fællesskab har i dag illustrerer

på at herre kristian thulesen dahl er optaget af det her med midlertidigt ophold

kristian thulesen dahl ikke fortælle lidt om

for nogle løsninger som dansk folkeparti ønsker

også det der er reflekteret i vedtagelsen vi vil gerne gøre det til vores egne ord også det er sund fornuft

finde redskaberne til det det er klart at

så meget tilknytning til det danske samfund at selv om man har mulighed for at vende tilbage til sit hjemland og egentlig skal gøre det juridisk så bliver det ophævet af at man har fået så stærk en tilknytning til danmark

meget intenst i november december sidste år og

til for at man ikke etablerer den tilknytning til danmark så hvis man efter

tilknytningen nu er så stor til det danske samfund

ophæver kravet om at man så skal vende tilbage det er jo de redskaber vi så skal

ændres for at vi så sikrer det

arbejdsmarkedet der gør at man ikke skal retur

har jeg også jeg har mødt nogle folkepensionister

trehundredetusind folkepensionister som ikke har andet end folkepensionen

deres folkepension hele tiden bliver mindre og mindre og mindre værd og det gør den jo som dansk folkeparti godt ved fordi et flertal herinde tager pengene fra folkepensionen og bruger dem på sociale indsatser i stedet for jeg kan forstå

skal det ikke være er det korrekt forstået at dansk folkeparti og det vil jeg nemlig rigtig gerne støtte op om og bakke op om

finanslovsforhandlinger på at sikre

de har mistet de sidste mange mange år

men vi har respekteret at der var et flertal her i folketinget der

det synspunkt at det her system skulle fungere

vi er med til at fordele de penge der kommer ud af det end at stå udenfor men når vi tager det op her i efteråret

det må være muligt at få et flertal her i folketinget til at erkende at systemet man skal ikke år efter år udhule folkepensionisternes og

og det er derfor vi har sat det på dagsordenen i de

der skal være her i de kommende uger og måneder for at prøve

få gjort op med det her system så i det mindste den udhuling der finder sted af folkepensionisters og

er en diskussion om hvad så med det man har mistet undervejs

stoppet den her udhuling af pensionisternes økonomi og det håber vi meget

så hvis alle partierne herinde gjorde

rent faktisk siger så ville den mindreregulering ikke være der længere derfor undrer det mig at vi ikke

stoppe og så er der en diskussion om de penge der er mistet kan herre kristian thulesen dahl ikke se at der er noget hyklerisk i på den ene side i utrolig mange år

har delt ud til udsatte grupper

man blandt andet har taget fra folkepensionisterne

at gøre noget ved det fremadrettet uden på nogen måde at lappe på alt det der er gået galt i fortiden for de mange pensionister som har alt for få penge mellem hænderne

thulesen dahl er enig med mig i men det er jo

handler om politisk håndværk

har sat det her på dagsordenen nu fordi vi mener at tiden nu er kommet og hvis fru pernille skipper har ret

her i folketinget der har det samme synspunkt så bør det jo også lykkes for os og det vil da være fantastisk hvis vi på den måde kan få få vores politik

har man ikke det har vi haft diskussioner af den her karakter før i forhold til om systemet egentlig grundlæggende er rigtigt eller forkert ja det har vi haft har jeg selv indgået i dem ja det har jeg har jeg sagt undervejs

nu prøver vi at finde det rigtige tidspunkt hvor vi håber der kan være et flertal der er parat til at bryde det her system op

tidspunktet er kommet nu så vi kan få stoppet udhulingen af pensionisternes økonomi og jeg er jo glad for at fru pernille skipper synes det er godt at

af jesper som har noget på hjerte i forhold til den politiske situation det synes jeg er rigtig

stemmer som er derude

bedre at kunne rekruttere fra udlandet

jeg er herre kristian thulesen dahls svar

hvis man kan finde en fra udlandet som man automatisk kan putte ind i sin virksomhed og som så kan fungere

det at virksomheder gerne vil have et stort udbud af arbejdskraft og gerne fra hele verden bebrejder

jo et helt logisk virksomhedssynspunkt men sagen er at herinde skal man

en virksomhed man skal drive et land

hen over årene både når det går buldrende godt med økonomien men også når økonomien går knap så godt hvis ikke vi bruger en højkonjunktur til at få alle med også de mennesker som ellers har meget svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet så fortaber vi faktisk en mulighed

søge arbejdskraft udefra det er der jo masser af muligheder for allerede i dag

at når man åbner mere op for det så fortaber man i virkeligheden den

at vi har behov for

for ekstra hænder mener herre kristian

som statsministeren har nævnt gennem de seneste talere og til

undre sig lidt over hele den her diskussion

mere mere end hver femte der bor i københavn er født i udlandet

men men er der noget omkring københavn der også udfordrer vores sammenhængskraft i forhold til hvad

nogle ting der rører sig hvis der kommer mange udlændinge til selvfølgelig er der

hente alle dem man vil fra eu

der er ingen krav og så kan man i øvrigt hente folk fra tredjeverdenslande hvis man vil give dem

om året alt inklusive så man har

ordføreren skal underkende det talent

er menneskeskabte eller ikke er menneskeskabte og jeg har lyst til

understreger så må vi se om vi kan finde

der også er klimaforandringer der er menneskeskabte

i diskussionen selvfølgelig kan være svært helt

lang sigt men som så sker

forsigtighedsprincip man så skal lægge ned over det når man når man kan se det her

hvad tager vi af initiativer det er jo den måde dansk

lige før sommerferien den niogtyvende juni

år frem i forhold til energipolitik det er jo udtryk for

menneskelige betydning for klimaforandringerne som afgørende

ordføreren gav mig lige før der

bekymrer sig rigtig rigtig meget om hvor mange flygtninge der kommer til europa og måske dermed også til

hvis vi læner os op ad fns tal

om klimaforandringer vil vi omkring

på grund af klimaforandringer så jeg forstår ikke at

større ambitioner på det her område end det

at opholde mig på manhatten i new york

set hvad der rører sig der og hvad det er for nogle

i stort set alle kontorer jeg kunne få øje på også om natten

folk i dem og så videre altså

i proportioner den diskussion vi tit har i danmark

gå foran i forhold til alle andre fordi man siger

kloden i forhold til klimaforandringer der tillader vi os bare at være den stemme i klassen der en gang imellem lige

er danmarks andel af alt det her så det er slet spørgsmål om at vi ikke er med på at der tages initiativer og at vi også i fremtiden vil være at finde blandt kredsen af partier der tager ansvar i den her sammenhæng men vi vi synes også bare

de ældre og om behovet for medarbejdere i ældreplejen

vente der skal være stop for integrationen men sidste år

flere med ikkevestlig baggrund i ældresektoren end medarbejdere med dansk baggrund

sektorformanden i foa torben klitmøller hollmann som

vi har behov for at der er mange der søger ind på det her område fordi der i den kommende årrække kommer til at mangle enormt mange inden for sosu området

ikke rigtig hænger sammen man vil gerne gøre noget for de ældre men flygtningene må ikke blive integreret medarbejderne må ikke hentes i udlandet og til sidst kommer de ældre til at sidde og vente på at få den hjælp de har brug for

første fælles arbejdsdag med åbningsdebatten ruller sømmåtten ud for at forhindre regeringen i at gennemføre sin økonomiske politik på det her område

afhjælpe også den her situation

ærgerligt og også lidt mærkeligt at man støtter en regering hvis økonomiske politik man igen og igen lægger sømmåtten ud for at forhindre i at blive gennemført

det naturlige spørgsmål som jeg kan stille til herre

støtter regeringen så vil man efter et valg forlange en dronningerunde

på fuldtid får lov til det ligger omkring to

stillinger i det hvornår indser man at der er ressourcer i det danske samfund som

beskæftigelsesgraden hos kvinder

de her mennesker i sving det vil gavne samfundsøkonomien det vil da også gavne de menneskers selvværd og det vil skaffe arbejdskraft men den arbejdskraft vi har

få svar på det konkrete spørgsmål vil man vælte den siddende statsminister efter

for en ti år siden også var valgkamp i danmark

sagde fru pia kjærsgaard ved den lejlighed til herre naser khader at nu

man vil have en dronningerunde enten det ene eller det andet en dronningerunde betyder

sagde fru pia kjærsgaard dengang nu hedder statsministeren så lars løkke rasmussen men synspunktet er jo ikke

det hedengangne ny alliances det er jo dansk folkepartis derfor spørger jeg bare

at den ultimative måde som vi kan fremprovokere det på er i givet fald

ved herre morten østergaard virkelig noget om

det radikale venstre tror jeg har læst op på

op til hvert valg for at vide hvordan de skulle stille sig

er også i forhold til det citat fra foa at de med ikkevestlig baggrund der er i danmark som har permanent opholdstilladelse i danmark

det er vigtigt at vi fastholder dem uden for arbejdsmarkedet de skal

og hvis beskæftigelsesgraden hos de kvinder med ikkevestlig baggrund der er i danmark og

for danskere så skal

det skal de da om det er i ældreplejen eller andre steder de skal bidrage

pressede vi kan se at de er pressede af de strukturer vi har lagt ned over dem med at de skal hurtigt igennem uddannelsessystemet

også optaget af at have et uddannelsessystem hvor man kan blive klogere hele livet derfor var vi så meget imod uddannelsesloftet som man jo vedtog

det betyder at en sygeplejerske der er uddannet og som finder ud af at

være lærer ikke kan få lov til det eller at en pædagog der er uddannet

kompetencer til at blive socialrådgiver ikke kan få lov til det

det strider imod sund fornuft at man ikke kan blive klogere i vores uddannelsessystem der er et flertal imod uddannelsesloftet allerede så kort tid efter at det blev indført socialdemokratiet og liberal alliance er nu også imod uddannelsesloftet og har sagt at det skal afskaffes så kom jeg egentlig til herre kristian thulesen dahl allerede i tirsdags og sagde at nu ville jeg stille det her spørgsmål fordi jeg gerne vil give dansk folkeparti chancen for også at sige

for åben skærm afskaffer uddannelsesloftet en gang for alle så så hvad er egentlig dansk folkepartis holdning til uddannelsesloftet

rimeligt at man prøver det af i forhold til den uddannelse

om det duer altså når skatteyderne har betalt for at man får en uddannelse

su mens man studerer synes vi grundlæggende at det er rimeligt nok

det uddannelsesloftet går ud på så har vi jo lavet nogle undtagelsesmuligheder der siger at hvis man så får en uddannelse på et område hvor det er svært at få arbejde og man gerne vil have en anden uddannelse

man få dispensation vi har lavet nogle regler om at hvis man

har taget en uddannelse skal man have fri mulighed for at

altså lige prøve og se om ikke det virker at bruge den uddannelse det synes

er sund fornuft og derfor holder vi lidt fast i det

arbejdsliv det synes jeg er ufornuftigt men men jeg konstaterer at der er et flertal socialdemokratiet og et regeringsparti og også liberal alliance der uden om regeringen

der nu er det her flertal plejer dansk folkeparti jo at være så pragmatisk at man gerne vil diskutere det så hvis man kan finde en alternativ finansiering til det

vi sidder og forhandler med regeringen og andre partier blandt

med livslang uddannelse hvordan vi kan sikre at vi i højere grad har en situation hvor man kan vedblive med at uddanne sig i et arbejdsliv hvis jeg skulle vælge mellem at bruge penge på at afskaffe uddannelsesloftet og at bruge penge

sørge for at der er mere livslang uddannelse

er så stor geografisk forskel på

det er også noget af det vi kommer til at berøre i den sundhedsreform vi snart skal til at lave

mange familier og som kender patienten særlig

om man er enig i at familielægen stadig væk skal spille en central rolle fremadrettet

fordi der er så mange der har lukket for tilgang af patienter i dag

man har en læge familielæge som man har

så ved vi jo også godt at det er praktisk udfordret

en lang række steder hvor der

lukket for tilgang til familielægen og det kan man jo også godt forstå

har en læge som umiddelbart er vores læge men hvis jeg går ind og ser på hvornår vedkommende har tid så tror jeg godt der kunne gå et par måneder inden jeg

kan plotte mig ind på en tid så er det jo rart for mig at vores læge er i et lægehus hvor der så er nogle andre læger

se det her på at man kan have en læge som er

at der så er den fleksibilitet at hvis man skal hurtigere til

sig gøre så er det så ikke hos familielægen

flere læger sygeplejersker jordemødre og

er almen medicin

gange og sige at der bliver uddannet for få læger også det optag der kom her efter sommer var hun jo med det samme ude på vores vegne og sige at det

at komme ind og blive uddannet som som læge det er jo det der skal til for at vi også kan have flere der

går ud på de forskellige specialer så det er den eneste vej at gå der

i en årrække været uddannet for få læger og det bærer vi så konsekvenserne af nu

danskere som har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet knoklet igennem et helt liv og som måske allerede på nuværende tidspunkt synes det er ret uoverskueligt at skulle arbejde så længe vil regeringen altså

jo heldigvis lykkedes at få forpurret de planer blandt andet igennem et godt samarbejde mellem ordførerens parti og mit eget parti men det er altså stadig væk en hed drøm for regeringen at gennemføre det her forleden sagde finansminister kristian jensen i berlingske tidende at det stadig var en ambition

godt tænke mig hvis ordføreren ville redegøre for dansk folkepartis holdning til til den sag kan vi fortsat regne med at i også vil være imod at hæve

fra tid til anden kommer med bud på er at den skal stige endnu mere allerede med den stigning

ved vi jo godt og det har også allerede været diskuteret her i formiddag at der vil være mennesker der føler de kommer i klemme

føler sig nedslidte og føler at det bliver en meget høj pensionsalder vi får allerede med de eksisterende regler så det her med at

en forøgelse eller en hurtigere indfasning og sådan noget ind som som vi fra tid til anden hører tanker om er ikke nogen god idé det vil vi skal bruge kræfterne på er i stedet for at se hvordan vi kan hjælpe de mennesker som jo alligevel nu skal blive længere

dygtige til at få omskolet mennesker inden for et område hvor de ikke kan arbejde længere til et andet område i stedet for at opgive dem som seniorer men stadig væk med år frem til den officielle pensionsalder

gerne vil være på arbejdsmarkedet det jo en del af manges identitet at være tilknyttet arbejdsmarkedet

stadig væk er efterspurgt

skal bruge meget mere krudt på

få et krystalklart svar

nogle kompromiser med regeringen hvor man siger at ja vi er egentlig ikke for den her retning men det havde været værre hvis ikke vi var gået med i i kompromiset så vi vil bare gerne have et helt krystalklart svar og en garanti for at dansk folkeparti ikke under nogen omstændigheder kommer til at støtte nogen hævelse

godt er klar over hvor vi står også det meget klare svar jeg kom med

at statsministerens genvalgschancer er blevet større fordi

regeringens politik den ikke har fået gennemført det skal han være glad for vi er de sande venner

er jo et af de områder hvor jeg tror det havde været lidt sværere for statsministeren

ud og møde danskerne i valgkampen hvis man havde truffet beslutning om at pensionsalderen skulle

historien om jesper mangler jo den dimension at jesper nu ved

er skal holde rigtig længe på arbejdsmarkedet hvis han

så skal man holde til man er fem og halvfjerds

mange folk føler sig

kommende generationer stiger og stiger

at være på arbejdsmarkedet i fem og halvtreds år

til de bliver to og halvfjerds eller fem og halvfjerds år

er truffet politiske aftaler der får pensionsalderen til at

det giver nogle udfordringer for nogle af de mennesker i vores samfund som har meget nedslidende

giver nogle udfordringer for mange af de her mennesker

også derfor jeg siger at den vigtigste politiske opgave på det her felt i de kommende år jo vil være at vise de mennesker

skifte til andre jobtyper hvor det kan lade sig gøre at være hvad kan det være for noget jo skal man lave et

det være at man kan lave det inde i en hal hvor der er tempereret og hvor der er maskiner der foretager løftene

er jo muligheder for at bruge den teknologiske udvikling vi ser

i forhold til de tunge løft der finder sted

man kan få hjælpemidler

assistent eller hvad det er for at afhjælpe de skader man ellers kan få

nedslidning der forebygger arbejdsskader og det er noget af det jeg synes bliver det allervigtigste i forhold til de her mennesker som ellers arbejder inden for områder hvor man ikke må kunne forvente at de kan arbejde så længe som pensionsalderen kommer til

omkring forhøjelsen af pensionsalderen

som fortsat vil have de hårde nedslidende jobs og som starter tidligt på

ikke kan holde til de er to og halvfjerds år eller fem og halvfjerds år

det sagt at vi er et samfund der i den grad mangler arbejdskraft

har brug for alle hænder i et omfang så man nu skal til at åbne op for at der kan komme en del kinesere ind på det danske arbejdsmarked og på den anden

at der er nogle mennesker der bliver nedslidte så de ikke kan være på arbejdsmarkedet

alverden så ikke bruge den højkonjunktur og den situation vi er i til at se på hvordan man kan få de to ender til at

man indretter arbejdspladser der faktisk er til gavn for de her mennesker så de kan blive hængende

ønsker at forlade arbejdsmarkedet det er fordi de ikke

stillet en arbejdssituation i udsigt de kan honorere med den

har efter et langt liv så det handler da om at give de mennesker nogle tilbud der er egnet til

i stedet for at skubbe dem ud og bare sige

jeg både blev klogere på lolland københavn slagelse odense

derude det må man bare konstatere det gælder både

vores mindste børn det gælder på vores sygehuse det gælder på vores plejehjem

skal også komme flere hænder i kølvandet på det regeringen

er færre hænder i en tid hvor der faktisk kommer rigtig mange flere børn og ældre

de kommende år hvis det er at det nuværende flertal

et lille land vi har så det går nok jeg mener jo at det der er vores allerstørste pligt er at sørge for at der rundt i kommunerne i danmark er ressourcer til at man kan drive en ordentlig velfærd og det gælder også på børneområdet jeg oplever ikke mange kommuner der har det ønske og siger vi vil gerne skære ned på børneområdet vi vil gerne sikre at der er dårlige normeringer i vores daginstitutioner det oplever

det derfor handler om for os er at kommunerne har en økonomi der gør det muligt

tidligere tiders uhensigtsmæssigheder eller regeringen kommer og siger at

tilståelsessag i forhold til at vi har en økonomi i kommunerne i dag

og dér synes jeg faktisk nøglen er til at få løst de her ting så det handler jo om at

vi siger nej til store ønsker om skattelettelser

det for at have penge i kassen til en velfærd også i fremtiden når det handler om

det for at sikre at der i alle kommuner er en tilstrækkelig økonomi til at kunne levere en ordentlig

sine partnere i regeringen når de nu går ud og siger noget der er så diametralt modsat af det vi kan stå og etablere en fælles forståelse om her nemlig at det ikke er et spørgsmål om dumme kommunalpolitikere

hvert eneste år når budgettet skal lægges

ud over vores børn vores syge vores ældre jeg synes det er uværdigt

det kommer til vores små børn hvor vi ved at de første tusind liv er fuldstændig afgørende

hvis det nuværende flertal fortsætter

kristian thulesen dahl forventer at få igennem siden

flere penge i kassen til velfærd

det er jo nogle grundlæggende synspunkter vi har vi også har sat igennem det gør at der nu er flere penge i kassen i de kommende år til at udbygge vores velfærdssamfund med også i forhold til offentlig velfærd end der ellers ville have

hvis vi havde sagt ja til de ønsker der var lagt på bordet foran os

at der også kan komme en bedre økonomi i kommunerne men det der bare også

økonomien bliver ordentlig fordelt mellem kommunerne og der mener vi bare

den måde partierne har ageret på der må vise at det er en tilståelsessag i forhold til at det eksisterende system ikke virker

en ting det er at kunne sætte sig i en af de en hundrede og ni og halvfjerds stole

der med befolkningens opbakning har skabt det danmark vi kender

det er først og fremmest bygget på samarbejde et

og selv om vi har hvert vores udgangspunkt og har hvert vores syn på verden skal vi i hvert fald halvfems af os blive enige for at kunne forandre verden de sidste tre år har venstre gjort præcis det samlet partierne bag os regeringen har indgået i alt en hundrede og sytten politiske aftaler og samarbejdet med alle folketingets partier aftaler og et samarbejde

på næsten alle områder står vi i dag med et mere stabilt og mere balanceret danmark end for bare tre år siden

fru mette frederiksen det har vi allerede gjort danmark er ikke splittet

noget vi kan gøre bedre gøre anderledes forny og forbedre men danmark er ikke et splittet land

ventelisterne er nedbragt markant for vi har tilført milliarder til sundhedsvæsenet det har vi gjort fordi vi kunne se at der var ting der ikke var gode nok at ventetiden på behandling skulle være kortere og kræftbehandlingen skulle være bedre vi har tilført milliarder til kommunerne fordi vi kunne se at der manglede penge til de helt nære opgaver

udlændingepolitikken otte og halvfems gange fordi vi mener at antallet af asylansøgere betyder noget vi har givet virksomhederne bedre rammebetingelser så

og seksogfyrretusind private arbejdspladser siden valget ja faktisk har der aldrig været så mange danskere

har et arbejde at stå op til

og jeg er sikker på at de mennesker der har skiftet kontanthjælpen ud med et fast job kollegaer og et arbejdende fællesskab ikke synes at danmark er splittet

jeg hørte da også fru mette frederiksen sige det går godt i danmark

meget enig i de ambitioner og visioner vi havde

da vi overtog regeringsmagten i to tusind og femten har sat den rette kurs en kurs der har bragt os langt og som kan bringe os endnu længere

socialdemokratiet har fremlagt en slags plan som skal vise hvordan socialdemokratiet vil prioritere

desværre er det ikke rigtig muligt for økonomerne at få planen til at hænge sammen der mangler ganske enkelt tal

i socialdemokratiets plan bliver der delt ud til alle socialudspil nærhospitaler gratis tandpleje afskaffelse af integrationsydelsen afskaffelse af kontanthjælpsloftet og sådan kunne jeg blive ved listen er lang

ikke underligt at økonomerne har lidt svært at

diskussionen om hvem der skal være rød bloks statsminister vil ingen ende tage

for nylig kom der en opgørelse der viste at regeringen allerede har leveret på to hundrede og fyrre ud af to hundrede og firs valgløfter

da socialdemokratiet sidst sad i regering kom der en opgørelse

hundrede løftebrud på hundrede dage

dengang i kunne blive enige om hvem der skulle være statsminister

regeringen har forenet de blå partier om mange gode aftaler vi har skabt et styrket et balanceret og et samlet danmark

til at finansiere vores visioner

for få dage siden fremlagde vi et udspil der styrker de unge der går på universitetet de studerende skal gøres klar til fremtiden en fremtid som ingen af os kender det er en svær opgave som kræver frihed og fleksibilitet jeg har selv været igennem uddannelsessystemet og oplevet presset men vi vil fjerne noget af det pres

som mange studerende oplever og som gør ondt helt ind i maven det er så vigtigt at vi får skabt gode vilkår for vores unge mennesker det er dem vi skal bygge vores fremtid på og så er det selvfølgelig også dem vi skal skabe gunstige rammer for

på samme måde skal vi skabe gode rammer for de kloge hænder kloge hænder er lige så vigtigt som kloge hoveder for uden mennesker der vælger en praktisk funderet uddannelse er vi ikke et helt samfund det er derfor vi har fremlagt et erhvervsskoleudspil der sikrer at vi udvikler kloge hænder

vi har også fremlagt en psykiatriplan hvor vi afsætter to milliard kroner til at hjælpe flere mennesker ud af deres mørke det er så svært for dem der har ondt indeni og for de pårørende og for omgivelserne der så gerne vil hjælpe men som er usikre på hvad det er der skal til vi skal gøre noget her

og det vil vi gøre for vi har ambitioner og visioner om at gøre verdens bedste samfund endnu bedre og få alle med det er også derfor at vi om kort tid vil fremlægge en sundhedsreform som skal sikre bedre sammenhæng i behandlingerne og løfte det danske sundhedsvæsen endnu højere

vi vil fremlægge en visionær klimaplan der skal gøre danmark endnu grønnere vi har nemlig store ambitioner for det folketingsår vi netop har sat i gang

i blå blok har vi brugt de sidste tre år på at levere resultater på at skabe et stærkere og mere balanceret danmark det bliver vi ved med det kan vi gøre fordi vi står bag én samlet kurs én samlet vision og én statsministerkandidat vi har en fælles kurs som gør danmark friere gør danmark rigere og gør danmark tryggere tak for ordet

venstres bud på hvordan verden skal se ud og det gælder

også danmark når man har kigget uden for christiansborg

meget meget store reklamer og statsministerens ansigt har fyldt i bybilledet og budskabet har været at man

graver lidt i den virkelighed der er derude hvad det så er

i de kommende år blive titusind færre offentligt ansatte derfor vil jeg bare spørge

skal der være hvor mange færre skolelærere skal der være hvor mange færre pædagoger skal der være hvor mange færre sosu

tal der kommer fra finansministeriet og når man blandt andet siger at man vil styrke sundhedsvæsenet så lad os starte med sygeplejerskerne hvor mange færre af dem

hundrede færre pædagoger

syv hundrede færre skolelærere det var sådan det var sidst socialdemokratiet havde regeringsmagten mens den her regering har haft regeringsmagten har vi styrket det offentlige forbrug

netop fordi vi synes den borgernære velfærd er hamrende vigtig der er blevet ansat flere sygeplejersker og flere læger siden to tusind og et faktisk en hver dag på nær om søndagen så når herre nicolai wammen prøver på at tegne et eller

fiktivt scenarie af hvordan det kommer til at se ud i fremtiden

og virkeligheden er at den her regering har styrket det offentlige forbrug

at man overhovedet ikke forholdt sig til det jeg spurgte om jeg spørger hvad er det der ligger i tallene fra finansministeriet

kan man jo tage de svar der er kommet fra ordførerens partifælle nemlig finansministeren her forleden der viser at der bliver tusind færre sygeplejersker frem til to tusind og fem og tyve at der bliver tusind færre folkeskolelærere

og at der i øvrigt også bliver mellem fem hundrede og tusind færre sosuer det er virkeligheden det er det man er nødt til at forholde sig til fra ordførerens side og derfor vil jeg bare spørge ganske enkelt hvordan styrker det det danske sundhedsvæsen at der bliver tusind færre sygeplejersker

at herre nicolai wammen ikke ved at det han står med i hånden er et beregningsteknisk skøn det er ikke regeringens politik for regeringens politik fremlægger vi i finansloven i finanslovsudspillet vi laver politik når vi laver

en økonomiaftale med kommunerne når vi tilfører kommunerne flere penge til service så er det udtryk for vores politik når vi styrker sundhedsvæsenet med fem

herre nicolai wammen ved også godt at man kan stille et spørgsmål præcis som man vil og få præcis det svar man gerne vil have vores politik står i finanslovsudspillet vores politik er det vi har bygget

i dag der jo handler om at midlertidigt ophold i danmark for

kan fru britt bager fortælle folketinget lidt om hvordan venstre måske ser muligheden for

få det effektueret altså hvad det er for nogle

sikre at den her midlertidighed som jo har ligget os meget på sinde i flere år men som vi nu

er lykkedes os at stramme den otte og halvfems gange vi har det laveste antal asylansøgere i ni år i to tusind og sytten kom der kun

hundrede asylansøgere til danmark og det gjorde der jo fordi vi sammen har

udlændingepolitik og det skal vi også gøre fremadrettet

rimeligt at et midlertidigt ophold rent praktisk kun er midlertidigt så snart der er ro på hjemmefronten

skal man tilbage og hjælpe med at

for os er det også vigtigt at man er selvforsørgende i langt højere grad end tilfældet er i dag

koster indvandringen i danmark om året

fast i den linje der er lagt og holder et asyltal på det absolut minimale af hensyn til danmarks fremtid

så er der kommet nogle mennesker til danmark som vi er enige om

hjælp i danmark men kun midlertidigt man har både en moralsk og en reel pligt til at vende tilbage når man kan for at

med arbejdsmarkedstilknytning dagpengeret

hvis man i øvrigt skal skal tilbage og genopbygge sit land der har vi jo fornemmet at regeringen er lidt tilbageholdende med lige

så spørger vi jo bare til hvilke andre redskaber

man kan forestille sig vi kan få fat i for så at få gjort midlertidighed til

jo heller ikke nogen hemmelighed at vores politik går på to ben danmark for dem der kan og vil og det betyder også at vi synes

skal ud og blive en del af det arbejdende fællesskab de skal lære det danske sprog de skal lære om den danske kultur og de skal ud

men det ændrer jo ikke på at vi sammen har styrket danmark at vi sammen har strammet udlændingepolitikken og så skal vi

vi kan gøre for at sikre at vi kommer videre for at sikre at den her midlertidighed kun bliver midlertidig

at vi hele tiden følger med og handler når det kræver handling

skal måle regeringen på

de sidste tre år

er også fuldstændig rigtigt som fru britt bager siger at der er blevet ansat en læge om dagen undtagen om søndagen det er det der er det store slagnummer

sygeplejersker lægesekretærer i sundhedsvæsenet så når man samler det sammen

måske at falme en lille smule

venstre

sundhedsvæsenet er blevet styrket

og så står jeg ikke her nationalt og blander mig i hvordan regionerne vil bruge de penge jeg undrer mig bare lidt over den logik fru pernille skipper bruger her der er blevet tredstusind flere patienter der er blevet færre læger kan fru pernille skipper så ikke svare mig på

kan være at vi har kunnet halvere tiden på ventelister

hvor mange sygeplejersker der er blevet fyret hvor mange sosuer der er blevet fyret hvor mange lægesekretærer der er blevet fyret

og til det billede som fru pernille skipper prøver at tegne her

personale der ikke kan følge med

bevæge sig lidt mere ud i virkeligheden lidt mere for det er simpelt hen ikke det danmark jeg kender

rigtig godt kvaliteten i behandlingen bliver højere vi er kåret til at have europas tredjebedste sundhedsvæsen det er ikke det sorte hul

meget meget positivt på i forlængelse af det

til gengæld også spørge ind til hvad

når vi snakker om klimaforandringer

et klimaudspil fra regeringens side og måske er der i

mit spørgsmål til ordføreren er hvordan ser venstre landbrugets rolle når vi snakker om klimaforandringer

får en progressiv klimapolitik når det handler om at omstille

med sådan et ambitiøst mål

det er vigtigt at vi hele tiden ser fremad det er vigtigt at vi også tør tænke frem til

tredive det er vigtigt at det ikke kun er

energiområdet hvor vi jo landede en bred og god aftale før sommerferien at vi er ambitiøse

det vil også afspejle sig i det udspil som regeringen kommer med inden for ganske kort tid det udspil indeholder og det ved herre uffe elbæk jo også godt de konkrete ting omkring hvad der skal ske med landbruget men jeg kan helt generelt sige

fodboldbaner fra konventionelt landbrug til økologi for vi ved godt

de satte to tusind og tredive målene for elbiler

i forlængelse af det første vi ved at kødindustrien

skal spise mindre kød for at nå de mål der er sat i parisaftalen

men jeg er ikke medlem af et parti der lovgiver om hvad

folk skal spise det er jeg ikke jeg er med

afsætte penge til forskning men jeg er ikke med på at lovgive om hvad folk skal spise selv

efter at herre kristian thulesen dahl var på talerstolen og som regeringens støtteparti meddelte at regeringen skulle gå af efter næste valg jamen så kan det jo næsten ikke gå bedre altså

dahl ved samme lejlighed jo endnu en gang gjorde en stor dyd ud af at have forhindret regeringen i at føre den økonomiske politik den mener er rigtig for danmark også i dag har rullet sømmåtten ud og sagt at når det handler om det seneste forsøg på at føre en ansvarlig økonomisk politik nemlig at rekruttere udenlandsk arbejdskraft

derfor er er spørgsmålet jo

fru britt bager er det sådan for venstre at det er vigtigere at statsministeren statsministeren hedder lars løkke rasmussen end at regeringen fører en økonomisk politik

i den tid vi har siddet i regering vi har investeret massivt i velfærdssamfundet

ældre børnene samtidig med

det har vi jo gjort fordi vi er af den overbevisning at der skal skabes vækst i de private virksomheder

er råd til velstand og velfærd og den politik synes jeg vi er lykkedes med der er ikke noget inde i min mave der slår knuder når jeg taler om vores økonomiske politik tværtimod jeg er stolt af at vi i den her regeringsperiode har investeret massivt i de områder vi lovede samtidig med

massive besparelser på uddannelse fortsætte fordi man ikke kan øge råderummet

tilfreds med det giver ingen knuder i maven hos fru britt bager

knuder i maven når nu regeringen så målrettet griber ind over for uddannelsesinstitutionernes mulighed for at være en del af internationaliseringen og når man målrettet går ind og siger til universiteterne at de udover at

tiltrække de udenlandske studerende

lyst til at komme til danmark og bidrage til det internationale studiemiljø og måske endda bidrage til det danske samfund hvis de bliver hængende bagefter er det også bare noget som er dejligt og som

fornemmede jeg bare i det spørgsmål som herre morten østergaard

er ikke noget jeg har har bemærket at at dansk folkeparti har nogen planer om

jo fordi som jeg sagde i min tale at det er vigtigt at vi har kloge hænder

har folk til at ekspedere i butikkerne har håndværkere der kan komme og reparere vores hus det er hamrende vigtigt der er efterspørgsel på det og det er derfor vi er

med et meget ambitiøst erhvervsskoleudspil til to

skal afvise at tage ansvar

nogle af verdens svageste flygtninge nemlig fns kvoteflygtninge

historisk set taget beskedne fem hundrede af om året som en del af vores grundlæggende

endnu en gang sin beslutning med at der er brug for et pusterum fordi tilstrømningen til danmark har været så stor at vi end ikke kan hjælpe de fem hundrede flygtninge der har allermest brug for det men i starten af året pralede ministeren ellers med at antallet af asylansøgere der kom til danmark i to tusind og sytten var det laveste i ni år som ordføreren også udtrykte det tidligere hvordan hænger det så sammen hvorfor mener venstre ikke at vi kan tage vores del af det internationale ansvar og gøre ligesom alle andre lande vi sammenligner os med nemlig

det er vi selvfølgelig stolte af fordi vi har strammet udlændingepolitikken otte og halvfems gange for at rette op på de fejltagelser den tidligere regering gjorde hvor det bare væltede ind over grænserne med flygtninge så derfor står jeg fuldt og fast

er det jo fordi vi stadig væk har en udfordring at løse i forhold til integrationen vi er langtfra i mål i forhold til at få integreret de flygtninge der er i danmark selv om beskæftigelsen er gået op

har flygtninge der er startet på en igu og formentlig vil have nemmere

arbejdsmarkedet så er der store problemer i dele af danmark

når de udtaler at flygtningesituationen nu er så meget under kontrol at kommunerne

kommunerne siger at det var rart med et pusterum men nu er de sådan set klar igen

er jo fordi der ikke er blevet taget fat på integrationen tidligere

hundrede der udgør det hele

også gerne betrygge ordføreren og sige at hvis vi på et eller andet tidspunkt får styr på det her får styr på at få integreret de flygtninge der er her i højere grad så vil vi naturligvis se på kvoteflygtninge

til at sundhedspersonalet ikke har tid til at følge med er selvfølgelig at de løber rundt i øjeblikket

nicolai wammen og fru pernille skipper spørger ind til regeringens egen

så svarer fru britt bager jo lidt udenom jeg synes egentlig vi

som herre nicolai wammen stillede før med med

bliver der beregningsteknisk flere ansatte i den offentlige sektor

bekræfte at følger man det demografiske træk bliver der flere og følger man regeringens økonomiske

ikke har gjort sig den ulejlighed at læse det svar for i svaret står der

er udtryk for regeringens politik det er en teknisk beregning regeringens politik kommer til udtryk i vores finanslovsudspil hvor vi styrker kernevelfærden

eget parti har været ude at sige at det her ligner et valgoplæg

er hvad der er mere i offentligt forbrug end der var i to tusind og femten

det er ret enkelt det er sådan set bare at svare på det er det korrekt at der hvis man tager udgangspunkt i regeringens egen grundlæggende økonomiske politik bliver færre ansatte rent beregningsteknisk jeg kan godt forstå

er belejligt at svare på det men er det ikke rimeligt over for det sundhedspersonale der står derude og knokler så sveden springer at man ikke står på folketingets talerstol og griner fjoget men rent faktisk giver et håndfast tilsagn om at vi

er således ikke tale om en vurdering af virkningen af regeringens økonomiske politik i

det er da klart og tydeligt hvad der står det er da klart og tydeligt faktum her er sundhedsvæsenet er blevet styrket år for år det

har jo lavet en bred aftale som

betyder at hvis man for eksempel som

kan man få sin folkepension når man er en og halvfjerds eller to og halvfjerds år alligevel forstår jeg at regeringen

pensionsalderen yderligere

og halvfjerds og pensionsalderen er vist også korrekt det er jo ikke nogen hemmelighed at vi spillede ud med en anden aftale end den vi er landet på i forhold til pensionsalderen

vi landet på en rigtig rigtig god aftale en aftale hvor flere seniorer kan blive på arbejdsmarkedet hvis de har lyst

og hvor vi har strikket nogle ordninger sammen der gør at man i højere grad kan få en førtidspension eller en seniorførtidspension hvis helbredet ikke er til at man er flere år på arbejdsmarkedet den aftale

at venstre stadig ønsker at forringe pensionsalderen altså hæve pensionsalderen årsagen til at jeg spørger er at finansministeren som nu sidder og kigger

været ude at sige at regeringen stadig væk har kig

fjernt for venstre og regeringen at fremsætte forslag om

så derfor er det et meget naturligt spørgsmål ønsker venstre ønsker regeringen

også næsten samme jakkesæt på i dag

i må så selv diskutere hvem det er et kompliment til

herre morten bødskov er at vi

planer om at ændre den pensionsaftale vi står ved den aftale om frivillig tilbagetrækning det synes vi er en rigtig god aftale både for danmark

vi

derfor spørger jeg så ordføreren nu når man læser statsministerens tale og også hørte den forleden

en og tyve nye sundhedsfællesskaber fremover som skal bygge bro mellem sygehuset kommunen og den praktiserende læge betyder det så ikke reelt at regionerne får dødsstødet efter et folketingsvalg hvis regeringen

faktisk har leveret både på behandlingstid

også på kvalitet vi mener vi har et ansvar for at se ind i de systemer der er og udfordre dem udfordre den måde vores samfund er opbygget på det er det vi har gjort jo derfor statsministeren har nedsat et udvalg der sidder og arbejder på hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal indrettes men jeg er faktisk meget mere optaget af hvad det er for en behandling

at vi kan give en god kræftbehandling at der er større chance for at overleve kræft jeg er optaget af at vi bliver ved med at nedbringe ventelisterne det er det jeg er optaget af og hvis det så medfører at regionerne ikke er de rette til at varetage det ansvar så må det være sådan

kommer ikke til at konkludere på det i dag og det gør jeg ikke af respekt for det arbejde vi har sat i gang

og nævner en masse ting i sin ordførertale

viser det sig jo at der stadig væk er syge mennesker på gangene

og i psykiatrien halter det gevaldigt mange har sikkert set dokumentaren

der skal rettes op på som

jeg synes det er så vigtigt at vi i langt højere grad får ligestillet de fysiske og de psykiske sygdomme

også det vi lægger op til det jo derfor vi er kommet med et psykiatriudspil hvor der afsættes to

sårbare mennesker der går og har ondt i sjælen men som ikke har en diagnose de skal i langt højere grad have hjælp vi skal langt tidligere kende de signaler som samfund for det andet skal de mennesker der har en mindre diagnose kunne få den hjælp som de har brug for langt tidligere og for det tredje skal de mennesker der er virkelig syge der har en rigtig alvorlig diagnose og som ryger ind og ud af hospitalerne

de skal blive på det hospital indtil de er raske i stedet for at ryge frem og tilbage mellem kommunen og regionen

fru britt bagers partifælle finansministeren sagde i et interview med berlingske tidende her den trettende september når det kommer til spørgsmålet om

været venstres politik og den er blevet lagt frem her i en på det tidspunkt meget nødvendig helhedsplan måtte vi forstå at

pensionsalderen i danmark

der vil jeg egentlig bare bede fru britt bager om at svare

det også er det som finansministeren giver udtryk for i det interview han har givet til berlingske tidende

nye forhøjelser af pensionsalderen

så er lavet handler jo egentlig om nogle andre ting

jo stadig muligheden for at foreslå at forhøje pensionsalderen for at kunne finansiere de mange lettelser af skatten man gerne

man putter bare med det nu hvor der snart er folketingsvalg fordi man godt ved

et kæmpe problem med mennesker der allerede i dag ikke kan holde til arbejdslivet og som man ikke tilbyder nogen løsninger alligevel er man klar til at forhøje pensionsalderen mere

ikke venstres politik at forhøje pensionsalderen mere og hurtigere end det der er aftalt nu hvis man selv kunne bestemme

aftale vi har lavet vi står fuldt og fast inde for den aftale vi har lavet og vi er meget glade for den aftale vi så lavede i forhold til frivillig tilbagetrækning jeg synes det er fantastisk at se alle de seniorer der er ude på arbejdsmarkedet alle de seniorer som har kroppen til at være længere tid på arbejdsmarkedet så den aftale om frivillighed

meget andet sådan set kan være ret ligegyldigt hvis danmark skal leve op til

ikke uden om at gøre noget ved landbruget og vi kommer ikke uden om at antallet af dyr vores animalske produktion skal bringes

det er der jeg bliver lidt bekymret i forhold til venstre for venstre er jo kendt for et må man sige meget meget tæt forhold til det industrielle landbrug og kendt for at hensynet til det forhold ofte sættes foran hensynet til bredere samfundsforhold til borgere det så vi under gylleskandalen og det har vi set mange gange det håber jeg

være tilfældet den her gang fordi det er så afgørende et spørgsmål derfor er mit spørgsmål til ordføreren egentlig er ordføreren enig i

at nedbringe vores udledninger så kommer vi ikke uden om at nedbringe antallet af malke og kødkvæg i danmark nedbringe den animalske produktion i danmark

et ambitiøst energiforlig som vi jo landede inden sommerferien det er dejligt når man som regering kan lykkes med at samle alle folketingets partier om at gøre danmark grønnere så jeg håber at herre pelle dragsted og enhedslisten vil gå ind i de kommende klimaforhandlinger med samme realisme og samme positive tilgang til at vi skal føre danmark i en grønnere retning jeg deler ambitionen det er helt sikkert jeg deler absolut ambitionen om at vi skal blive ved med at være i den grønne førertrøje jeg tror heller ikke at det kommer bag på herre pelle dragsted at jeg ikke kan stå her og afsløre hvad der kommer i vores kommende klimaudspil

godt forstå at det er meget spændende det er lige på trapperne det skal nok komme i skal nok blive indbudt til forhandlinger og så håber

vi kan lande en aftale der er lige så ambitiøs som den vi landede på energiområdet

vi nødt til at reducere antallet af dyr

omkring tyve procent af vores samlede udledninger kommer fra landbruget og alle der er eksperter på det her område siger at hvis vi skal nå i mål med de reduktioner vi har

animalske produktion i det danske

hørte bare ikke noget om landbruget i statsministerens åbningstale i forhold til klima

jeg lidt bekymret for med venstres historik

måske for tætte forhold til toppen i landbruget om

vedrører velfærdsstaten men det gælder også når det vedrører vores natur og vores klima

det jo fordi og det ved herre pelle dragsted også godt det med landbruget tager vi stilling til i klimaudspillet og jeg kommer ikke til at stå

folketingets talerstol og afsløre hvad der

vores klimaudspil som kommer om et par uger vi er optaget af at landbruget skal være klimaeffektivt det landbrug vi har i dag er også et af de mest klimaeffektive i hele verden den kurs skal vi fortsætte og den kurs kommer også til at

en sædvanlig går den så går den attitude

ikke kunne sige men jeg kan konstatere at statsministeren

nu viser det sig jo så at være fuldstændig forkert og jeg vil gerne bede ordføreren bekræfte at det er sådan at erhvervsskolerne frem til to

to og tyve skal spare flere penge

altså ender med et stort minus

vil styrke erhvervsskolerne det gør vi fordi vi ved der er brug for at rekruttere kloge hoveder og det omprioriteringsbidrag som er lagt på erhvervsskolerne er mindre

det udspil vi kommer med så det her går ikke i minus

men så lyder det ellers på

hvis det nu alligevel skulle vise sig at de her tal er rigtige kunne man så forestille sig at venstre faktisk har den principielle opfattelse at så skal man selvfølgelig stoppe for det minus

hvis det nu viser sig at det er rigtigt hvad vi siger nemlig at der er et samlet minus er venstre så af den opfattelse at erhvervsskolerne er så vigtige for danmark at man med det samme stopper

er der to milliard kroner mere til erhvervsskolerne

mere til at styrke erhvervsskolerne til at sørge for at vi griber fat i de unge mennesker når de går i folkeskole så de bliver opmærksom på at der er rigtig gode muligheder for at få en erhvervsskoleuddannelse og jeg kan

synes at det er lidt problematisk at vi faktisk har leveret på alle de områder vi gik til valg på det har vi

suspenderer jeg mødet indtil klokken tretten med henblik på frokostpause

grundlovens § otte og tredive i rækken af ordførere er vi nået til fru pernille skipper

folketingets ærede medlemmer det der med at man har et familiemedlem som bare er genialt når man sidder der til familiefesterne

et under at bill gates ikke har været der med en eller anden millionkontrakt og leveret et tilbud der ikke

er der i hvert fald i min familie

jeg sige at efter i tirsdags kan jeg også godt lure hvem der har den rolle i løkke rasmussen klanen

tale på at rose sig selv i tirsdags

remset alle de potentielle fortjenstmedaljehøstere det var dagpengereformen det var efterlønsreformen det var stigende pensionsalder og det var

ros have stået en lille smule flottere hvis den var kommet fra nogle af alle de mennesker der rent faktisk er blevet

jeg tror at de tusindvis af mennesker der i dag lever

jeg tror også at alle de ansatte

til vores forældre og bedsteforældre der har brug for ordentlige skoler ordentlige børnehaver vi kan aflevere vores børn trygt i synes at det måske er sådan

når statsministeren roser sin egen store indsats for fællesskab og lighed i danmark det indgik gudhjælpemig også i talen

i hvad alle de mennesker synes om den politik der bliver ført end de løsrevne tal og annoncer som er blevet strøet rundtomkring i danmark og også fra folketingets talerstol så sent som i

sin snude ret mange centimeter uden for christiansborg for at se og vide at virkeligheden er en anden

på arbejde hver dag og betaler deres skat alle dem der henter

for omsorg og støtte bliver ligesom hele tiden flyttet om

lige er en eller anden rig arving der skal have en skatterabat først

og det har gjort det til en potentiel set

at det på nogen måde skulle

kunne lade sig gøre at arbejde som rengøringsassistent uden at hæve armen

ikke blevet bedre hun kan ikke få nogen hjælp fra det offentlige

det burde være alle dem inde i den her sal der har skabt den situation hun er

stadig væk er utrolig trygt at drive bank uanset hvor dårlig man er til det

røg vi alle sammen med og siden er den

må det politiske efterspil heller ikke slutte nu

fattigdom i danmark hele trehundredetusind pensionister har kun folkepensionen og dermed har de også en meget skrøbelig økonomi imens er der også

folkepensionen bliver langsomt udhulet det er trygt at være danske

skrev til mig for nylig hun har arbejdet som pædagog

mulighed være væk om ganske få år

det er blevet mindre nedslidende at være

ud af at de fik taget en ekstra pensionsaldersstigning

til at være tilfreds

til at hæve levestandarden hæve trygheden

det har ændret sig

almindelige menneskers livsvilkår og tryghed

reformer som statsministeren remsede op i tirsdags har

virkelig kan noget

kommer til at ske hvis fru pernille skipper

jeg godt nok ked af jeg synes jeg sagde nogle kloge ting

jeg lyttede rigtig godt efter for det skal man jo når

er sket den udvikling at fru pernille skipper nu er statsministerkandidat

om fru pernille skipper og enhedslisten undergår en udvikling lige nu hvor det bliver så vigtigt at komme ind i

ny regering og måske endda selv sætte sig i førersædet at man er parat til at skippe en masse

jeg slog op på enhedslistens hjemmeside

sådan meget pædagogisk lavet sådan nogle spørgsmål svar som kan gøre os klogere på hvad det er enhedslisten tænker og et af de spørgsmål der er handler om udlændingepolitik

vi slipper ikke udenom at der i øjeblikket er et flertal for en stram udlændingepolitik den politik vil blive ført hvis løkke

at fortsætte og ja selv hvis vi kunne tvinge os selv i regering så ville vi blive tvunget til at føre en stram udlændingepolitik altså

er helt fantastisk betyder det at enhedslisten har affundet sig med

at sætte sig i regeringssæderne og videreføre den stramme udlændingepolitik

være en nyskabelse i dansk politik det står på enhedslistens hjemmeside jeg slået det op lige nu så hvad ligger der bag den analyse der gør at man når frem til at man er villig til at videreføre den stramme udlændingepolitik

forklare helt klart at det citat som herre kristian thulesen dahl

række af spørgsmål svar

et argument for at man selvfølgelig ikke skal gå i regering for enhver pris men jeg

til at sidde og gennemføre herre kristian thulesen dahls udlændingepolitik som som en del af en regering hvis det var det

der står enhedslisten går efter en rød grøn regering

om en kronik som fru pernille skipper har skrevet

vejlede læserne altså danskerne i hvad det er enhedslisten går efter i forhold til at få en ny regering og når man går ned til det sidste spørgsmål svar er ikke mange det er kun seks syv spørgsmål svar det drejer sig om

stramme udlændingepolitik som vil blive ført hvis løkke får lov

og ja selv hvis vi kunne tvinge os selv i regering så ville vi blive tvunget til

danskerne må da have en forklaring er det det der står på enhedslistens hjemmeside under spørgsmål svar der er gældende eller er det det fru pernille skipper nu siger altså at nej selvfølgelig vil man ikke

jeg er godt nok sproglig student og derfor er jeg ikke sådan den helt store matematiker men jeg kan tælle til halvfems og desværre er

for enhedslistens udlændingepolitik desværre er

som insisterer på at danmark ikke skal tage sin del af ansvaret for mennesker på flugt

vil behandle mennesker som kommer fra andre lande

er født og opvokset her ringere end andre det er ikke enhedslistens politik og indtil vi får et flertal for noget andet

herre kristian thulesen dahls politik

sidde for enhver pris og gennemføre herre kristian thulesen dahls politik også selv om der måske er andre herinde der vil

modstand mod at udlændinge kan få lov til at komme til danmark og tage et arbejde ordentlige løn og arbejdsvilkår

en svejser fra brasilien

kommer hertil på ordentlige løn og arbejdsvilkår

det forkert vi synes netop at det er helt i orden at man kommer hertil hvis det er på ordentlige løn og arbejdsvilkår og det er jo blandt andet derfor at vi kæmper så hårdt for en social protokol i eu sådan

kan udnytte underbetalt arbejdskraft i andre lande som

at acceptere ringe vilkår til også at

i international solidaritet

må det jo betyde at en

det skal være på danske løn og arbejdsvilkår

være overenskomstmæssige vilkår og

at man kan stille de krav til de danske

engagement der præger enhedslisten

også have i morgen så kun ros til det

er blevet sagt indtil nu men der hvor

jeg oprigtigt er nysgerrig eller hvor jeg

social protokol i eu og at man synes at det er vigtigt i forhold til at sikre gode arbejdsbetingelser for

arbejdere rundtomkring i europa men hvorfor er det

er så stor en kritiker af det europæiske samarbejde og dybest set hvis jeg igen har forstået det rigtigt at danmark skal melde sig

og det er jo to forskellige ting

ikke komme udenom i den verden vi lever

flygtningekriser herre uffe elbæk kan selv remsen om hvad det er vi har brug for hos hinanden til at løse på tværs af landegrænser

internationalt samarbejde som netop ikke lader os fremme menneskerettigheder hensynet til miljø hensynet til lønmodtagernes rettigheder det er et traktatgrundlag som gør det muligt for virksomhederne konsekvent at sætte hensynet til indtjening over hensynet til eksempelvis lønmodtagernes forhold

at vi ikke kan komme til at forbyde farlig kemi i legetøj fordi eu

samarbejdet i sig selv det er konstruktionen

sammen med progressive kræfter inden for det europæiske samarbejde

nogle de arbejder tæt sammen med og har respekt for om det er

det jeg ved om det er den holdning at man

have mere eu eller mindre eu men

man skal gå ind og sikre en demokratisering af det europæiske samarbejde

står side om side med dansk folkeparti jeg ved at det er med meget forskellige argumenter men begge partier ønsker at danmark skal træde ud af det europæiske samarbejde hvis det står

også laver en fælles international valgkamp med frem mod eu parlamentsvalget

vi også gør med la france insoumise som er et stort progressive parti i frankrig svenskerne og så videre og så videre det

over for det traktatgrundlag som eu bygger på og at vi mener at det skal forandres eller også skal man blive nødt til at trække sig ud det viser

som ikke kunne blive gennemført på trods af det store flertal fordi eu holdt landet i en skruetvinge

det her med også at kunne tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

meget meget markant optaget af

sikre at danskere kommer ind på arbejdsmarkedet jeg var meget meget glad for det svar som fru pernille skipper gav for det var sådan set

min sidemand løb bekymret væk fordi han kunne se at jeg begynder at tælle i mandater i forhold til at vi måske kan lave et alternativt flertal for lige præcis det udspil der ligger så

til regeringen er kommet med om

hvis man sætter den ned til eksempelvis syvogtyvetusind kroner hvis det er rigtigt husket at det regeringen ønsker

ikke tale om at man åbner op for tiltrækning af højt specialiseret arbejdskraft så åbner man op

buschauffører og andre ufaglærte eller lavtuddannede som kan komme

og få arbejde og det frygter vi selvfølgelig vil blive brugt til løntryk

er der jo masser af ledige hænder her

højt specialiseret arbejdskraft man ønsker så kan man jo få al den arbejdskraft hertil

at tale om den brasilianske svejser altså den faglærte arbejdskraft som der i den grad mangler rundtomkring på danske arbejdspladser og det skal ikke ses som en modsætning til

sikre at danskere også bliver veluddannet og kommer ind på arbejdsmarkedet

og det er den kvalificerede og det er præcis en beløbsgrænse på de syvogtyvetusind

også efter overenskomst og på overenskomstlignende forhold

har jeg meget svært ved at se at man ikke blot

så vi er helt sikre på at vi i hvert fald kan tælle enhedslistens mandater med

en ordentlig løn for det så hvis virksomhederne virkelig står og mangler svejsere så er det jo muligt at give dem

ikke skal gøre det der virker nemlig at sørge for at vi kommer med i det europæiske banktilsyn

der vil have muskler nok til at håndtere

kommissionen som gerne vil udvide det det har vi ikke taget stilling til endnu

set villige til alle former for internationalt samarbejde

sige før var at man umiddelbart er meget optaget af at få delt danske bank op der vil jeg jo tro at det vil føre til at

bare flytter ud af danmark og at vi dermed mister arbejdspladser

fru lotte rod er velkommen til at komme med nogle alternative forslag til hvordan vi kan sikre at det ikke sker men jeg tror at radikale venstre lige så godt som enhedslisten ved at det ikke er holdbart

det godt være at fru lotte rod har en bekymring for noget konkurrenceevne

at radikale venstre ved at problemet er mere alvorligt end som så det kan blive hele den danske økonomi

nogle var bag i en kø fordi

skulle have en skatterabat i skatteaftalen

to tusind og tolv som socialdemokratiet radikale venstre sf

venstre og konservative var med i hævede man topskattegrænsen det betyder at

skatteydere ikke længere skal betale topskat

som det også skete sidste gang i to tusind og tolv da enhedslisten var støtteparti til en rød regering vil enhedslisten så vælte

jeg håber virkelig ikke at der er nogen herinde der har overset at

mellem enhedslisten og den daværende regering som vi rigtigt nok var parlamentarisk grundlag for der er heller ikke nogen tvivl om at det er en af grundene til at vi efterfølgende har anlagt os en ny

til socialdemokratiet skulle man sidde og danne regering på enhedslistens mandater er

hvad man kan gøre sammen med

hvis man fortsat ønsker at sidde på enhedslistens mandater og en skattereform af en kaliber i to tusind og tolv kan meget vel være

der ligger ned det var tilbage i to tusind og femten som en reaktion på

at afskaffe kontanthjælpsloftet men derimod vil lade en ydelseskommission

eneste folketingsmedlem fra socialdemokratiet er

alle enhedslistens folketingsmedlemmer synes

ualmindelig ringe at man ikke

boligejerne tryghed og skattelettelser og at man godt kan love alt muligt andet men lige præcis

forvejen har det rigtig rigtig svært og som

de røde partier slår til lyd for

køre dem hjem på ferie

og stigende antal

al erfaring viser skal blive her i rigtig rigtig mange år

en underklasse af mennesker

som ikke har noget arbejde og på den måde

jeg ved heller ikke om der er nogen områder

er rejser for herboende familiesammenførte og

via et luftfartsselskab som er placeret i libanon

voldtager kvinder hugger hovedet af folk hugger armene af folk som begår terrorisme

som undertrykker sin egen befolkning så ja det tror jeg som udgangspunkt på så

kan det indgå i overvejelserne om et beskyttelsesbehov men som sagt har

få svejset noget fast vil jeg

forhold til fru pernille skippers

christina egelunds spørgsmål tidligere hvor

er ansat på dansk overenskomst er han eller hun så ifølge enhedslisten velkommen

beløbsgrænse er nogenlunde fireogtredivetusind

i fru pernille skippers tale der

tror jeg en bemærkning om en rig arving der skulle have en en skatterabat og i liberal

jeg gerne spørge enhedslisten om om

det er rimeligt at danskere der har arbejdet

så i deres sidste stund eller i efter deres sidste stund skal plages af yderligere beskatning

vi synes også det er rigtig fint at hvis man

ikke nogle man selv har tjent men nogle man bare

så betaler man noget at det i skat til fællesskabet

betaler en del af det til fællesskabet

det er egentlig det det går ud på der står i fjerde afsnit for det tredje reelt løfter integrationen så flere nye danskere kommer ind på arbejdsmarkedet herunder fastholder

det også enhedslistens synspunkt at det er det man mener med det man skriver

spændende med den der politik hos enhedslisten jeg har det faktisk sådan

når vi ved hvor lang tid krigen i syrien har varet vi ved at den ikke har nogen udsigt til at slutte

i det hele taget også ved at mennesker der kommer hertil på flugt og får flygtningestatus meget meget sjældent har muligheden for at vende tilbage igen fordi forholdene meget meget sjældent ændrer sig til det bedre så nytter det ikke noget at vi propper folk ind i lejre det er både inhumant

skal vokse op her og det er også dårligt for os alle sammen

brug for en ny underklasse af mennesker der ikke kan det danske sprog og ikke

samfund vi har da brug for at de kommer med ind i fællesskabet

fordi man jo tilbyder dagpenge

er at man så også kalder mennesker der skal ind på den her ordning som jo er defineret blandt andet

er jo at midlertidighed er midlertidighed

man kommer som flygtning skal man vende tilbage til sit hjemland så

forsamlingen herinde forhåbentlig kunne bruge noget tid på i efteråret er

og som enhedslisten er en del af sådan at

nu har skrevet under på at det er nye danskere vi får ind via igu

at spørge til socialdemokratiets politik dér

er i den her omgang jeg har fået overbevist socialdemokratiet om at føre en ordentlig og human

at vi kan enes om at det er bedre at integrere mennesker det er bedre at få dem til at blive en del af det danske arbejdsmarked og lære dem det danske sprog end det er

enhedslistens holdning er at man ønsker at

en folkeafstemning om fortsat eu medlemskab og kunne fru pernille skipper ikke også delagtiggøre os i hvad man ved sådan en folkeafstemning

og vi ville også anbefale at danmark forlader eu afhængigt af

ville handle om det er fuldstændig rigtigt det er det ene ben af enhedslistens eu politik

at forsøge at skabe andre internationale samarbejdsfora som ikke har

er temmelig kritisk over for og som sikrer at virksomheder kan udnytte vandrende arbejdskraft mennesker fra andre lande til blandt andet at trykke løn og arbejdsvilkår i danmark det andet ben

jo selvfølgelig at forsøge at ændre forholdene indefra og det er også derfor som herre peter hummelgaard thomsen også godt ved at enhedslisten stiller op til eu parlamentet indgår i venstrefløjsgruppen har internationalt samarbejde med vores søsterpartier på tværs af landene blandt andet for at bekæmpe social dumping og gøre mere i vores nationale parlamenter samtidig med at vi arbejder i eu

forslag om at danmark skal støtte en social protokol i eu

set også det er klogt af enhedslisten også at gå

eu og vi deler jo fuldstændig synspunktet om at det i dag er for nemt

skabe social dumping og så videre det jeg til gengæld undrer

at have en folkeafstemning hvor man vil anbefale danskerne at vi skal melde os

det andet er så spørgsmålet vil fru pernille skipper ikke også bekræfte over for mig som jeg har kunnet sondere terrænet at enhedslisten er et af de meget meget få blandt de mange

enhedslisten har i europa og i eu som rent faktisk anbefaler det samme som enhedslisten nemlig at afholde folkeafstemninger i lighed med brexit og

fordi man har set konsekvenserne af eus

politik i grækenland det har gjort at enhedslistens ligesindede som

også forsøgte at spørge til jo har ændret holdning på

at hvis man ikke kan få ændret traktatgrundlaget inden for en overskuelig fremtid

og så må man gøre det ordentlige og ordnede vilkår og selvfølgelig kan det

gået nedenom og hjem endnu tværtimod selvfølgelig kan det lade sig gøre det handler jo dybest set om

at socialdemokratiet og sf

og afslutningsdebatter jeg tror at det der adskiller sf fra enhedslisten er vores parlamentariske strategi altså hvor mange forlig man skal være med i og hvad der skal til for at gå med i et forlig jeg kan somme tider savne enhedslisten i de mange forlig hvor vi sidder og bokser med at gøre danmark rødere og grønnere så så jeg en udmelding fra fru pernille skipper om at enhedslisten gerne vil i regering efter næste valg jeg tror endda at man legede med tanken om at

går man også ind i alle forligene det gjorde sf det har liberal alliance gjort og

jo fordi man så skal administrere et helt land og skal administrere alle forligene

fremlagt den her plan om de første tusind dage

være klar til at indgå i alle forlig og endelig komme ind til sf og være med til at gøre danmark rødere og grønnere derind hvor man faktisk

som vi jo rigtig nok også gerne så

til statsminister vi har et meget mere ambitiøst mål og vi vil egentlig rigtig gerne have vores rigtig gode venner med på

savner enhedslisten i

er det skattereformen fra to tusind og tolv

i hvor enhedslisten

så må vi jo forholde os til hvad for nogle forlig vi

og hvad for nogle vi

vi kan forbedre forholdene for de ledige

gøre skoledagen kortere det ville være så stor en hjælp

havde flere røde partier i de der forligskredse

erkender fru pernille skipper ikke at hvis enhedslisten aldrig vil være en del af forligskredse

folkeskoleforligskredsen man skal ind at gøre skoledagen kortere det

man gjorde den længere til at starte

ramt af som har brug for hjælp og støtte

som lyttede til de lærere og elever der går der hvilket

fremstrakt hånd herfra for at se om ikke vi kan fortsætte det gode samarbejde jeg vil komme et lille tankeeksperiment en virksomhed

efter gældende regler og overenskomst alt inklusive

arbejdsmarkedets parter ansættelsesvilkårene er helt som kollegernes modersmålet for den portugisiske

så er spørgsmålet jo er det afgørende for enhedslisten at virksomheden ansætter

indre marked og det er portugal også så der gælder to forskellige

og nej vi har ikke tænkt os at lave et indre marked i hele verden hvor

man på samme måde kan udnytte arbejdskraft til at komme og underbyde

var at det afgørende var overenskomstvilkårene som jo sikrer en ordentlig løn og når vi i danmark har indrettet det på den måde at det er arbejdsmarkedets parter der

det arbejde der udføres

at man ansatte nogle også selv om de tilfældigvis ikke lige boede i eu hvis bare lønnen var den overenskomstmæssige

hvis man har lærlinge

uddannelsesansvar hvis nu vi siger at man har lærlinge og man har overenskomst

at ofte når der kommer udenlandsk arbejdskraft

fra andre europæiske lande så får de

gør det synes jeg er

komme mennesker fra hele verden og arbejde i danmark fordi der selvfølgelig er mange som har

end man i praksis gør i danmark

at beløbsgrænsen er en god idé den sørger for at virksomhederne kan indhente højt specialiseret arbejdskraft hvis de er villige til at betale for

vil udfase salget af nye biler

fra to tusind og tredive vi har allerede besluttet at kul bliver udfaset

sammen med alle folketingets partier inklusive enhedslisten det er et forlig som gør at vi nu

ud at bygge tre store havvindmølleparker

de grønne tiltag der er foretaget

er enhedslisten ikke ret godt tilpas med at vi har en regering som tager hånd

om at virke mest grøn så skal vi også bare have

energiforliget eksempelvis bygger oven på tidligere energiforlig og dermed i sig selv er et fremskridt og derfor er enhedslisten også med så nej tre havvindmølleparker er ikke nok vi burde bygge

at man vil udfase benzin og dieselbiler inden to tusind og tredive

uden at sige om man vil lave et forbud i to tusind og tredive så vidt jeg har forstået det er

det synes jeg ikke er ambitiøst i enhedslisten ville vi sige i to tusind og fem og tyve forbyder vi salg af nye benzin og dieselbiler i danmark så har markedet noget tid til at omstille sig og så ved vi også hvornår der er en slutdato på det der er ikke nogen

vi får svar på her i dag

var alle folketingets partier med det var glædeligt fordi det er en stor

stor socialreform vi har lavet

det jeg godt vil høre fru pernille skipper om er

sørge for at stemme for de penge der skal ind i satspuljen når de gerne være med til at bruge dem

omstilling jeg ville ønske at man måske bare kunne opfylde et par stykker af dem som klimaeksperter og andre har til den grønne omstilling så ville vi komme rigtig rigtig langt satspuljen nej enhedslisten kommer ikke til at træde ind i satspuljeforliget vi vil meget gerne være med til at finde finansiering blandt andet til nye familieretshuse på en anden måde

og det siger vi igen vi vil meget gerne finde andre finansieringsveje men satspuljen træder vi ikke ind

er en asocial måde at finansiere sociale projekter på og efterhånden er det desværre heller ikke rigtige sociale projekter længere men helt almindelige velfærdsprojekter

i rækken og det er fru christina egelund

har uforholdsmæssig stor indflydelse det er ikke noget jeg

jeg takker for komplimenten

letter vi skatten for mere end tyve milliard kroner når vi har indflydelse kommer der mere frihed i folkeskolen når vi har indflydelse

får danskerne billigere biler når vi har indflydelse

ældre og når liberal alliance har indflydelse tilpasses mediemarkedet til nutidens forhold

umiddelbart var flertal for men som det er lykkedes at gennemføre i samarbejde med dansk folkeparti venstre og det konservative folkeparti tusind tak til jer for det når vi træder ind i regeringskontorerne

at mennesket er vigtigere end systemet at borgeren

poul nyrup rasmussen

hen over ansigtet på statsministerkandidaten nej jeg tænker på den valgplakat som havde sloganet gang i halvfemserne det der skulle sætte gang i hjulene var en nedsættelse af afgifter og skatter fordi det ville øge konkurrenceevnen poul nyrup

socialdemokratiet som vil sænke skatter er jo sådan noget der kan gøre en laer totalt blød i knæene derfor undrer det mig også når jeg

for undskyld mig

borgerne er altså ikke til for statens skyld

modsætning for skattelettelser er også

tre helt fuldstændig tilfældige af slagsen vi kunne jo kalde dem for familien skipper familien dyhr og familien elbæk familien skipper oplever større velfærd når det ikke er økonomien som er afgørende for om man kan sende sit barn i en friskole familien dyhr oplever større velfærd når regeringens skattelettelser på indkomst fri telefon og pso giver dem cirka titusind kroner mere i hænderne om året penge som man kan bruge på en havemand en ny cykel til børnene eller til at tage bedstemor med på

og mere sikker bil

ikke som vi vil på deres vegne

har ikke monopol vi har ikke monopol på at levere velfærd til danskerne

i liberal alliance mener vi det dybt alvorligt når vi siger at vi arbejder for mere frihed for lavere skat

mindre stat det er fire mærkesager som er kernen i vores politiske arbejde og som vi mener er afgørende for danmarks fremtid det kæmper vi for det gør vi ude i samfundet det gør vi i regeringen og det gør vi her i folketinget vi kommer ikke igennem med alt men vi yder hvad vi kan og jeg synes at vi får god valuta for vores tretten mandater

liberal alliances undervisningsminister har for nylig lagt et udspil frem om fremtiden for vores folkeskoler det handler helt grundlæggende om mere frihed mere frihed for skolelederne mere frihed for lærerne og ikke mindst mere frihed for skoleeleverne det er vigtigt vi skal huske på at folkeskolen er folkets skole og ikke systemets skole

ikke i tvivl om at mere frihed i folkeskolen er det der skal til for

eller de frie skoler som frivillige kræfter i civilsamfundet møjsommeligt har fået etableret efter mange kommuners dødsrute af folkeskolelukninger i mange af

for aktiviteter og fællesskab

i landdistrikterne

valgperiode har vi mindsket egenbetalingen for forældrene på de frie skoler og dermed gjort det frie valg tilgængeligt for flere borgere det kan fru mette frederiksen ikke lide i socialdemokratiet er linjen at de frie skoler skal være til for de få for de mener at

i dag vælger næsten tyve procent den mulighed helt præcist er det ethundrede enogtyvetusind børn som har valgt et andet tilbud end folkeskolen det er det der hedder frit valg og derfor skylder fru mette frederiksen også et svar på hvem det

de ethundrede og enogtyvetusind børn som skal forlade den skole de selv

som skal miste deres lokale skole

vi indleder i den her uge den sidste samling før det næste folketingsvalg var man i tvivl om det

ud af partiernes kampagnekontorer alle taler om hvor mange penge man vil bruge og hvad man vil bruge dem på og meget få taler om hvor pengene skal komme fra

set godt i dansk økonomi beskæftigelsen er høj ledigheden er lav og virksomhederne har ordrebøgerne fulde den offentlige sektor vokser mindre end den private sektor det sidste var også en ambition i anders fogh rasmussens borgerlige regeringer i nullerne det lykkedes ikke helt dengang

for der er et men vi står midt

når den økonomiske vækst ikke engang to procent det er problematisk for økonomisk vækst er fundamentet for bedre levestandard for udvikling for velfærd for mere frihed og egentlig for et bedre liv en af de barrierer som står i vejen for højere vækst er mangel på arbejdskraft virksomheder beretter om at de forgæves slår stillinger afvise ordrer fordi de simpelt hen ikke kan rekruttere

kan gøre en hel del for at løse det problem hvis vi altså vil vi kan forbedre fast track ordningen og vi kan sænke beløbsgrænsen jeg må indrømme at jeg simpelt hen ikke fatter modstanden mod det sidste for helt ærligt hvad er der egentlig galt med den føromtalte svejser fra brasilien eller hvad er der galt med en sundhedsassistent fra usa hvis de matcher godt med et behov i en dansk virksomhed og gerne

sig blandt os hvad er så egentlig problemet i det

os så meget i det vi skal i det hele taget blande os meget mindre vi skal være mindre formynderiske mindre bedrevidende

tillid

ser vi det som vores opgave at gå mindst muligt i vejen for borgerne det er med det

og vi

at fortsætte i regeringen sammen med venstre og det konservative folkeparti regeringen skaber nemlig resultater for borgerne vi har prioriteret velfærd rekordmange danskere har et arbejde antallet af asylansøgere er det laveste i ni år

og vi vil stå sammen om at gøre danmark endnu friere og rigere det er den kurs

ikke mener at liberal alliance i samme omfang skal sætte kursen for danmark man vil åbenbart have en anden kurs men helt ærligt det vil da være ærgerligt

det ville jo så betyde det modsatte nemlig flere asylansøgere højere skatter dyrere biler mindre frihed helt ærligt herre kristian thulesen dahl det tror jeg godt vi kan være enige om ville være en forkert kurs for danmark tak for ordet

ordføreren ikke er den eneste der drømmer om poul nyrup rasmussen af og til men det synes jeg

være lidt mærkeligt at sige men vi er jo mange der respekterer

vi alle sammen kunne følge med i sidste efterår at

fik gennemført de historisk store skattelettelser som man havde lagt op til

for kommende skattelettelser og deler ordføreren

hvor man i virkeligheden bryster sig af at have tilført velfærdssamfundet mange flere penge og at det er det der skal sættes ind på nu kan ordføreren

her jo som politisk ordfører for liberal alliance og meget gerne svare på

måneden det er samtidig en hamrende god socialpolitik det er noget der kan gøre

de sidste vi mangler at få med vi mener ikke at man skal betale mere end fyrre procent i skat vi mener at virksomhederne skal slippe billigere i skat vi mener at afgifter skal sættes ned så varer bliver billigere og vi styrker danmarks konkurrenceevne så kursen på vores skattepolitik er sådan set både ret

og specielt mareridt i forhold til hvad det

for et samfund vi vågnede op til

at regeringen ikke kommer til at gå til valg på at give flere skattelettelser

alliance ønsker sig flere skattelettelser og vi har samtidig også hørt at regeringspartierne går til valg

at der ikke skal gives flere skattelettelser og

betyder det i forhold til at gå til valg sammen om at danne

det er helt udramatisk at man som forskellige partier har forskellig politik

har engageret sig i den svenske valgkamp og åbenbart godt kan lide de svenske socialdemokrater

skattepolitik er mere venstreorienteret end det svenske socialdemokratis skattepolitik

der er blevet eksproprieret private boliger

revision af logningsbekendtgørelsen som betyder at tusindvis af danskere stadig væk bliver overvåget der er også blevet

lavet et opgør med lighed for loven i form af dobbeltstraf i bestemte boligområder det er for mig

liberalt og jeg vil gerne høre ordføreren om det virkelig er et udtryk for

på det spørgsmål personligt stemte jeg jeg imod det

en revision af logningsbekendtgørelsen og det er jo fordi der er faldet

tilbage i december to tusind og seksten som gør at vi skal tilrette de nuværende logningsregler

at vi så på tværs af holdningsforskelle jo faktisk bliver nødt til at

er mere i tråd med en mere målrettet logning

men jeg drømmer om at vi løser de problemer vi har med parallelsamfund og ghettodannelser i visse dele af danmark

er opstået problemer i nogle dele af danmark i ghettoer og i parallelsamfund og dem synes jeg vi skal løse og jo så måske forskellen på liberal alliance og enhedslisten

har fået meget bedre mulighed for at få en bil

offentlig bonusoplysning

public service det er for mig meget mere alvorligt

at demokratiet på mange måder er udfordret vi er udfordret af fake news vi er udfordret

nogle meget ubehagelige måder

lande uden for vores eget land i den situation

på danmarks radio med tyve procent og det er så hvad det er man kunne måske forestille sig at det kunne fungere på bedre måder

man jo rent faktisk har gjort er at man over

vil sige at det er brugt til

hvad ved jeg men at man har svækket public service

set enige jeg er så ikke enig i at det eneste svar

den udfordring som demokratiet står i er

mange nye måder at kommunikere på nye iværksættere

ikke præmissen for spørgerens spørgsmål altså det her med at demokratiet er truet og at det eneste svar er et meget stort statsfinansieret

med et mangfoldigt mediemarked hvor man også

jo har nedprioriteret public service

ud af området det er alt andet lige jo en nedprioritering så det jeg ser man har gjort er at man har nedprioriteret det samtidig med at man har privatiseret

aktører den sidste del kan man diskutere rent fagligt

andre platforme men mit spørgsmål gik på at man har taget

vil sige at man har nedprioriteret public service produktionen som sådan

i en tid hvor vi netop har brug for en stærk offentlighed

kan gå op imod eksempelvis

over de tiltag der er kommet fra regeringens side altså det er ikke længere sådan at uanset hvem man er

mere frihed og åbenhed

tænke mig at høre hvad liberal alliance har tænkt sig at gøre ved lovforslaget om at sikre den korrekte kropsberøring i forbindelse med modtagelse af nye statsborgere på rådhusene rundtomkring

som der tilsyneladende også skal lovgives om er det med liberal alliances fulde frisind og opbakning at regeringen nu tyr til en lovgivning

synes jeg også er fair at sige hører med til historien at herre

arbejdet i den offentlige forvaltning

jeg sådan set lige så træt af tror jeg som som spørgeren

ikke er det der står allerøverst på listen af vigtige to do ting vi skal gøre for

set også at det ville være meget underligt

i kampen for retten til at nægte at give hånd jeg synes

begge sider er lidt underlige men når vi nu skal vælge

synes jeg det er mere naturligt at man stadfæster at i danmark

synes vi så man skal gøre ved den her ceremoni i stedet for at insistere på at man skal have retten til at nægte at give hånd

være lagt i folketinget og som antageligvis ville få stor tilslutning

det ville være et lille skridt det der bare forbløffer

men regeringen har ingen problemer med at lave lovforslag der handler om tildækningsforbud eller håndtrykspåbud og den slags ting

liberal alliance ser enten passivt eller aktivt

der så skal leveres noget som egentlig flytter noget jamen så sidder regeringen sådan lidt bovlam tilbage

at der i forligskredsen bag offentlighedsloven er meget forskellige syn på den

vi var ikke med til at indgå det forlig som

var med til at indgå sammen med den daværende justitsminister

for at få trukket offentlighedsloven i den retning som liberal alliance ønsker og som det radikale venstre nu ønsker men åbenbart ikke ønskede

man har liberal alliance i forligskredsen end udenfor det ændrer bare ikke ved

set vi kan sige helt ærligt at der jo inden for rammerne af den forligskreds er meget forskellige synspunkter

en mørklægningslov og at partiet går ind for mere åbenhed i den offentlige forvaltning

umiddelbart kan man så konstatere at partiet

og derved som undskyldning har lænet sig op ad at justitsministeren kom med nogle lempelser det vi så kan konstatere

at der ikke sker nogen ændringer så er mit spørgsmål også om man som det her åbne parti som man jo påberåber sig

med det eller skal man

at der bare var nogen der i sin tid vedtog det her det tænker jeg jeg

altså med sfs stemmer var en skandale for vores demokrati fordi man mørklagde pressens mulighed for aktindsigt mulighed for at kigge os efter

i kortene så vi står fuldstændig det samme sted som vi hele tiden har stået

sf siger jo nu at man gerne vil mere åbenhed det havde bare været rigtig rigtig fint at

til det her for det er vigtigt for vælgerne at vide hvor de enkelte partier står før et valg

vil være forpligtet af forliget efter valget

set stadig væk så politisk har vi ikke flyttet os en tomme på spørgsmålet om hvorvidt vi

i den her valgperiode hvor vi har tiltrådt forliget

skal være mindre vi mener faktisk at den offentlige sektor bør være mindre vi følger den anbefaling som

tidligere statsminister helle thorning schmidt nedsatte nemlig at man sagtens kan effektivisere den offentlige sektor med ti procent men som jeg forstår det har man lagt nogle lidt mærkelige forudsætninger ind i spørgsmålet nemlig

som gør at man kan levere den service som borgerne har krav på med den skat

det forhold som jeg synes er vigtigt der synes jeg da vi har en forpligtelse

skatteborgerne i det her land som jo finansierer den offentlige sektor

effektiviseringspotentiale på mindst ti

ekspropriere

boliger i udsatte boligområder

stå vagt om de liberale frihedsrettigheder kæmper vi for

meget konkret resultat udvidelse af ytringsfriheden en fuldstændig fundamental liberal rettighed

mod regeringens vilje og som bragte den i mindretal sådan som jeg husker det

der tæller nu indledte fru pernille skipper sine spørgsmål med at sige at vores to partier jo har stået side om side

godt eksempel på

gør man noget som er ret usædvanligt for en regering nemlig at ét regeringsparti overtaler resten af regeringen til at stemme for et oppositionspartis beslutningsforslag fordi man synes at indholdet er vigtigt

lægges i en såkaldt kompetencepulje

at der er nogle der skal have mindre

end det de får i dag eller at der er nogle der ingenting skal have fremover så jeg vil gerne høre hvad liberal alliances mål er med en omlægning er det de mange studerende der skal have

gennemføre en su reform efter et valg hvis de vinder for som det ser ud nu

frem og liberal alliance har det heller ikke som vores politik

ikke gået til valg på at skære i i suen det vi synes er vigtigt på uddannelsesområdet er at give de studerende mere

det er derfor vi i forbindelse med vores sommergruppemøde lancerede at vi går til valg på blandt andet at afskaffe uddannelsesloftet vi går til valg på at afskaffe

blandt andet i landdistrikterne hvor man er helt afhængig af at

eneste måned der er nemlig ikke penge

buskort eller studierelaterede udgifter for eksempel studierejser

vi

fem principper i liberal alliances principprogram samtidig

i forhold til frihedsrettighederne og i forhold til at sikre borgernes frie ret til at leve som de vil og hvor de vil og klæde sig i det tøj de vil og

mig at spørge hvad ligger nederst

ligger det neden under de politiske ideologier og neden under det som man politisk måtte vedtage i folketinget fordi det er grundlæggende for vores demokrati og vores samfund at vi alle sammen har ret til at

og klæde os som vi vil og bo hvor vi vil og så videre men som jeg hører ordføreren

på kompromis med det som står i liberal alliances eget principprogram nemlig at enhver må gøre som man vil og tro på hvad man vil

i alle de beslutninger som vi træffer men vi stod også over for helt konkret

i de sager som spørgeren refererer til

meget alvorlige problemer i parallelsamfundene jeg drømmer

at løse problemerne det synes jeg ikke er den opgave vi har som politikere det

og det andet jeg synes vi har en forpligtigelse til at løse de problemer så de børn som vokser op ude i parallelsamfundene faktisk også har en fair chance for at få et ordentligt liv og også at vokse op i frihed og få lov til at være en del af det samfund som giver så meget lige præcis

for en politisk beslutning som er baseret på en politisk ideologi

og så tænker jeg bare ja der er da problemer vi skal løse derude det tror jeg vi alle sammen er enige om og ja vi vil alle sammen gerne være med til at løse de udfordringer i vores samfund men det kan vi da også godt gøre uden at kompromittere vores frihedsrettigheder det virker bare som om ordføreren ikke

den måde som jeg synes liberal alliance har ageret på i den her regeringsperiode kompromitteret

forudsætning at vi skal sikre vores frihedsrettigheder og så finder løsninger

og som kan virke i forhold til at løse problemerne i parallelsamfundene

sidder sundhedspolitik

las indflydelse så har gjort sig gældende her

i fri og lige adgang til sundhed vi ønsker

om at oplyse om det er liberal alliances politik at indføre brugerbetaling i

at vi på et tidspunkt foreslog

en brugerbetaling jeg tror det var på hundrede kroner for at gå til den praktiserende læge men det vigtige med det

at det går hånd i hånd med at sænke skatten blandt andet

man skal indføre brugerbetaling i det offentlige skal det jo gå hånd i hånd med at man faktisk giver borgerne flere af deres egne penge at disponere over

at man bare indfører brugerbetaling og så er det bare en skjult ekstraskat det ved

åbne den diskussion så går det en til en hånd i hånd med

haft så mange gode år herude bare at skulle flytte fra min udsigt og mine søde naboer jeg føler slet ikke jeg ville kunne overleve det ordene kommer fra en kvinde der hedder ena jarland hun er fire og firs år og bor

almene boligområde bispehaven i aarhus ordene faldt som en reaktion på den

såkaldte ghettoplan som liberal alliance er med i og som en liberal minister står i spidsen for

at tusindvis af mennesker ligesom ena risikerer at blive

jeg troede egentlig at liberal alliance faktisk mente det når man sagde at man bekymrede sig om den private ejendomsret men det gælder åbenbart ikke de private boligforeninger hvor de her mennesker bor for det man gør fra liberal alliances side her med en liberal minister i spidsen er at man accepterer at bruge statsmagten til at ekspropriere private boliger og sætte familier

privat men hvis man har en nyfundet kærlighed for den private ejendomsret

vi gør det her på ghettoområdet

for at ramme nogen negativt så det for at såre nogen så er for at ødelægge nogens liv det

handler faktisk om det modsatte det handler om at tage fat i nogle massive problemer som der er i nogle dele af danmark og spørgeren kan godt

ryste på hovedet men hvis man ikke anerkender at der er nogle problemer som skal løses er man jo heller ikke i stand til at løse dem som jeg har sagt til nogle andre

jo ikke noget man går og drømmer om som liberal det gør

for øjnene og lader som om problemerne ikke er

for at nå nogle politiske mål til at underminere grundlæggende rettigheder nej enhedslisten er ikke imod privat ejendomsret tværtimod

som hende ena jeg citerede før så præcist formulerede det de mennesker der bor sådan et sted er ikke noget værd det er jo det de siger

sådan kan jeg godt forstå mennesker har det

der stod i enhedslistens partiprogram at man ville have et opgør med den private ejendomsret men jeg

anderledes når vi gør det her er

ude i de områder som har det rigtig rigtig svært

hvordan det er gået når man har overladt det hele til sig selv uden at gribe ind det er så måske

i information i mandags om

betyder at vi importerer en masse soja for

hvad betyder det for oprindelige folk i sydamerika hvad betyder det for natur og miljø i sydamerika

ordføreren at virksomheder i danmark har

en del af og er liberal alliance med på at begynde at se på om vi skal arbejde med nogle flere krav til virksomhederne om at leve op

ansvar eksempelvis for oprindelige folks rettigheder et sted som

mener jeg at virksomhederne har et ansvar for at forholdene skal være gode ja selvfølgelig men

an på hvad man mener altså betyder det

heller ikke når det kommer til landbrug vi har en af de reneste

jeg spørger lidt overordnet er fordi jeg ikke synes man kan tillade sig at være alt for konkret i de her debatter jeg ved hvordan det er at læse op til at skulle stå på talerstolen

mener liberal alliance der er behov for tydeligere regler på de her områder så virksomheder får stillet krav om at leve op til at de skal beskytte det

jeg er den virksomhed så ansvarlig for produktionsvilkårene der

juridisk vil være meget meget meget vanskeligt at

indføre altså at man juridisk skal kunne stilles til ansvar for hvad andre gør altså andre borgere eller andre virksomheder

så at man har et moralsk ansvar ja det mener jeg man har men at skulle stille en virksomhed juridisk til ansvar for hvad en anden virksomhed foretager sig i et andet land med en anden lovgivning

par enkelte ting den der med mangel på arbejdskraft kunne vi jo have en lang diskussion om og den tager vi bagefter

i danmark systemet er tilsyneladende vigtigere end mennesker når det drejer sig om at lave forebyggende arbejde enogtredstusind mennesker rammes hvert år af en arbejdsskade på en arbejdsplads to tusind af dem dør af følgerne af de arbejdsskader hvert år

liberal alliance med til år efter år at forringe den forebyggende indsats og fyre mennesker i arbejdstilsynet

fyre fem og tyve i år har de fyret syttende næste år

arbejdsmiljøarbejde hvad er årsagen til at vi skal belastes af

virksomhederne til at tage sig godt af sine ansatte det handler selvfølgelig også om tilsyn og kontrol og det har vi også

at at være leder af en virksomhed hvor jeg kunne se hvad man blev udsat for af tilsyn og kontrol fra de offentlige myndigheders

et sted hvor man havde fuldstændig styr på tingene jeg går fuldstændig ind for

de virksomheder hvor man ved det halter med forholdene

sammenhæng er mellem økonomisk vækst og

og kurverne følger ikke engang hinanden når man man læser lidt på lektien og det vil sige at det ikke er nok at tro at vækst gør det hvorfor skærer i systematisk på den forebyggende arbejdsmiljøindsats i finanslov efter finanslov

at hvis det går godt i virksomhederne hvis der også er luft i økonomien

jo der man presser medarbejderne lidt mindre så

luft i økonomien til at tage sig godt

der arbejder der er derfor det er så vigtigt det sagde

almenvellet og for at have et godt liv og få større frihed i danmark at vi fører en politik som faktisk medfører en højere vækst

her i salen så er min tale i første omgang skrevet til jer

og til jer som måske følger åbningsdebatten ude

den er ikke mindst en hyldest til alle jer

eneste dag forsøger at holde fast i det der samler os som samfund

i stedet for at trække fra altså dig der på din arbejdsplads på din uddannelsesinstitution i din forening i det spontane møde med en fremmed på gaden eller hjemme hen over køkkenbordet forsvarer de humanistiske grundværdier og dermed står op for et generøst danmark

begynde med at gå halvtreds år tilbage i tiden til nitten otte og tres hvor jeg var fjorten år

og film litteratur mode og seksuel frigørelse og politiske græsrodsbevægelser og alternative kollektive livsformer udfordrede de etablerede magtstrukturer

mennesker overalt på kloden et mentalt

og det vil altid minde mig om

men nitten otte og tres lærte mig også at du som menneske må gøre hvad du har lyst til

huske på altså at vi også tænker på at vores

på mit skrivebord ligger der den ene forskningsrapport efter den anden og de dokumenterer at vi har overskredet klodens smertegrænse på en lang række afgørende parametre

ressourcetræk biodiversitet udryddelse af arter og udledning af

tallene for ensomhed depression psykisk sårbarhed og stress næppe været

med andre ord overtrækker

og menneskenes ressourcekonto det ser vi overalt i danmark og vi ser det ude i verden skæbnefællesskabet mellem os mennesker og naturen har aldrig været så tydeligt som nu for både naturen og os mennesker har brug for at komme ud af hamsterhjulet et hamsterhjul som vi som samfund selv har skabt alle har brug for at komme ned i tempo ned i forbrugstempo ned i arbejdstempo ned i præstationstempo tempo tempo tempo

alle de mulige og umulige krav vi

til os selv om at være en succes på arbejdet i familien i venskabskredsen

og alt for mange bliver slynget ud og lander helt forkert

med at løbe hurtigere og hurtigere bliver så stakåndede at det må være svært

vi i alternativet vil arbejde for et radikalt andet danmark et danmark hvor vi ikke arbejder for økonomien men hvor økonomien arbejder for os et danmark

vi har en helt anden forståelse for vækst end den vores nuværende bnp måler på eller som jeg sagde for nylig da jeg blev spurgt om hvad konsekvenserne af alternativets regeringsprogram ville være for de unge det vil betyde at i skal flyve mindre og at i skal kysse noget mere med andre ord ned med forbruget og op med livskvaliteten dermed udfordrer vi i alternativet også den fortolkning af begrebet frihed som har været altdominerende gennem de sidste mange årtier vi accepterer simpelt hen ikke at frihedsbegrebet stort set er begrænset til om man har frihed til at blive rig eller frihed til at forbruge for os er frihed meget mere

frihed til at have tid til sine børn og dem man holder af frihed til at involvere sig i det samfund man er en del af frihed til at lære i det tempo der passer en selv frihed til at udfolde sin kreativitet frihed til at kunne komme ud i naturen frihed til at indånde frisk luft og spise sunde usprøjtede fødevarer frihed til at begå fejl og lære af dem ja frihed til at være den du er og leve det liv du ønsker sammen med

menneskes frihed tillader vi i princippet overgreb på alles frihed sådan ser jeg på det hvad mener i andre det danmark alternativet ser for sig er et grønt danmark et danmark der tager parisaftalen og fns verdensmål alvorligt et grønt foregangsland der inspirerer verden et danmark der tør gøre det nødvendige det er også derfor vores ambitioner er så høje vedvarende energi i

fem og tredive hundrede procent økologisk landbrug om tyve år firs milliard

næste fire år og et grønt superministerium der sætter rammerne for al lovgivning først når vi gør noget så ambitiøst kan vi tillade os at kalde os et grønt foregangsland det danmark alternativet ser for sig er derfor et frit lige kreativt og nysgerrigt danmark et danmark som står på skuldrene af de resultater som blev skabt for mere end hundrede år siden da borgerne gik sammen i lokale meningsfulde arbejds og interessefællesskaber og løste helt konkrete lokale udfordringer om det var at skabe det lokale andelsslagteri brugsforening mejeri højskole vandværk sparekasse avis eller den lokale friskole det danmark alternativet ser for sig

decentralt og selvforvaltende danmark et danmark hvor vi har sat vores offentlige institutioner og dermed medarbejderne fri fri til selv at påtage sig ansvaret med alle de evner og talenter og erfaringer de

selv vælger deres undervisnings og eksamensformer og sociale og kulturelle profiler

er en del af det danmark alternativet ser for sig

det er derfor vi vil have pengene ud af politik

at udvikle andre og langt mere demokratiske virksomhedsformer end dem vi kender i dag

indsigt og udsyn så vi styrker det generøse danmark som denne tale er dedikeret til et danmark hvor det er den højeste og ikke den laveste fællesnævner vi går efter

går efter magten for at forandre magten ja hvor vi går efter

til os herinde men det er klart at det jo er interessant at vide hvordan herre uffe elbæk

var herre uffe elbæk på vej ud af politik og havde meddelt at han ville forlade formandsposten hos alternativet og

jeg peger på mig selv alternativet peger på os selv

betragtning af at tingene skifter så så ville herre uffe elbæk ud af politik og nu vil han være statsminister og så siger han så det her i forhold til andre konstellationer at man

nået til oktober måned om det så har ændret sig

læst og hørt mig sige hvorfor vi har truffet den beslutning vi har truffet

for udemokratisk og for fattigt hvis der kun er to statsministerkandidater vi går direkte op imod sådan et præsidentlignende valg

det principielle demokratiske og så ville vi have at der skulle være et statsministerkandidatparti der havde det grønne som den absolutte topprioritet i forhold til hvordan vi forstår de udfordringer danmark står over for så vi står i den grad

vi alle sammen tidspunkt skal ud herfra den idé vil jeg da gerne give videre til

det er det her der er det fuldstændig rigtige for os at gøre

den politiske virkelighed vi stod i på det pågældende tidspunkt og jeg

åbningstalen men så er det jo både fru mette frederiksen og fru pernille skipper og herre uffe elbæk der skulle med så på den måde er det jo lykkedes at

trækker deres mandater ud af ligningen altså hvis ikke der er flertal bag fru pernille skipper og det forestiller man sig nok ikke der

at hvis ikke der er opbakning til herre uffe elbæk så peger man hverken på mette frederiksen eller lars løkke rasmussen det er jo

det ikke lykkes at få nøglen til statsministeriet og med det vi ved i dag med de udmeldinger der er kommet fra henholdsvis statsministeren selv og fru mette frederiksen jamen så er vi hverken

den ene eller den anden det er vores holdning og det

vurdering og vores analyse at det er det der skal til for at bryde op i den blokpolitik vi ser i danmark der skal ikke bare være en rød og

til hele danmark jeg vil gerne

spørge lidt i forlængelse af det kristian thulesen dahl gjorde men med lidt mere fokus på politikken

hvis mette frederiksen skulle blive statsminister når det så kommer til integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet kunne

spørge herre uffe elbæk er det noget i vil kræve

få indflydelse på stramningerne eller på udlændingepolitikken sådan helt overordnet så vil i tage

stemmer til socialdemokratiets politik

at få indflydelse på kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen

og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen dem er vi jo stik imod

grundlag for hverken en lars løkke

forholde os seriøst til den politik den regering fører og så vil vi stemme imod hvis vi er uenige det samme vil være med mette frederiksen hvis hun bliver

statsminister men jeg håber selvfølgelig på at den

at herre uffe elbæk ikke vil bruge sine mandater til at støtte hverken den ene eller den anden regering

vil det altså ikke vil trække sine mandater ud skal

så nogen emner der er så vigtige for

i alternativet diskuterer vi meget

hvad vores grønne linjer er altså hvad hvad der vil blive et kardinalspørgsmål for os dem holder vi selvfølgelig tæt ind til kroppen det er jo

jeg deler med med folketinget det ville da være en dårlig forhandlingsteknik men alle partier har da smertegrænser for hvad

ikke vil være med til og lad os så tage den

holdning til at ændre straffeloven i den paragraf der omhandler voldtægt så vi kan få en samtykkebaseret lovgivning

definition af voldtægt vi har i dag som er mere tvangsbaseret og som handler om at offeret skal bevise at

heldigvis er der jo mange partier herinde i folketinget der ligesom enhedslisten gerne vil have en lovgivning som er baseret på manglende samtykke i enhedslisten ønsker vi os den lovgivning fordi vi blandt andet mener at det

sidst stemte vi faktisk

der var kommet nogle meget overbevisende argumenter fra dommerforeningen nu

salen og jeg ved at der er en konference her i oktober den vil vi selvfølgelig gå til og lytte rigtig rigtig alvorligt

er der efter hvad jeg ved kommet noget ret overbevisende

ny viden på bordet blandt andet fra england der siger at det

indføre den her type lovgivning

svært område og der er rigtig rigtig mange tvivlsspørgsmål

luften men jeg kan love

vil gå til konferencen med store ører og vi er også klar til at blive overbevist

i dag er der jo et enormt stort retssikkerhedsproblem for ofrene

voldtægtssager som faktisk bliver afgjort

blandt andet også derfor vi ønsker os den her samtykkebaserede lovgivning og vi er da fuldstændig klar til

sammenlignet med anden form for kriminalitet det der bare har været vores

der har jo været i hvert fald juridiske personer som jeg sætter meget meget stor pris på der har været meget kritiske over for det blandt

professor eva smith som siger at det

er den vej vi skal gå at vi skal gøre alle mulige andre ting der

sikre at vores drenge og piger mænd og kvinder forstår hinandens

kropssprog og og respekterer hinandens

jo selvfølgelig ked af jeg vil sige

krise mig her alle vegne det tror jeg kommenterede tidligere

herre uffe elbæk man får jo nærmest indtrykket af at der ikke er noget som helst i danmark

er jeg slet ikke enig med herre uffe elbæk i jeg synes er rigtig meget der går meget bedre end for bare

er økologi også omlægning til hundrede procent økologi i dansk landbrug det er vist sådan i hvert fald mig bekendt at concito den såkaldte grønne tænketank har regnet sig frem til at en omlægning af dansk landbrug til økologi vil betyde tyve til tredive procent øget

en situation hvor vi forestiller os at det konventionelle landbrug vi har i dag bliver økologisk i morgen og det vil sige at

har den samme kvægdrift som vi har i dag sådan ønsker vi det ikke i

kødproduktion vores kvægproduktion

vores ambition ned med kødproduktionen og

konventionelle landbrug bliver til økologisk landbrug

højere aftryk på klima og miljø end vi har i danmark men lad nu det ligge

en bemærkning herre uffe elbæk havde om fødevarer

ordførertale derfor vil jeg gerne høre om herre uffe elbæk

at økologiske fødevareprodukter er dem der har den højeste vækstrate

nået herind i folketingssalen men det er i hvert fald ude i samfundet samfundet vil have økologiske fødevarer og det er jeg

jeg tror vi har forstået at den grønne dagsorden er rigtig vigtig for alternativet men som samfund har vi jo også

det også at der følger de nødvendige ressourcer med til flere opgaver det såkaldte demografiske træk alene på ældreområdet ved vi jo at der kommer til at mangle seks milliard kr hvis vi bare skal sørge for at følge med

i forhold til borgere som har brug for ældrepleje eller brug for sundhedsbehandling

om alternativet vil være med til at afsætte de nødvendige ressourcer til pleje og behandling af flere og flere ældre

den sociale og den økonomiske og der skal stå sorte tal

fokuserer på her er jo den sociale bundlinje hvad gør vi i et samfund hvor vi får flere ældre hvordan sikrer vi bedre normeringer i vores daginstitutioner hvordan sikrer vi et bedre uddannelsessystem alt det

kigge på det og så kan i se hvor meget vi rent faktisk prioriterer

i stedet for vil være venlig at oplyse mig om hvordan man tænker

vil løse problemet med den demografiske udvikling på ældreområdet

igen stiller et forslag i folketingssalen om at at man

afsætter det nødvendige budget til at følge den demografiske udvikling til ældreplejen svarende til seks milliard

at velfærden har været under pres

regeringen to procentsbesparelser på en række

områder er vi fuldstændig stik imod og vi vil gøre op med

til kontanthjælp og i forhold til integrationsydelse og to

og eftersom folketingsvalget nærmer

og tyve handler om

for alle de hårdtarbejdende sosuer

at hvis vi nu ikke tænker på økonomi hvis vi ikke tænker på i dag men tænker på om tredive fyrre år hvad er det så for nogle spørgsmål vi skal rejse

og hvem vil ikke gerne have det

det og danskerne vil gerne have et nysgerrighedsår

noget der er rocket science det er det man ser på en lang række arbejdspladser

det skrevet ind i kontrakten at man har en halv års

efteruddannelse så det vi ønsker

er et danmark som er organiseret på den måde at vi bliver ved med at blive klogere igennem hele livet

måske vil gøre og gerne vil arbejde hen imod men hvis vælgerne skal forholde sig til det skal de jo

danmark ser ud om tredive år altså hvis

jo være fuldstændig i orden at stille det spørgsmål men jeg er jo så gammel at jeg

at arbejdsmarkedets parter i en periode hvor der var høj arbejdsløshed gennemførte et program der hed giv

lov til orlov og hvor mennesker der var i arbejde gik ud af deres jobfunktion hvorimod

arbejdsløse kom ind og fik lov til at overtage det

at i forbindelse med at man den seksogtyvende juni bekendtgjorde

gik efter statsministerposten

hvis vi skal bremse klimaforandringerne derfor peger vi på uffe elbæk som vores statsministerkandidat vi vil magten og vi vil forandre magten men det man siger

der træffes alle de afgørende beslutninger i

at vi ikke tipper den her klode ud over kanten og det vil sige at det egentlig er uagtet om jeg bliver statsminister eller ej den statsminister som kommer til at sidde ovre i statsministeriet kommer til at

i en valgperiode hvor man skal træffe nogle fuldstændig afgørende prioriteringer på det grønne område og det var det der var meningen med den twitterbesked

men næsten med den samme tekst og

fordi den kommende valgperiode er sidste chance hvis vi skal bremse

have

det handler ikke om om det er mig der bliver statsminister eller ej ved næste valg men det der

de næste fire år skal folketinget den statsminister der nu engang er træffe

fuldstændig afgørende beslutninger omkring en grøn omstilling af danmark

er konsekvenserne fuldstændig uoverskuelige og heldigvis kan

sker lige nu blandt andet

synes at

seerne fokusgruppen der sidder på tilhørerpladserne eller os her i salen

røde linjer hvis man træder over den

som sagt holder vi de grønne linjer for os selv

en masse ting altså det det er det demokratiet handler om men der er jo noget som er så vigtigt for et parti at man siger

at vælgerne ikke skulle involveres i det her eller er det kun noget

hvad er

jeg tror det er nogle medlemmer der sidder deroppe og det er da dejligt at de har lyst til at deltage og høre en

jeg godt forstå at spørgeren rejser spørgsmålene men

til import af udenlandsk arbejdskraft for jeg sad hjemme i min sofa tirsdag aften og så den her partilederdebat og jeg undrede

til at det skulle være nemmere og billigere at importere for eksempel rengøringsmedarbejdere fra

om én ting nemlig at øge presset på lønningerne

som for mig at præcis det samme formål nemlig at øge

gået i den modsatte retning og

at der er behov for at importere arbejdskraft

jeg deltog jo som sagt i debatten i tirsdags og stod

man fuldstændig lever op til de spilleregler der er på det danske arbejdsmarked som vi kender

selvfølgelig skal opkvalificere alle de gode borgere der bor i danmark i dag og som ikke har et job selvfølgelig skal vi sørge for at vi laver særlige uddannelsesforløb praktikforløb hvad ved jeg men jeg tager bare virksomhedernes behov alvorligt derfor var jeg enig og det er jeg stadig væk jeg er enig i det

arbejdsgiverne siger også at vi skal hæve pensionsalderen mig

som vi arbejder

at analyser viser at det ser ud til at vi kommer til

miste rigtig mange job ottehundredetusind refererede alternativet til

virksomhed siger men det gør indtryk på mig når store hvad jeg synes er troværdige og tillidsvækkende

går ud og siger at vores virksomheder har de her job vi udbyder dem

derfor ønsker de også muligheden for at

jeg har det faktisk rigtig rigtig godt med at

københavn hvor folketinget ligger hvor hver femte af borgerne i københavn er født uden for

det er en dejlig by så jeg har ikke noget problem med

ifølge alternativets politik

helst ikke arbejde for meget vi må helst ikke bevæge os rundt i verden

og samhandel med andre lande vil

det vigtige er jo at der er sorte tal

i det regeringsprogram vi har fremlagt har vi fuldstændig angivet krone for krone

fast ejendom mere end vi gør i dag vi vil beskatte

og arv vi vil lægge skat på finansielle transaktioner vi vil fremrykke beskatningen af de

betaler ind og så videre og så

vi har en fuldstændig finansieringsplan

til at opleve at vi går ned i salen med et forslag som ikke er er finansieret

som

til de gode gamle dage arbejdede man fra morgen til aften og man arbejdede rigtig hårdt

blev nedslidt meget tidligere

lige danmark end det vi ser i dag

af de største problemer er er den ulighedsfaktor vi for

ejer du en bolig eller gør du ikke så vi går da ind og ønsker et mere lige danmark

spørgeren det socialisme jeg er fuldstændig ligeglad med hvad vi kalder det bare der står positive tal

den grønne og den sociale og den økonomiske bundlinje vi bliver nødt til at udvikle en ny økonomisk model for fremtidens danmark

demokraternes partikonvent i juni to tusind og otte

se jeg er ikke helt sikker på at det gik på den måde men nu har vi jo også fået

løfte den opgave

er da rigtigt og det har jo også været omtalt i mange medier

en sandsynlighed for at det er lars løkke rasmussen der bliver forhandlingsleder betyder det så at lars løkke rasmussen så måske bliver statsminister

er spændende lige nu når man både kigger på hvad der sker i sverige og også andre steder i verden

de her blokke op og simpelt hen

politisk disruption igennem

der skal definere danmarks retning fremadrettet hvis der ikke

at så går vi i opposition uagtet hvem der så ellers danner regering med den viden vi har i dag betyder det så at vi ikke vil arbejde solidt nede i salen selvfølgelig vil

vi vil forhandle vi vil

den tale fra alternativet

jeg har været mest uenig

vi har et fælles fundament

det der har skabt danmark det får mig til da herre uffe elbæk refererer til andelsbevægelsen højskolebevægelsen

den positive udvikling der er sket for friskolerne i

de senere år hvor koblingsprocenten er blevet

med højskolerne og efterskolerne for os er det

at de enkelte folkeskoler har samme frihedsgrader

som de frie skoler jeg ser meget gerne at vi slipper den offentlige sektor fri og dermed institutionerne fri og det er helt ned på

skolerne selv kan definere som jeg også sagde i min tale eksamensformer og undervisningsformer

jeg ønsker et meget meget mere frit danmark

i det samarbejdende folkestyre det vil sige at alternativet støtter det regeringen har gjort

alternativet er uenig med de andre partier i rød blok der i den grad har kritiseret det og sidst men ikke mindst

og for frihed hvor går grænsen er alt lige er noget ikke bedre end noget andet det kunne jeg egentlig godt tænke mig

som vi har besluttet herinde i salen og det er det der definerer hvordan vi som samfund organiserer os og hvordan vi

jeg ved ikke helt hvad spørgeren

er de beslutninger der bliver truffet herinde i den her sal det er det der definerer vores

skal koges ned til hvem skal være statsminister jeg synes

herre uffe elbæk og alternativet om det der er overvejelsen bag det ærinde som jeg deler nemlig at vi får brudt op i blokpolitikken bare i dag har vi set højrefløjen og venstrefløjen forene sig i

skepsis over for europæisk samarbejde der er al mulig grund til at bryde op i blokpolitikken men til syvende og sidst og som herre uffe elbæk siger med den viden vi har i dag så handler det vel om at man savner at se en politisk vej som peger fremad og som reelt styrer hen imod nogle af de visioner og hvis den tegner sig

den her problemstilling det er selvfølgelig det politiske der er afgørende

med de udmeldinger der er kommet indtil nu fra henholdsvis

at hvis vi ikke lykkes med vores regeringsprojekt så er vores holdning at ingen af de to partier kan bruge os som

er sådan som det ser ud dags dato

jeg håber jo bare at blandt andet radikale venstre havde lyst til at komme over til os og blive en del af en grøn position og at andre gode

partier i det her folketing kom over til os og dannede

tiltag og i dag lykkes vi med at formulere nogle ting som vi måske ikke havde regnet med for bare en uge siden

stræbe efter at ens mandater bliver talt med at de kan bruges til noget som et udtryk for at den politiske retning er rigtig

her jeg er rigtig glad for at oppositionspartierne i dag er blevet enige om

lige danmark et mere solidarisk danmark et danmark der vil være klogt og så endelig et danmark der vil være grønt

så jeg fokuserer på politikken

der var barackburgere og der var michellecookies der var folk på gaden der var danske og amerikanske flag i flagstængerne hele byen sitrede

nemlig at danmark kæmper over

vægtklasse

statsministeren var i det hvide hus og lavede sjov med at det sagde obama angiveligt om alle de nordiske lande men at det skulle vi ikke

jeg hørte lidt af den samme stolthed i

at danmark er en del af eu som har skabt fred og fremgang for generationer på en måde som vores forfædre kun kunne drømme om da de lå i skyttegravene og beskød hinanden stoltheden

danmark har vist verden vejen i kampen mod klimaforandringer senest med energiforliget hvor vi jo tog de sidste afgørende skridt hen imod at al den strøm der kommer ud af stikkontakten og al den varme der er i radiatoren kommer fra vedvarende energi kilder stoltheden

et forstærket samarbejde om integration med arbejdsmarkedets parter som har givet flere flygtninge en chance for at komme i arbejde og stolthed

over at vores virksomheder ikke længere kigger langt efter kunderne men i stedet for leder med lys og lygte efter medarbejdere så de ikke skal sige nej til ordrer jo der er meget at være stolt af

at statsministeren kan være stolt af sin tale den lød flere steder ret

gik uden om de ting som han så antageligvis ikke er så stolt af glæde over det indre marked jo

men ikke et ord om de tilsyneladende fastgroede grænsebomme fornøjelse ved flygtninges succes på arbejdsmarkedet men ikke et ord om håndtrykspåbud og bødestraf til borgmestre som ikke rører nye statsborgere på den retmæssige statsafklarede facon behovet for at udenlandsk arbejdskraft tales op mens indgreb mod internationale studerende på landets universiteter dysses ned

men ikke én sætning om massive uddannelsesbesparelser og uddannelsesloft smykkelov integrationsydelse

da debatten startede gik hverken venstre eller socialdemokratiet ind for et forbud

fordi dansk politik jo alt for ofte ender med at være en konkurrence om at opfinde symbolpolitik som kan gøre dansk folkeparti glade

for at få sin marokkopude

for at få lov til at sidde blødt på ministertaburetter eller for at bringe sig tættere på dem det er vel sådan set socialdemokratiet og venstre vi har sågar hørt herre martin henriksen sige at dansk

hel liste en helt menu

skovsnegle som man vil servere en for en for venstre og socialdemokratiet nu når burkaforbuddet er kommet med men men men måske er der lys forude for

i dag siger alle jo nej til dansk folkepartis krav om et integrationsstop

og skrotning af den succesfulde integrationsgrunduddannelse så se nu der vær lidt stolte af jer selv i kan jo godt

vi radikale ønsker en helt ny retning for danmark

finansierede løsninger på virkelighedens problemer som er vores søkort

vi sætter ikke et nyt skib i søen før vi er enige om retningen det er vores krav hverken mere eller mindre danmark har nemlig ikke bare brug for en ny kaptajn vi har også brug for en ny kurs

det jo faktisk vise sig at være for sent eksperter mener at

er uoprettelig sytten år hvad skal vi så sige til vores børn dem der bliver født i år og kan stemme

om atten år nåh ja vandet i hanen smager måske lidt af klor fordi vi ikke fik passet på det og dit liv bliver afkortet af de der giftige partikler du indånder når du cykler ned

dit gymnasie eller din erhvervsskole

sort symbolpolitik i stedet for grøn handling

det ikke hvis det står til radikale venstre

i to tusind og tredive vi glæder os over at regeringen har overtaget vores mål om en million elbiler på vejene

en bedre start på livet vi vil have fire

flere pædagoger så ingen oplever at stå alene en tirsdag eftermiddag med sytten unger i en daginstitution vores folkeskole har for mange regler og for få penge

og en milliard kroner mere til skolen hvert eneste år så

kan få bevægelse hver eneste dag en varieret undervisning

at besøge et museum en virksomhed

tur ud i naturen når vores uddannelser sparer og sparer bliver der nemlig længere til skole og uddannelse og for os er det afgørende at det er muligt at uddanne sig over hele landet hele livet og det kræver prioritering

overveje det viselige i uafbrudte uddannelsesbesparelser det kan og skal vi gøre bedre venner

men det kommer ikke af sig selv danmark mangler akut dygtige mennesker der kan tage fat hvis vi skal

vi nødt til at gøre det muligt for virksomhederne at hente de mennesker i udlandet som vi mangler herhjemme alt andet bliver hykleri for danmark mangler ikke først og fremmest penge men mennesker til vores virksomheder til plejehjem til hospitaler og spørgsmålet er hvor længe socialdemokratiet dansk folkeparti og venstrefløjen

i søndags markerede man mange steder fem og halvfjerds året

som mange med rette er stolte af en humanitær arv som har bidraget til billedet af danmark ude i verden og gør det den dag i dag ligesom kvoteflygtninge og høj

bidrage til billedet af et land som med obamas ord kæmper over sin vægtklasse

siger regeringen i nej til kvoteflygtninge endnu en år med opbakning fra socialdemokratiet en uge senere altså senest på mandag skal tretten årige mint fra køge skilles fra sin mor og lillebror fordi de danske myndigheder mener at hun bør leve med sin skizofrene og voldelige far i thailand og på sjælsmark kaserne

stadig flere børn og deres familier aktuelt tre og halvfems børn børn hvis forældre har fået afslag på asyl men som ikke kan sendes ud

som end ikke må eje deres eget legetøj

familier ikke har eget toilet køleskab eller lov til

statsministeren sagde i åbningstalen at han ville give alle børn de bedste muligheder for et godt liv og fru mette frederiksen vil også gøre mere for børnene men så kom dog i gang disse børns kummerlige tilværelse vækker ikke følelsen af stolthed men af smålighed det er ikke et eksempel på at kæmpe over sin vægtklasse men snarere at slå under bæltestedet

det er derfor at vi har givet danskerne en garanti vi støtter kun en ny regering der gør sig uafhængig af dansk folkepartis politik

det gør en forskel om den næste regering i danmark er baseret på radikale venstre eller på dansk folkeparti og det er uanset om det gælder klimakampen europapolitikken integrationspolitikken uddannelsespolitikken det afgørende spørgsmål er

over vores vægtklasse eller skal vi snarere slå under bæltestedet skal det være stolthed eller skal det være smålighed jeg er ikke i tvivl

vi sætte en ny kurs for danmark ikke skarpt mod højre ikke blødt mod venstre men den vej

østergaards indlæg nemlig at der er forskel på

man etablerer et flertal herinde hvori det radikale venstre indgår på en række afgørende spørgsmål der er vigtige for danskerne specielt på udlændingespørgsmålet og

værdidebatten er det klart at der er afgørende forskel derfor er der også stor interesse for hvad der kommer til at ske afhængigt

jeg skal bare lige høre om det stadig væk står ved magt her i starten af oktober måned

er noget der måtte have ændret sig herre morten østergaard siger

inden vores mandater kan tælles med skal der være en politisk aftale som sikrer at vi ikke bare får en ny regering men også får en ny politisk retning for danmark den retning vil adskille sig markant fra det danskerne får hvis dansk

så vil sige til dronningen at han udtrykker mistillid til mette frederiksen ved første folketingssamling

det der ikke går an er det vi også har set i dag det er jo

dahl der bakker op om en regering men grundlæggende er uenig i dens politik som står her på talerstolen og kigger ned på statsministeren og siger jeg er din bedste ven for jeg har forhindret dig i at føre din politik

dahl og derfor tager vi ansvaret så alvorligt at vi kun støtter regeringer hvis politik vi grundlæggende kan bakke op om

derfor ja vi vil kende politikken på forhånd

at sige til danskerne at lige præcis der hvor den skriftlige aftale

adskiller politikken fra det som dansk

jo ellers har indflydelse på i særdeleshed er

i høj grad er udlændingepolitikken morten østergaards tænker på altså værdi og udlændingepolitikken som er afgørende

til forskel risikoen for at det samarbejde der er bygget op gennem generationer går op i limningen hvis man følger i sporet på dem som herre

til i europa orban i østeuropa eller nigel farage

at skære ned på uddannelse som man har gjort finanslov for finanslov med herre kristian thulesen dahls medvirken

fodslæbende i den grønne omstilling og ja flygtninge og integrationspolitikken måden vi lever sammen på det alt sammen spørgsmål som

morten østergaard lyder jo faktisk oprigtig når han taler om kvoteflygtninge

også undre mig en lille smule at kvoteflygtninge slet ikke står nævnt i

radikale venstre har bakket op om så jeg kunne godt tænke mig at spørge herre morten østergaard hvis kvoteflygtninge betyder så meget for det radikale venstre vi har tidligere hørt fra enhedslisten og alternativet hvordan kan det så være at man ikke med et

er i tvivl om hvad vi mener det jeg synes er forbløffende

er jo egentlig at når man lyttede til statsministerens åbningstale

meget snak om hvor få flygtninge der kommer til danmark

det er bemærkelsesværdigt at kvoteflygtningesystemet er lavet af en tidligere venstreformand der blev fn flygtningekommissær nemlig

herre anders fogh rasmussen om ret meget af hans udlændingepolitik men hvert eneste år og endda med dansk folkepartis velvillige medvirken

mens han var statsminister derfor må jeg sige

det er ringe af venstre ringe at man heller ikke nu mener at tiden er til at tage kvoteflygtninge man kaster vrag ikke bare på danmarks traditioner men i

tidligere udtalt at han vil stille et klokkeklart krav til

at der skal skabes et øget økonomisk råderum

få svar fra socialdemokratiet om den økonomiske politik jeg mangler stadig væk at se en samlet økonomisk plan så jeg kunne godt tænke mig at spørge herre morten østergaard hvilke tiltag

man kan få igennem der vil øge det økonomiske råderum såfremt socialdemokratiet skulle blive

jo på en eller anden måde virker som det mest oplagte i den situation vi står i fordi det

kan man sige kræver at nogen der bor her i landet i forvejen egentlig skal gøre noget andet end at byde nye kollegaer

velkommen så så vi

selv om hvad de går til valg på men udfordringen løber ingen steder og skal alle de gode intentioner indfries

sagt fra talerstolen der står også en

starte med at rose radikale for at ville

afskaffe fattigdomsydelserne og også give en afklaringsgaranti til folk det er noget vi i enhedslisten også er er meget enige i

og det er at radikale tilsyneladende har tænkt at alle kontanthjælpsmodtagere under tredive

skal erklæres automatisk jobparate

kommer det i virkeligheden til at betyde for de her mennesker hvis alle unge skal ud i i virksomhedspraktik og jobprøvning og udnyttejob og alt det der er jeg virkelig bange for at de her unge der allerede har alvorlige problemer

bliver mere stressede og udmattede og at flere af dem vil miste

hen komme til at blive endnu mere fattige det synes jeg

er en ordentlig tilgang til andre mennesker og vi så jo også sidst i to tusind og tolv hvordan den

kontanthjælpsreform radikale var med i

hen blev hjemløse fordi de kom til at miste deres

indtægt fra den ene dag til den anden derfor

radikale hvordan de vil undgå at de hårdtprøvede unge mennesker kommer endnu mere i klemme hvis de bliver påklistret

under tredive år og ikke har en uddannelse i dag slet ikke kan være jobparat

ikke muligt at blive erklæret jobparat og det er da lidt ærgerligt at man er i kontanthjælpssystemet og godt nok har fået at vide at man egentlig var klar til at kunne tage en

uddannelse men altså ikke er motiveret til det eller kan finde vej i det og i årevis

dem der så bliver kaldt aktivitetsparate altså underforstået at der skal noget andet til før man

kan vi se at kvaliteten af de tilbud de får slet ikke står mål

hvis man er i den anden kategori altså som de ældre er den type

aktivering der er løntilskudsjob og andet så for mig handler det ting og det er at kontanthjælpssystemet er et sted man skal være så kort tid som muligt og hvis man har problemer af sådan en mere grundlæggende karakter psykiske lidelser

synes jeg sådan set at det er nye forbedrede ressourceforløb der burde være vejen

har andre problemer end bare arbejdsløshed at de netop har

sættes ned i ydelse hvis de ikke længere kan

kan blive erklæret jobparat at det er bedre

ikke kommer i gang med en uddannelse i årevis og går på

det klinger en lille smule hult nu har vi hørt enhedslisten i dag være meget skeptiske over for udenlandsk arbejdskraft fordi vi skal have dem der er i landet i arbejde først og så skal man ikke kunne erklæres jobparat

arbejdskraft og så sige at de unge

tage en tredjedel af al landbrugsjord ud af drift i danmark

tror jeg jeg anslog det til at

cirka halvfems milliard kroner nu har miljø og fødevareministeriet

reducerede eksportindtægter og tabte arbejdspladser og så videre hvor er det det radikale venstre vil finde alle de penge

jo har vist hvor sårbart det er over for klimaforandringer efter en meget tør sommer

er der rigtig mange landbrug som har svære problemer med økonomien og det udstiller jo egentlig at der er mange som er lige

regeringens side og som

hundrede og fem og tyve million var på at udtage sårbare jorder så i den tid der er gået siden vi diskuterede det sidst

at fortsætte år for år hvor skal pengene komme fra ja vi

landbrugsstøtten til det men ellers må vi jo finde andre

en anden del af det radikale venstres

og jeg ved ikke om det radikale venstre mener at de er bedre end for eksempel arla til at vurdere hvad markedsandelen af økologi er men mig bekendt

i øjeblikket nye økologiske mælkeproducenter ind fordi vi

mindre bogstaveligste forstand er ved at drukne i økologisk

så det kunne måske være rart at høre om herre morten østergaard mener at vi herinde

morten østergaard selv og det radikale venstre er bedre til at forudse markedsudviklingen end for eksempel arla

ligger i det program vi lige har præsenteret fremad

for de to tredjedele af landbruget der er tilbage

det er klimavenligt vi er helt opmærksomme på at der er en række konventionelle landmænd der faktisk gør en ihærdig indsats for at blive mere cirkulære og blive mere klimavenlige og reducere deres forbrug af sprøjtegifte og derfor kan man sige

det grønne område og på børnenes vegne det er prioriteringer som sf deler

ikke nå alt på ti minutter så jeg tænker at

måske også er plads til at stille nogle spørgsmål om det

altså dorte havde for nylig en nattevagt hvor hun skulle

ser arbejdspresset ud i ældreplejen

det er ikke realistisk

vil rigtig gerne høre hvad de radikales bud er

de mange erhvervsuddannede som knokler og som bliver nedslidte

sådan at man fastholder en pensionsalder på to og halvfjerds år er det sådan at de radikale vil være med til at

bliver spurgt til de nedslidte så er vi jo

har den mest lempelige politik vi vil jo give mulighed for at folk som ikke længere er i stand til at passe det arbejde de har uden yderligere arbejdsprøvning kan få lov at trække sig tilbage fem år før pensionsalderen altså også før

godt kan se at der er nogle for hvem den generelt stigende levealder ikke gør sig gældende på samme måde der er nogle der er ude af stand til at passe deres arbejde til den pensionsalder som bliver gradvist højere

i ældreplejen og alle de andre steder hvor man løber for hurtigt så får vi jo brug for folk til

er derfor at jeg også sagde i min tale at det jo ikke nødvendigvis er ressourcerne vi mangler det er faktisk folkene halvfjerds procent af landets kommuner har oplevet at det er blevet sværere at rekruttere til ældreplejen foa taler selv om risikoen i de kommende år for at man kommer til at mangle folk så vi har brug for at skabe vilkår der gør at man kan blive

at for nogle medarbejderes vedkommende skal de arbejde indtil de segner

andre kan få lov til at leve et let arbejdsliv hvor vi ikke bliver nedslidte

nogle gode år i alderdommen har vi ikke alle sammen ret til nogle gode år i alderdommen hvor vi ikke er slidte og afhængige af medicin og behandling og sygehuse

det gør jo så at vi har et råderum i de kommende år som vi kan prioritere vi plejer at være enig med sf om at bruge penge på

tiltag der gjorde at dem der var raske skulle arbejde lidt længere men i dag er man glad for at råderummet er der og man henholder sig til det i alt hvad man i øvrigt gør det jeg siger

lad os nu give en fremstrakt hånd til dem der reelt er nedslidte dem der ikke kan passe det arbejde de har i dag uden

at de kan få lov at trække sig tilbage og så lad os

østergaard har boet tre dage ude i virkeligheden i vollsmose to nætter og tre dage

østergaard blev meget begejstret for regeringens bandepakke

vi alle sammen ude i virkeligheden hver eneste dag men

jeg ulejligede mig med det som regeringen ikke fik tid til nemlig

med nogle af de folk som

jo lever med konsekvenserne af integrationsproblemer og det gjorde jeg egentlig for at bryde op i den der lidt

kedelige debat der indimellem kan blive herinde

nogle af dem der var i regeringens

i stedet for at lave noget der virker i virkeligheden

nogle af de redskaber vi har været skeptiske over for i den seneste bandepakke og det vil jeg da gerne også gentage her i dag ja

at de mennesker der bor de steder hvor banderne kriges fortjener at der bliver sat effektivt ind over for det og jeg er glad for at de redskaber har virket for politiet jeg har mødt beboere der var glade for det men jeg synes så bare der savnes

bliver lavet en reel indsats for at forhindre nye bandekonflikter

jo blusset op igen til trods for bandepakkerne

én betjent på indre nørrebro der har til opgave at gå ud og lave opsøgende arbejde

det er da for småt og derfor synes jeg egentlig at det som man burde

opfordre til endnu flere udflugter i virkeligheden

taler med nogle af de kvinder der er undertrykt og dem der også kan fortælle herre

ikke bare er symbolpolitik men ligestillingspolitik det er ikke at give det modsatte køn hånden det er ikke symbolpolitik det er ligestillingspolitik så mit spørgsmål

er forskellen på symbolpolitik

af de kvinder især unge kvinder og det de er allermest frustreret over er jo

som den kører herinde som efterlader et billede af at de ikke kan regnes som rigtige danske selv om de har boet

andre ting jeg tror måske at

naser khader og jeg skulle besinde os lidt på at det ikke er sikkert at vi skal fortælle de kvinder hvordan de skal leve

skal lovgive om det måske skulle vi i stedet for give plads til at nogle af de kvinder som faktisk har sat sig for at hjælpe dem og som måske er bedre til at tale med dem ikke bliver mødt med udskammelse fra folketinget men i stedet for får de ressourcer til at fortsætte deres gode arbejde for eksempel i exitcirklen se det ville være en god erkendelse fra herre naser

se hvis jeg var socialdemokrat ville jeg have den overskrift på herre morten østergaards

herre morten østergaard har jo begået et manifest som enhver kan se er inspireret af herre morten østergaards ven nede i

er måske meget godt fra en radikal synsvinkel for så var

de radikales oplæg jo have heddet tilbage

el saadi og said mansour og og hvad de alle sammen

det radikale venstre flittigt stemte ja til det

efter næste valg skal den statsminister han selv har bragt til magten gå af og der skal være dronningerunde altså

vil jeg vove den påstand at i de sidste to årtier

er der ikke meget der har splittet i danmark som den kurs der har været forfulgt fra dansk folkeparti og det er

jeg sætter tingene så skarpt op som jeg gør vi har brug for at samles som nation vi har brug for sammenhængskraften men det får vi jo ikke når det eneste man bruger sin tid på er at grave grøfterne dybere og dybere og sætte splid imellem befolkningsgrupper

oplever at unge mennesker der aldrig har boet andre steder end i danmark

det udfordrer sammenhængskraften men den udfordres

jeg synes vi skulle række hånden ud og sørge for at vi var et land hvor vi ikke bare levede ved siden af hinanden men også levede sammen

at det var vigtigt for hende at være blevet dansk

med glæde og begejstring

kammerater med alle de islamister som herre morten østergaard

mennesker som vi forsøger at holde ude de mennesker

er da selvfølgelig vekommen til at tage vores samfund til sig men det skal da ske på de præmisser som er gældende i vort land det skal da ikke ske betingelsesløst

der stilles ikke nogen betingelser

det lykkedes jo på tredive sekunder plus det løse at få bekræftet lige præcis det jeg sagde

at yppe kiv og mistænke folk uanset hvem de er for at

og alt muligt andet jeg hørte også godt

kristensen berth sluttede med her nemlig at det ikke handler om at folk hvis de har lyst og vilje til det og kan integreres må blive her men at der uanset hvem de er hvis bare de har en bestemt religion så er for mange af dem og det er jo forskellen jeg ser mennesker som lige uanset hvad de tror på

med med fru mette frederiksen som beskæftigelsesminister

hvad der er sket siden to tusind og fjorten

nu er ledigheden lavere og der er sådan set

ikke ønsker at bidrage til at få

da vi havde en regering der beroede på radikale venstre

som jeg lige lytter til debatten i dag at det synes at være tilfældet når statsministeren er fra venstre så kan det være at

her aftale vi ved at det også vil bidrage til vækst og danske arbejdspladser

specifikt når det handler om udenlandsk arbejdskraft går bedre med radikale venstre i regering og venstre i opposition

tidlig tilbagetrækning end de radikale har men jeg vil gerne kvittere for de radikales forslag der jo er klart bedre end de gældende regler om seniorførtidspension så tak for det det lider jo bare af den skavank at det er bundet op på folkepensionsalderen det betyder jo at sådan en ordning kommer til at gå på samme måde som med efterlønnen den bliver mere og mere uanvendelig for de mennesker der egentlig har hårdest brug for den nemlig dem der kom tidligt på arbejdsmarkedet og så vil jeg sige til

det handler jo ikke kun om nedslidning det

sagen er jo at herre morten østergaard sammen med socialdemokratiet sammen med dansk folkeparti og de andre borgerlige partier har vedtaget en ordning

først kan gå på folkepension når hun er fem og halvfjerds år men sundhedsministeren har jo lige givet os tallene på den kæmpemæssige ulighed i levealder

dårligst stillede del af befolkningen blandt mændene lever næsten ti år kortere end de højtuddannede er det så retfærdigt at have en pensionsalder

fem og halvfjerds år eller bare ni og tres som den bliver forhøjet til

var værd at afsøge nærmere om ikke det kunne blive til noget

forskelligt på det med om det er okay når levealderen vokser at pensionsalderen så følger med om det er okay at dele nogle af de ekstra leveår med sine kollegaer på

virkeligheden er jo i hvert fald at hvis man forfølger det synspunkt som enhedslisten har så skal det betales og så skal det betales af nogen

vi siger bare at for os er det vigtigere at der er en god pleje for de ældre gode hospitaler investeringer i sygehuse flere pædagoger i daginstitutionerne vigtigere at tage kampen med ulighed i sundhed så en der er atten år i dag ikke når han kommer til pensionsalderen skal opleve

enhedslisten mener jo at den bedst stillede fjerdedel af befolkningen og ikke mindst de ti procent bedst stillede skal bidrage langt mere til fællesskabet så bliver

såmænd også råd til en ordentlig folkepension til dem der kommer tidligt på arbejdsmarkedet

det handler ikke kun om nedslidning men jeg har et spørgsmål mere til herre morten østergaard hvad skal alle de mange mennesker leve af som i de kommende år

morten østergaard selv været med til at forringe de ordninger som de mennesker skulle leve af dagpenge efterløn førtidspension sygedagpenge kontanthjælp hvad skal de mange mange mange tusind mennesker leve af som ikke kan hægte sig fast på arbejdsmarkedet

det løse problemet men så anerkender man jo ikke at syv ud af ti kommuner har svært ved at rekruttere folk til ældreplejen at store årgange på en lang række velfærdsområder går på pension

der ikke er nogen til at udfylde arbejdet derfor hænger det ikke bare sådan sammen at man kunne beskatte sig

i det her land er er det sådan at uanset om det er velfærden eller det er velstanden så kommer den ud af menneskers arbejde og når enhedslisten så massivt forhindrer udenlandsk arbejdskraft ikke vil kigge på tilbagetrækning og også blokerer hver eneste gang der er tale om andre typer af indsatser for at få flere i arbejde

vi tror på økonomiske incitamenter på økonomiske reformer og der har vi

i fællesskab skabt et råderum igennem en række reformer som vi nu kan nyde godt af i fremtiden senest er vi jo sådan set også

til danmark og arbejde

nævner jeg integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet i forhold til de økonomiske incitamenter har integrationsydelsen to formål den har det formål at det skal blive mindre attraktivt

og den har det formål at den skal få nogle flygtninge ud på arbejdsmarkedet

flygtninge i job hvis man afskaffer integrationsydelsen

på arbejdsmarkedet med den indsats som gøres

acceptere at børn i danmark skal vokse op i fattigdom i sidste valgkamp nu er statsministeren jo ikke fra spørgerens parti men alligevel

lovede statsministeren at regeringen under hans ledelse ikke ville føre en politik der bragte børn ned under den daværende regerings fattigdomsgrænse det er et løfte man har brudt hver eneste dag siden jeg synes på en eller

at det byder mig grundlæggende imod at på et tidspunkt hvor det går bedre end nogen sinde der er færre ledige vi diskuterer mangel

er de eneste i det danske samfund som har fået mindre til sig selv dem der med

de andre fattigdomsydelser det er et holdningsmæssigt spørgsmål derfor mener jeg vi kan nå de andre ting

det faktisk betyde at en familie som har midlertidigt ophold i danmark og

have indflydelse på om man

til at gøre danmark attraktivt for asylansøgere nu har vi jo endelig fået bremset

en farlig kurs at gå ind og tilbyde ethundrede og tyvetusind kroner mere om året efter skat

der er jo ikke forskel på prisen nede i supermarkedet

i biografen eller hvad det nu er man har lyst til at gøre med sine børn på deres fødselsdag fordi man kun har boet her et halvt eller et helt år derfor er det jo en overlagt beslutning om at der er nogle familier der skal leve dårligere end alle andre

andre veje vi har konkrete forslag til hvordan man kunne styrke indsatsen så ingen går passivt på kontanthjælp

det radikale venstre

ønsker at give skattelettelser til

højeste lønninger og de ønsker

tidligere i en besvarelse på et spørgsmål fra

thulesen dahl at nu skulle man jo ikke

til hvem man vil pege på udelukkende et spørgsmål om flygtninge og indvandrerpolitikken de to emner jeg her har skitseret

høje lønninger og at man hæver pensionsalderen er det også emner der er kan man sige ultimative i forhold til hvem man vil indgå et samarbejde med efter et valg eller hvem man vil pege

vi ønsker en stor skatteomlægning det er rigtigt med lavere skat

sådan en fik vi jo sidst vi var i regering

det var samlet set en fornuftig skattereform så man

på med at pille enkeltelementer ud men

at venstre i regering har haft meget vanskeligt ved at føre sin økonomiske politik og derfor er det jo en af grundene til at vi siger at der må nye

suppen om jeg så må sige der skal en ny retning en ny regering til men det er klart

fremhævet af en anden spørger tidligere at for os er det afgørende at man ikke stikker folk blår i øjnene de ønsker vi har til at investere mere i børn unge uddannelser og grøn omstilling

kræver at der er mennesker til det og at der er ressourcer til det og derfor har vi også sagt at for os er det afgørende at en ny regering skaber et større råderum end det vi har

jeres program det bilder jeg mig faktisk i i al beskedenhed

det er ultimativt i forhold til at man ønsker at pensionsalderen skal hæves og at man vil give skattelettelser

om det var godt eller skidt det er jeres tilgang

i i ringhjørnet eller er i i midten

den nye regering må øge råderummet og så tror

under ledelse af spørgerens eget parti der har måttet opgive den ene økonomiske plan efter den anden fordi man er bragt til magten af nogle som ruller sømmåtten ud hver eneste gang der skal føres en ansvarlig økonomisk politik

meget ordføreren havde nydt at være i kolding

glad for at høre

kan søge beskyttelse mod både genopdragelsesrejser tvangsægteskaber

virke som om radikale ikke har et virkelighedssyn

synes jeg ikke at det hænger sammen med at at de radikale vil åbne op så alle bare kan komme der skal da ske en radikal ændring i forhold til hele samfundet

til hvad der foregår anerkender

når man hører de her spørgsmål fra dansk folkeparti

et led i den sædvanlige ansvarsfralæggelse

med en enkelt pause under helle thorningregeringerne kunnet diktere

er der ikke brug for krisecentrene jo det er der da og det er jo nok fordi troen på at man løser det med evindelige stramninger i udlændingelovgivningen lagkagespiseri

er det

i forhold til den her debat og i forhold til

så vi stadig væk kan sende et trygt danmark videre til

åbne grænser vi vil gerne have udenlandsk arbejdskraft fordi den bidrager og skaber mulighed for at vi kan få mere velfærd og bedre velfærd og investere i uddannelse der hvor dansk

det handler da ikke om at man skal åbne grænserne og bare kan vælge at leve i danmark det er heller ikke vores politik så der kan fru karina adsbøl sove

miskmask passer

statsministerens åbningstale at det går fantastisk i danmark

rose statsministeren for at tale danmark

et fantastisk land

enig men forskellen på rød og blå blok

de gode tider statsministeren sagde i sin tale at velstanden er vokset med ni tusind kroner per dansker

opsvinget buldrer virksomhederne tjener gode penge

vuggestuer børnehaver og ældrepleje virksomhederne skriger på

i stedet for at investere i de kommende generationer vi står

dage er der uddelt for ni million kroner

det er godt at finansministeren er i god form

tænk var blevet brugt til velfærd

tænk engang

til et nyt ansigt flere dygtige sygeplejersker tid til fordybelse og faglighed i folkeskolen

en fair chance for et godt liv ja hvis man er i tvivl om hvad regeringens politik betyder i praksis

af kontanthjælpsloftet en kvinde skrev til mig

i familien med to nære familiemedlemmer på kontanthjælp jeg må

kroner i boligsikring ved indførelsen af kontanthjælpsloftet

de tårnhøje udgifter når boligsikringen er så hårdt beskåret

ikke være mere uenig der er forskel

et grønt danmark

alligevel ikke bliver til noget

til at overlade til de blå

kan trække sig tilbage fra et langt liv på arbejdsmarkedet inden de er nedslidte

at på en ellers dunkel nattehimmel

et særligt ansvar

at vi lige så godt kan springe alt i luften forskellen er elleve milliard kroner i skattelettelser

overladt til sig selv jeg siger

nemt at finde en fælles politisk platform ligesom det bestemt heller ikke har været nemt

jeg er sikker på at vi kan gøre det bedre danmark er et fantastisk land

endnu bedre men det kræver at politiske beslutninger

to tusind og tolv skattereformen to tusind og tolv måske ordføreren

med skattereformen i to tusind og tolv jeg husker godt debatten herinde

tog fra overførselsindkomsterne og jeg husker også scenariet bagefter

snakker så meget om skattelettelser og hvad de kunne være blevet brugt til er der forskel på to tusind og tolv

ældrepleje jeg oplever mange ældre der tænker hvorfor skal

jo vi gav blandt andet folkepensionisterne en check på fem tusind kroner mere om året det synes jeg var et positivt resultat

set ting der også skabte en social balance

ikke stiger på præcis sammen måde som tidligere de stiger men ikke på samme niveau

det tror

i forhold til lighed i psykiatrien og alle

de bløde værdier grunden til at jeg stiller spørgsmålet er at

jeg synes at ordføreren glemte hvad der skete i to tusind og tolv netop

sf var med til at give de rigeste skattelettelser og det synes jeg

blev fjernet fra det der hedder topskat og røg direkte ned

det tidspunkt var det meget rimeligt at flytte den skattegrænse

at sygeplejerskerne ikke skal betale så meget i skat som for eksempel folketingsmedlemmer

men jeg synes også man skal huske de gode elementer i skattereformen jeg synes sådan set

give vores folkepensionister en ekstra hjælpende hånd og det lykkedes med

sjælør boulevard de bor i nogle

nyrenoverede boliger der har været ombygning i i fem år i det område

en række partier står bag

er de så kommet på listen igen det er jo fordi partierne inklusive sf har ændret på kriterierne angående kriminalitet

der bor to personer for meget som er blevet dømt

gå ud og sortere i folk der er dømte så står vi over for at sf er med til at sikre at tres procent

de nyrenoverede boliger enten skal rives ned

skal blive enige om herinde i folketinget der synes jeg

om det giver mening eller ikke mening at rive boliger

nu er i en virkelighed hvor ja der bor mange mennesker med en ikkevestlig baggrund og ja der bor mange mennesker som ikke har en lang uddannelse og så har sf og andre partier ændret på kriterierne for den her g liste så bare fordi der bor to kriminelle for meget

jo ikke dermed sagt de er kriminelle nu så medfører det altså at

sf og andre partiers krav er at de skal nedbringe antallet af almene familieboliger i det område boliger som lige er blevet renoveret over de sidste fem år styret af beboerne beboerdemokratiet har vedtaget det så står man over for at sf vil fjerne tres procent af de boliger medmindre altså beboerdemokratiet kommer frem til at man skal privatisere dem i stedet for

vi vil gerne have at der også er familier hvor man har arbejde folk der er ressourcestærke

eventuelt forhøjet tilskud i den periode

enig med sf i at vi skal have mere blandede boligområder

kun skal løse integrationsopgaven og

andet sfs ordfører spørge lidt ind

fru mette frederiksen bekræftede også fra talerstolen i dag at det at det kan socialdemokratiet ikke se sig selv i

sætter så højt at at

socialdemokratiet i forhold til en eventuel

synes jeg er lidt noget pjat

sige at aldrig i livet eller noget

forhandler man intet er ultimativt

påstår det med stålsat

eller hvad de nu har for sig det er jo sådan

olsen dyhr forsøger at samle oppositionen og understreger hvor

er i oppositionen

kan man sige beslutning om

uffe elbæk op som statsministerkandidat for stupide statsministerdrømme og noget pjat med det ordvalg kunne man jo overveje om det

inviterer særlig meget til konstruktivt samarbejde der er rigtig mange ting der også skiller os og

vi har en nordsøolieaftale som sf bakker op om og som alternativet blandt andet ikke bakker op om hvor man henter mere olie op af nordsøen

som enhedslistens ordfører refererede til hvor man givetvis

stikken hvor man bestemmer at

ikke må flytte ind i bestemte områder hvis de er på kontanthjælp så vidt jeg ved men det kan være jeg tager fejl støtter sf ikke at vi skal have afskaffet integrationsydelsen og to hundrede og fem og tyve timersreglen vi har skatterabatten til iværksættere som vi

vi vil gerne tilbyde mere udenlandsk arbejdskraft til danmark på linje med det

forslag om at afskaffe nationale test i folkeskolen og vi har

forslag om udsat skolestart i folkeskolen som sf har stemt imod

en del ting der skiller os i oppositionen

nogen skam men det handler bare om at være ærlig om hvad det er vi går ind for i fællesskab og

væsentlige områder der deler vandene og det tror jeg bare vi alle sammen skal være ærlige omkring så vi hver især kan fremlægge

men vi bøjer os jo også imod hinanden fordi der er ting

en grøn ambition så

vi sidder bare i et forlig og forligstraditionen herinde på christiansborg

det gælder de nationale test

fra starten har vi blandt andet talt om at afskaffe de nationale test

vi også rigtig bekymrede for om der kommer til at være en masse almene lejere som bliver sat på gaden på grund af den her aftale og så vidt

hvis boligselskaberne vælger at sælge

nu håber jeg ikke er for mange der kommer til at sige

til den her dagsorden og vi

beboer

det er det der står i aftalen og nogen mennesker på trods af

at sfs mandater jo ikke

sagt at kontanthjælpsloftet er det afgørende

til en ny regering og hvad konsekvensen er hvis man ikke

det så er fordi integrationsydelsen ikke er afgørende

også om to hundrede og fem og tyve timersreglen som spørgeren spurgte om tidligere sf går jo ind for at det skal afskaffes

set både argumenteret for her i salen og vi har også stemt for det så det skal der slet nogen tvivl om

er er hjerteblod for sf

nogen tvivl om at når vi skal have

er en afgørende del af et regeringsgrundlag og

sagt at man ikke kan støtte en regering der ikke afskaffer kontanthjælpsloftet

man sige at fælde dom over hvordan vi andre håndterer

vi har valgt at sætte noget på spil og sagt der er noget der

der er mit indtryk bare at

med sf men det kan vi jo få afkræftet nu altså er det sådan at hvis ikke kontanthjælpsloftet afskaffes og det står i regeringsgrundlaget så kan man ikke

sfs mandater fordi de ikke er til fri

stemt igennem stemmer vi ikke for finansloven og det ved

derfor vil jeg bare for at

også var en del af regeringen i hvert fald i størstedelen af tiden

til tildelingen af ressourcer til kommunerne jeg tænker på de aftaler man indgik i de tre år mellem regeringen på det tidspunkt ledet af

eller fik man beskåret de økonomiske rammer

fem hundrede million kroner mere til børneområdet det er en forøgelse på syv hundrede og

jo korrekt at efter vi overtog regeringsmagten efter en blå regering der ikke havde taget noget som helst økonomisk ansvar skulle vi rydde op

helt så mange midler som vi gerne havde set til den borgernære velfærd men det var altså konsekvens af en økonomisk meget presset situation

del af regeringen skar man ned på kommunernes budgetter det synes jeg da

det var ikke ønsker der var groet i sfs baghave så har vi slået det fast men når vi taler om

sammenlignet med hvordan dansk økonomi så ud i to tusind og elleve da

danmark virkelig i en meget meget svær økonomisk situation nu

set også på vores ungdomsuddannelser

københavn som ligger meget tæt på tingbjerg og når

ens barn vokser op med

daginstitutionsområdet

du ikke følte det var helt på samme vilkår

en drøm for stupid synes jeg man kan kalde mennesker for stupide

hvor mange forlig skal

ind til produktion af olie og gas

enig i at vi skal udfase produktion af olie

hvorfor er det så man samtidig med den anden hånd giver tilladelser til nye

har lidt svært ved at forestille sig at olie og gas er klimavenligt men det er

grund til at danmark skal være selvforsynende med gas blandt andet et sikkerhedsmæssigt perspektiv

jo i energiaftalen der står decideret

at nordsøolieaftalen er en del af det her og finansieringen af nordsøolieaftalen er noget af det der gør at lave det grønne

velfærd velfærd vel vidende at under den tidligere socialdemokratisk ledede regering som sf jo var en del af blev den kommunale serviceramme indskrænket med tre

det der er sket under den her regering hvor servicerammen jo er udvidet med to

har man flere penge til gode skoler til daginstitutioner til en værdig ældrepleje

når

jeg har hørt ret mange konkrete bud på hvad servicerammen så skal være

vi prioriterer den borgernære velfærd

valg der ved spørgeren lige så vel som

vil vi bruge dem på skattelettelser som måske betyder at den enkelte får en hundredemand mere i lommen

at der er faste teams i ældreplejen at det er den samme person der kommer hver eneste morgen

i hvert fald ikke gjort under den tidligere socialdemokratisk ledede regering hvor den kommunale serviceramme jo blev indskrænket med tre

at vi under vores regeringsperiode ikke kunne bruge så mange penge som vi gerne ville på velfærd fordi danmark stod

alvorlig økonomisk krise

da de forlod regeringskontorerne

god økonomi vi står i gode tider

vil spørge sfs formand om

ulighedsskabende reform som blev gennemført under s r sf regeringen og om det lys var en

ønsket for så havde det ikke været dem på

så man kunne finansiere noget af det andet blandt andet at folkepensionisten fik fem tusind

så det var i vores baghave men fordi vi ikke kunne lande den med enhedslisten

mente om den sag for rullende kameraer men når

jeg at der nok grundlæggende mangler en erkendelse af

også når vi ser lo køre kampagne for bedre dagpengerettigheder havde det ikke været for to tusind og tolv skattereformen

have omkring tolvtusind kroner mindre om året end den dagpengemodtager ville have haft hvis ikke partier herunder sf

ved lige så vel som jeg at det her noget der tog kort tid det var noget der

havde jeg gerne set at enhedslisten var kommet i mål men det er jo op til enhedslisten at vælge det selv og

så endte vi jo med at have en anden indfasning i forhold til overførslerne

som alternativet er med i anerkender og billiger nordsøaftalen

nødt til at gå hjem og læse aftalen igen men jeg vil egentlig spørge til almene boliger jeg tror det var odenses politimester der sagde der er jo ikke nogen der flytter ind i et område

den stigmatisering af områderne det begreb som jo i danmark er sanktioneret på landsplan

der bruger ordet ghetto og ordføreren gør det også selv i sin tale hvordan forholder

den stigmatisering

vi snakker om folk der er socialt presset

har allermindst i vores samfund det er da dem jeg er optaget af og jeg er optaget af at finde gode løsninger for dem

men det er jo derfor vi skal have blandede boligområder

at vi afskaffer ghettolisten eller i hvert fald det punkt der inddeler folk efter etnicitet og sammenkobler dem

som bor i de områder hvilket jo ikke passer i langt størstedelen

etniske danskere og vi har flere

ene det andet er at

vi indskrænker på sigt har jeg hørt herre jacob mark tale om

det er okay at vi indskrænker nogles frihed på sigt at vi straffer nogle dobbelt geografisk fordi de

mere frihed ud af at vi indskrænker den nu er det sådan vi skal bedrive demokratiet og retssikkerheden i danmark

alle så forstår

nogle prædikater på mig at en ghetto kun handler

og også folk med anden etnisk herkomst

er socialt svagest stillede i vores samfund og jeg synes vi har et fælles ansvar i folketinget

sikke mange taler

lige for tiden med seksten

til en lille pige så har jeg stiftet min egen lille

i synes vi konservative at vi får masser af indflydelse

ligger alle muligheder åbne

tre numre på listen over

på det andet tidspunkt

i europa det skyldes i

de knokler yder hjælp og omsorg når der

alt det skal vi lytte til

i fremtiden familielæger

i to tusind og tyve

vi konservative meget gerne

almen medicin

kommer til at ryge sådan tror jeg

ungdomsuddannelser og på erhvervsuddannelserne

for studier viser

det ansvar er vi nødt til at tage på os

for regeringen

det er

afskaffes for når

egen hjemrejse samtidig

som justitsminister har sagt

mit hjerte

til de kommende generationer

at sætte en slutdato for det i to tusind og tredive

minde hinanden om at når

fru zenia stampe eller fru trine bramsen nogle af de

det handler om at man for nylig kunne høre landets finansminister sige at han sådan set ikke ville afvise en forhøjelse af pensionsalderen og heller ikke skattelettelser for at øge arbejdsudbuddet og der er mit spørgsmål til det konservative folkeparti om det er det konservative

vi har lavet om at hæve pensionsalderen

investere i vores velfærdssamfund fremadrettet

følge med tiden og derfor står vi fuldt ud på mål

det er der ikke halvfems mandater til at gøre her i folketingssalen i

men ønsket er der om end jeg ikke tror at det er realiserbart inden for den

arbejder fortsat for topskattelettelser og vil egentlig gerne have mere af den slags og man behøver jo ikke at samle halvfems mandater for at få sin regering til at være med på det og derfor er mit spørgsmål selvfølgelig hvis vi bevæger os fra det konservative folkeparti til regeringen er det så regeringens mål fortsat at sænke

desværre rigtig mange danskere er det treogfyrretusind får mindre end to tusind kroner ud af at gå på arbejde

har måske været en hård fødsel at skulle igennem det vi står over for nogle

grads global temperaturstigning for at undgå nogle alvorlige skift i klodens tilstand vi har

i danmark et landbrug som står for tyve procent

betyder noget

om de konservative anerkender at det er nødvendigt at nedbringe den animalske produktion i danmark for at vi kan komme frem til at landbrugets

at det er nødt til at ske ved at nedbringe den animalske produktion

alle de ikkekvotebelagte sektorer heriblandt også landbruget nu lægger vi ud med transportsektoren fordi det er der vi se at det jo desværre går den forkerte vej

præcisionslandbrug ved at se på teknologien i staldene og så videre vi skal have kortlagt

af vores landbrugsareal til foder og til den animalske produktion globalt er det halvfjerds procent vi er nødt til at gå ind i noget hvor vi

det udelukkende er transporten der er med i i den pakke

så naturligvis er vi også nødt til at adressere landbruget

går en førstegangsfødende ni dage over tid så der er lang tid endnu hvor fru mette abildgaard kan berige os med sine politiske tanker

er noget som justitsministeren var ude med i sommer sommer nu har vi snakket lidt

noget hvor vi ser lidt ens på nogle ting og jeg tror også der er et sted vi ser ens på nogle ting når det drejer sig om politiet nemlig

ønsket om at vi igen får etableret et stærkere nærpoliti hvor der er nogle betjente der går rundt i folks lokalmiljøer og kender folkene kender de unge mennesker ved hvem

skal gribe fat i hvis nogen er på vej ud i noget snavs så vi også får det forebyggende arbejde

fortælle lidt mere om de tanker der ligger her hvad der kommer

af muligheder og hvordan vi kan få det her gjort til virkelighed så det ikke kun bliver ved tanker mellem os og enighed mellem os

inviteret til bal i kongehuset fire dage over min termin

er det fuldstændig rigtigt at justitsministeren har

der kommer et udspil vi kommer til at

betjente som er tilknyttet det nære i

stigning af personer som er dedikeret til det lokale

i at se politiet i

en af grundene til at vi kan lave det her

at vi får uddannet flere betjente vi får også

et vestligt uddannelsessted med mulighed for at få optaget flere på politiskolen og så

uddannet flere betjente det er for os at se et flerårigt perspektiv

flere i mandskabet til de opgaver der er

at vi er enige om at det skal medføre at politifolk render rundt i et lokalområde og har kendskab til

varigt kommer i det samme miljø

fuldstændig rigtigt at vi har øget optaget betydeligt efter blandt andet et stort ønske fra dansk folkeparti med det resultat at der fra to tusind og seksten to tusind og nitten blev optaget seks hundrede ekstra mand på politiuddannelsen det er klart

til de unge lømler som man måske skal have en snak

er sikker på at den datter der kommer ud hvornår det nu end måtte være kommer til at få et rigtig fint og trygt liv

vokse op med nogle forskellige forudsætninger

ordføreren sagde at hårdt tjente penge skal blive i lommen og det kan man jo mene men hvis man er rengøringsassistent

pengene givetvis hårdt tjente men de er ikke særlig mange så det barn der bliver født af rengøringsassistenten

kan det barn der bliver født af en bankdirektør eller en formuende familie med en stor kapital

med to grundlæggende forskellige muligheder i verden i hvert fald i forhold

kan man sige den kapital den arv der kommer med

ikke godt forstå at vi er nogle der synes det er uretfærdigt at man alene på grund af forældrenes formue skal have så forskellige

men det er altså mere end halvdelen af danskerne der efterlader sig en arv

give børn i danmark så vidt forskellige forudsætninger for hvad

der larmer og hvis det er sådan at det er rød og blå stue

barn på blå stue der stikker af over til rød stue

i blå stue men det er altid godt med billeder i en debat det sætter en masse ting men jeg vil snakke om

der nogle gange kan gøre det let for børn at stikke af

med pædagoger der har delt skilte hvor de skriver klokken er fjorten

der er også en undersøgelse der viser at pædagoger i gennemsnit står alene med børneflokke på sytten børn en time om dagen

at vi skal have minimumsnormeringer at altså ligesom i folkeskolen siger at der skal være et minimum antal voksne til børnene så vi ved at der er tid til pleje og tryghed leg og trøst hvad tænker de konservative om det

nødt

til lykkedes med den her mette vi mener ikke i det konservative folkeparti at den rigtige måde at løse de udfordringer der kan være i nogle institutioner er at indføre minimumsnormeringer hvor vi trækker

samme model ned over alle institutioner landet over

hvordan det fungerer på tværs af landet hvilket

tidligere i dag

at se på om vi skal have øget normeringerne i ydertimerne fordi vi kan konstatere at mange forældre der har meget

det kan vi måske diskutere nærmere

hvordan kan det så være at de konservative nu

det er da om noget endnu mere bureaukratisk end at sige her har i en ressource bestem selv hvordan den skal fordeles nu vil de konservative sige vi vil bestemme præcis hvordan ressourcerne skal bruges i ydertimerne hvad er forskellen er det ikke et brud på det kommunale selvstyre

ikke give bedre mening at sige vi ved at

fordi de skal have hentet ungerne inden de risikerer at være tilbage i

jeg kan i hvert fald være lidt nervøs for at vi skal undvære

særlig på en lille blomst vi har vandet nogle gange i fællesskab som handler om offentlighedsloven det

i regeringsgrundlaget og man havde jo et lovforslag man

derfor har vi jo måttet

ikke kan bære igennem en folketingsvalgkamp derfor vil

det konservative folkeparti i dag står man der hvor regeringen står med en meget beskeden ændring af offentlighedsloven eller står man der hvor man stod inden man gik i regering

hvis forliget ikke består fordi vi jo har opsagt det

er klar til at lave de store ændringer som både fru mette abildgaard og

er kommet et bud på er en lempelse af den ene paragraf ministerbetjeningsparagraffen det er en entydig lempelse af den det er der ikke nogen tvivl om men vi

flere andre partier gerne ville have det

fru christina egelund var inde på i dag da hun stod her

det tilkommer ikke mig at fortælle om den videre regeringsproces

mener det man mente inden man gik i regering for vilkårene er jo nu

vi har opsagt forliget det står ikke efter næste folketingsvalg og derfor er det jo interessant at høre om det konservative folkeparti nu er kommet så tæt på venstre og socialdemokratiet at

ændringer der skal til eller om man så vil finde tilbage til det synspunkt man havde nemlig at der bør laves reelle og store ændringer i

alt andet end en svær fødsel og selv om jeg forstår at det ikke er noget vi mænd må udtale os om

ganske enkelt en fantastisk oplevelse jeg er jo

skal diskutere klima

fik kaffen galt i halsen i i august da den konservative partiformand sagde at

man skulle bruge sine kræfter jeg forstår at det senere er blevet forklaret at det

klimaudspil fru mette abildgaard sagde at nu starter vi med transportsektoren

en nedbringelse af klimaudledningerne fra landbruget

af en seriøs klimaindsats

for det konservative folkeparti og at vi også

præciseret da der opstod en en smule tvivl om

er konservativt hjerteblod jeg kan svare meget kort og meget simpelt på det herre jens joel spørger om

det konservative folkeparti mener at landbruget også skal adresseres hvis vi vil lave en seriøs klimaplan

mener også at boligerne skal adresseres men jeg siger bare

transportsektoren er vi altså nødt til at gøre en særlig indsats det er der

noteret mig mange af folketingets partier er kommet med

kvalificeret debatten i forhold til både boliger og landbrug

hvordan vi også får lavet nogle ændringer der samtidig med at vi beholder et konkurrencedygtigt dansk landbrug som bidrager ganske betydeligt

klimaaftale vil jeg gerne kvittere for

har statsministeren jo indtil videre sat et mål

sådan et mål hvis ikke også der er meget konkrete

indførte målsætning om reduktion af danmarks

forhold til transportområdet vi skal kickstarte handling vi skal kickstarte

skulle leve med de konsekvenser som

har danmark underskrevet parisaftalen og skal leve op til målsætningen om at holde temperaturstigningen under to grader

om den klimaplan faktisk holder sig

samme kvinde herre rasmus vestergaard madsen og jeg taler om

har meldt ud i forhold til parisaftalen

udfordring for menneskeheden vi nogen sinde har set jeg skal høre om ordføreren mener at det er ambitiøst nok kun at afsætte to hundrede million til den enorme grønne omstilling som vi skal igennem

åbenbaring for mig i forhold til de to hundrede million

er afsat en grøn milliard i det udspil der er kommet

så jeg kan ikke følge tallet to hundrede million

er altså også afsat penge til en lang række andre grønne initiativer så

jeg håber ordføreren vil nyde den kommende tid og give det den ro

og og kalder det for det højeste niveau nogen sinde men problemet er jo at det

ikke er nye additionelle penge som det jo ellers ligger i parisaftalen

man kunne finde af penge er er det godt nok eller

de klimaforandringer som vi ser der skal vi sætte ind med en bred palet af tiltag men vi

og der udgør den her klimabistand et meget vigtigt fundament for det

spørgsmål om prioritering af knappe ressourcer der er også blevet prioriteret rigtig mange midler

at lave et energiforlig som sikrer at vi får de her tre store havvindmølleparker med i alt

noget af det der virkelig batter så

men jeg deler sådan set spørgerens engagement i klimabistanden og kunne såmænd også godt have et ønske om at den på sigt kunne

altså ikke er additionelle penge

lever op til parisaftalen vi har skrevet under

at man skal tilføre nye additionelle penge til klimabistanden

som jeg kender ham så plejer han at have ret godt styr på det

sige så meget andet end at vi er nødt til

vi har prioriteret mange penge til det store energiforlig som blev

før sommerferien og som alle folketingets partier kom med i og derfor er vi også rykket

blevet forældre til en lille pige og det er

en masse ting som ikke er så relevante

to tusind og sytten var et rigtig møgår hvad angår vores drikkevand og sprøjtegifte i vores drikkevand der skete en femdobling fra

i antallet af gange hvor vandværker sendte vand ud til danske forbrugere hvor der var mere sprøjtegift i end der måtte være næsten hundrede gange

at der kom vand til danske forbrugere med mere sprøjtegift

det tilladte på trods af

har vi en regering som er helt og aldeles passiv der bliver intet gjort kan konservative og fru mette abildgaard være tilfreds

fødselsforberedelse i forhold til om børnene trækker vejret om natten at man skal holde et lille lommespejl hen foran

så tjekker man på den måde og så er man fri for at lægge hovedet helt tæt

at lytte efter så det kan jeg hermed give videre jeg deler i den grad bekymringen i forhold til sprøjtegifte og jeg må at det er en bekymring som rigtig mange danskere giver udtryk for vi forklarer

at man om tredive år ikke kommer med præcis samme forklaring og henviser til fortidens synder

der er tilladt i dag vi har jo lavet et meget bredt forlig

pesticidaftalen og deri står også at

boringsnære beskyttelsesområder endnu bedre end vi gør i dag og det går vi også

ja at er forbudt det er meget det man finder i øjeblikket

er tilfredsstillende

at vi skal tale om at man kan

hvor vores drikkevand er allermest sårbart nemlig tæt på vores drikkevandsboringer det ville ifølge ministeriet være den bedste beskyttelse

i danmark som er boringsnære beskyttelsesområder og hvis man skal tage dem ud af drift ved at pålægge en række nye restriktioner

siger det sig selv at så skal man kompensere de landmænd de jordejere som ejer den jord der er tale om og det er

en på hvordan det eventuelt vil kunne gøres uden at det medfører meget store regninger og uden er i strid med alle mulige eu regler i forhold til statsstøtte og så videre

af muligheder i forhold til at beskytte grundvandet

desværre ikke bidrage med at jeg lige har fået en baby men jeg har fem børnebørn så glæden fortsætter skal jeg bare sige

og manglen på omsorg og nærhed og jeg hørte i dag

give et eksempel på at på sygehuse

sygeplejerskerne forbi dem der lå på gangene fordi de ikke havde tid

rum til at tage sig af patienterne vi kom med et forslag

at der skulle ansættes tusind

på sygehusene det ville også hjælpe på de syge

de hurtigere blev raske det tror jeg på

omsorg der har vi en stor opgave men det handler ikke alene om flere hænder som jeg sagde

som er frustreret over mængden af registreringer og bøvl og bureaukrati de skal igennem

komme fra

urørt skov og midler til at tilbagerulle

medieforliget og alt muligt andet vi mangler simpelt

nogle beregninger på hvordan økonomien hænger sammen bag

kan det sagtens laves den tror jeg ikke på jeg tror at det er mangel på hænder jeg tror at vi har strammet det

for eksempel på sygehusene men ordføreren var også inde på problemet

mangler adgang for borgerne til praktiserende læger

nogen ideer om hvordan det her problem skal løses

bliver større og større og vi bliver nødt til at løse det problem for de mennesker skal jo have den samme service uanset hvor

i danmark som resten af danmark

drive lægepraksis i vi foreslår fra konservativ side at vi får øget optaget på almen medicin vurderingen er

lægernes organisation at man skal op og have cirka fem tusind praktiserende læger i to tusind og tredive mod de tre

vil kræve at vi kontinuerligt øger optaget på det speciale der hedder almen medicin og det er det vi konservative i hvert fald

som dansk folkeparti og næsten lige så glad for politiet som dansk folkeparti

genererer veteraner desværre genererer de veteraner med forskellige rettigheder i danmark det skyldes at den tidligere regering foretog en revision af veteranpolitikken hvor man

meget om vores betjente og især de betjente som også er veteraner vil de konservative så ikke støtte dansk folkeparti i at

det er på tide at vi får revideret den her veteranpolitik

vores politiveteraner og andre veteraner udsendt af andre ministerier end forsvarsministeriet får den samme beskyttelse som vores soldater har

folkeparti på sinde vi har bare særligt ansvar for de mænd og kvinder

sender ud i verden for at kæmpe for danmark med et dansk flag på skulderen

at det er underordnet hvem der udsender dem

der formelt står for udsendelsen det danske ansvar den danske taknemlighed bør være præcis den samme jeg må indrømme at

forskellige reguleringer der er alt efter hvem der står som udsender tilpas godt nok til at kunne svare fuldstændig klokkeklart på om der skal gælde de samme regler men rent principielt deler jeg det synspunkt at

man tjent danmark har

fik koordineret med forsvarsministeren om at få indkaldt og så den her gang måske til nogle forhandlinger om det så det ikke bare bliver regeringens

veteranpolitik men hele folketingets veteranpolitik for det er

der skal gøres en indsats er det noget man kunne se sig selv i i det konservative folkeparti altså at man inviterede bredt

i danmarks navn så den opfordring vil jeg tage med mig og jeg vil også tage den med videre og det er nok så langt jeg kan gå

jo historisk set været det borgerlige parti som

måske har konservative været uenige i hvor meget der skulle omfordeles men de allersvageste

ønskede konservative at hjælpe

er med til at gøre femogtyvetusind børn fattige

også læse at at der er en stigende

julehjælp og så videre mit spørgsmål til det konservative

et land der er så rigt og velstående som danmark

hjælpen til at komme ud og blive selvforsørgende

hvor der i den grad er mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet jeg bliver bare nødt til at sige at sidste gang man afskaffede kontanthjælpsloftet fra to tusind og elleve til to tusind og femten

og nihundrede på kontanthjælp i den periode det

det mener jeg ikke er at gøre familierne en tjeneste jeg køber ikke de her grænser

man går ind og definerer i forhold til at være fattig vi skal sikre at danskerne har arbejde at stå op til det er det

gode borgerlige anstændighed som de konservative var kendetegnet ved

jeg det må jeg ærligt indrømme kan vi virkelig være bekendt i en tid hvor det buldrer derudad

komme ud på arbejdsmarkedet

jeg vil gerne spørge om de konservative kan oplyse om man går

arbejdsløshed og en økonomi der er i vækst vi laveste antal asylansøgere i danmark i ni år og så videre

man går på arbejde og tjener sine penge skal kunne regne med

end man gør i dag til sig selv og sin familie

arveskatten derfor er vi imod topskatten vi synes det er helt grundlæggende forkert at der er treogfyrretusind danskere der får mindre end to tusind kroner ud af at gå på arbejde i forhold til

kulmination på en parlamentarisk krise i inatsisartut og åbningen blev udsat til i går

er sjældent et kedeligt øjeblik i politik det gælder også i grønland i høj grad desværre

at præsentere vores demokrati på over for omverdenen det ærgrer mig allermest af hensyn til befolkningen i grønland som jeg synes har fortjent bedre det er vigtigt at vi får skabt et endnu stærkere samfund i grønland i denne uge

blev en mindretalsregering etableret med siumut

og kun for tredje gang i grønlands nyere politiske historie har vi fået en mindretalsregering sidste gang

hørte jeg at vores mindretalsregering holdt i tre dage så nu må vi se hvordan det kommer til at gå inuit ataqatigiit har ikke ønsket at være en redningskrans for en politisk ledelse i siumut som ikke har formået at skabe stabilitet

ud fra min bedste vurdering kommer den nye koalition med

støtteparti desværre heller ikke til at skabe den

til gavn for befolkningen i grønland for grønland står nemlig over for et momentum i forhold til

vi står over for en åben dør af muligheder som vi ikke må lade lukke de kommende seks måneder skal der træffes en beslutning i forhold til lufthavnene i forhold til finansloven

vores vigtigste eksport i grønland nemlig fiskeriet vi kan ikke i grønland være tjent med at

en hindring i forhold til udviklingen vi skal tværtimod være med til at skabe rammerne for vækst

øget velfærd i grønland

i august var folketingets grønlandsudvalg i grønland vi besøgte uummannaq

det er tydeligt at grønland ligesom

opgangstider særlig salg af rejer og hellefisk er begunstiget af gode priser og det er de forhold som skaber væksten i det grønlandske samfund derfor mener vi også fra inuit ataqatigiits

der skal mere gang i iværksætteriet i byggeriet og i turismen for det skal være med til at styrke velfærden i grønland samtidig har vi også en række strukturelle udfordringer for hvor der er arbejde er der ikke bolig og hvor der er bolig er der ikke arbejde vi tiltrækker folk helt fra asien

at kunne mætte arbejdsmarkedets behov mens der er mange af vores egne som endnu ikke er arbejdsparate

grønland har brug for investeringer udefra vi har ikke alle midler selv og grønland skal øge samarbejdet med flere lande herunder også med danmark for at skabe jobs vækst og muligheder i fremtiden den protektionisme og nationalisme som vi ser i

så vel som i resten af verden er en stopklods for vores egne muligheder for vækst i årevis har vi fra inuit ataqatigiits side her i folketinget kæmpet for dansk medfinansiering i større investeringer og erhvervsudvikling i grønland og i mandags mødtes jeg med statsministeren og takkede for hans personlige engagement i at sikre dansk medinvestering til udvidelse af lufthavne i nuuk og ilulissat samt i erhvervstiltag blandt andet via vækstfonden og greenland venture

nu står vi over for at investeringerne skal omsættes til reel udvikling og jeg håber at der fortsat vil være en god dialog og en inddragelse af de grønlandske folketingsmedlemmer og grønlandsordførerne her i folketinget i den videre proces

inatsisartut skal i løbet af oktober tage endelig stilling til udvidelse af lufthavnene inuit ataqatigiit har valgt at komme med sit eget lufthavnsudspil som tager afsæt i den viden som vi har fra udvalgsarbejdet i inatsisartut

og bogstavelig talt være med til at åbne grønland op for resten af verden for os

er det centrale at hverken økonomien eller arbejdsmarkedet bliver overophedet vi skal også huske på at selv med den danske håndsrækning danske håndsrækning skal vi fortsat finde to

milliard kroner i den grønlandske landskasse for at realisere lufthavnsprojekterne der er tale om rigtig store investeringer særlig i en grønlandsk kontekst derfor er det også vigtigt at vi gør det klogt og at vi gør det med

deres folkeskole i deres trivsel

en god og værdig alderdom for vores ældre borgernes adgang til sundhed og til hjælp og støtte i grønland

god nok som den er i dag og husker vi ikke på også at styrke vores sårbare borgere i det grønlandske samfund så bliver den skævvridning som der allerede er endnu større i fremtiden

hvis vi ser på selvstyreloven så er ånden i selvstyreloven at vi skal fremme ligeværd

de episoder som fandt sted da statsministeren besøgte grønland for nylig

udviste manglende respekt og tog demonstrationen hen et sted hvor den ikke burde være endt vi har alle ret til at udøve vores demokratiske ret og til at demonstrere når vi er uenige vi skal også bare vide at når vi ikke viser respekt så modarbejder vi også ånden i selvstyreloven enkelte demonstranters opførsel var direkte upassende og det er en holdning som i mine øjne er enormt ugrønlandsk heldigvis ved jeg at der er rigtig mange i grønland som deler min holdning og mener at vi er et gæstfrit

åbent folk som rigtig gerne vil være med til at blive ved med at være et gæstfrit og åbent folk det er også vigtigt når vi udøver vores demokratiske rettigheder til at udtrykke vores uenighed

hvis vi kigger fremad og kigger på statsministerens tale

om ligeværdighed så kan man sige at vi er nødt til at vide noget mere om hinanden hvis vi skal fremme ligeværdigheden jeg har støttet borgerforslaget om at sætte fokus på rigsfællesskabet i folkeskolen i danmark grønlandske børn og unge ved rigtig meget om danmark men det kniber når det går den anden vej og der må

skal vi gøre noget mere regeringen har med finansloven afsat fyrre million kroner til at styrke viden om rigsfællesskabet i danmark

et rigtig godt skridt pengene kunne jo for eksempel bruges til stipendier stipendier til grønlandske kunstnere i danmark de kunne bruges til at styrke danske værtsfamilier til grønlandske studerende på efterskoler ungdomsuddannelser og universiteter eller til at sikre at der er mere viden i folkeskolen om grønland og færøerne på kulturområdet mener jeg også det er oplagt at imødekomme det årelange behov

der har været for en ekstra præst til de knap sekstentusinde og femhundrede grønlændere som i dag bor i danmark det er alt sammen nogle reelle behov som jeg håber at regeringen vil imødekomme vi vil meget gerne være med til at komme med løsninger omkring dette

hvis vi ser på udenrigspolitik og

vi fra grønlands side ønsket større selvbestemmelse større inddragelse og større indsigt i udenrigs og sikkerhedspolitiske anliggender og statsministeren kvitterede i sin åbningstale for dette ønske og konstaterede at det kræver nye måder at samarbejde på

som netop ser på hvordan grønland kan spille en større udenrigs og sikkerhedspolitisk rolle i egne og fælles anliggender det står desværre i skærende kontrast til de manglende visioner og konkrete mål for udenrigs og sikkerhedspolitikken i naalakkersuisuts seneste koalitionsaftale for det kræver at vi tænker nyt og ud over en bedre koordination samt tidligere og tættere inddragelse i udenrigs og sikkerhedspolitiske

vi også nødt til at se på hvordan vi styrker grønlands kompetencer i udenrigstjenesten og samtidig styrker viden ude i de danske ambassader

arktis og grønland det er vigtigt

hvis vi gerne vil spille en større rolle

også sikrer at der er den her viden om hinanden

for ønsker grønland en større udenrigs og sikkerhedspolitisk rolle så er strategisk kompetenceudvikling af vores dygtige unge mennesker fra grønland også et vigtigst sted at sætte ind og jeg oplevede selv for år tilbage

selv om der skulle gå tolv år før det skete igen så understreger det netop at der ikke er mange chancer for at vores unge kan komme ud og styrke deres viden

udenrigs og sikkerhedspolitiske spørgsmål det kunne for eksempel være

flere unge grønlændere ud på de danske ambassader

også arbejder med arktiske spørgsmål

og det er jo brugbart når vi sidder herinde at vi kan samarbejde

sveder lidt over mine ordførerskaber den palet tænker jeg

larsen står med på sin palet herinde i folketinget og blandt andet det udenrigspolitiske det globale som statsministeren også var inde på i sin tale er jo et af dem

hvordan ordføreren ser

grønlands rolle internationalt hvis

skal til at spille en mere aktiv rolle hvordan er det så man tænker

spille ind i forhold til den globalpolitiske situation

at der er et godt samarbejde mellem de forskellige partier i folketinget

er jeg repræsentanten for grønland kan man sige vi har jo to mandater men men jeg repræsenterer grønland alene i dag

et globaliseringsudspil fordi vi mener der er behov for

i forhold til at sikre at vi får nogle styrkede kompetencer i grønland til at kunne videreudvikle vores udenrigspolitiske

ret store beføjelser i forhold til selvstyreloven på hjemtagne områder hvis der skal indgås aftaler

forhold til fiskeri som er et hjemtaget område så har vi jo sådan set

langt hen ad vejen nogle muligheder for selv at indgå nogle aftaler og

spille en rolle jeg så meget gerne at vi også kiggede til færøerne som jo har frihandelsaftaler med med nogle lande i hvert fald

jeg ved at statsministeren pegede på det her med

udmønter sig helt konkret i at briterne for eksempel er mere til stede i nordnorge i nordnorge og at at russerne

og kineserne også viser interesse i forhold til grønland og grønlandsk farvand er jo nogle ting vi er nødt til at være opmærksomme på

hvis vi ønsker at spille en udenrigspolitisk rolle

viden vi har for jeg mener at viden er magt

i det her spørgsmål men også jo mere proaktive vi er jo mere kan vi være i stand til at sikre at arktis bliver en fredszone som vi

den reaktion og den regeringskrise der har været oven på

at man gerne vil have størst mulig selvstændighed og uafhængighed men men at det ligesom skulle være mere kontroversielt

med kina har jeg rigtig svært

jeg måske egentlig bare formulere spørgsmålet på denne måde

har brug for det og lyst til det

i grønland og amerikanerne har også

de spørgsmål og det synes jeg også man er nødt til at gøre

personligt vil jeg sige at jeg synes det er rigtig rigtig positivt at man fra regeringens side

også kommer danske virksomheder til gavn det synes jeg i hvert fald er en interessant diskussion

selvfølgelig ske i tæt samarbejde med grønlandske virksomheder

med sådan et historisk belastet ord kan få afspændt

er de ting som man kan bruge hinanden til

som ikke har bedt om hjælp men i ligeværdighed hvor det handler om

er blevet mere klar for mig også i folketingsarbejdet

et kæmpeansvar i forhold til at sige hvad vi egentlig gerne vil vi ved at der

have opdateret så de ikke er med til at holde det grønlandske samfund tilbage

jo ikke bare danmark der skal sikre en ligeværdighed

har en fælles opgave

det var lige midt i den parlamentariske krise og jeg tænkte hvorfor pokker kunne den statsminister fra danmark ikke træde lidt mere forsigtigt

men jeg synes det er en god idé at der er penge

så synes jeg at grønlænderne selv

er der lavet en rammeaftale om ilulissats og nuuks lufthavne men i hvilken retning går fru aaja chemnitz larsens ideer i forhold til infrastrukturen

regeringen også respekterer den politiske proces der skal foregå og det synes jeg

være interessant i forhold til grønlandsk politik altså

forhindre en zigzagkurs også når vi snakker om de

store lufthavnsinvesteringer hvis vi fik lavet de helt helt brede forlig og det synes jeg

at det er et bredt flertal også bredere end de nitten mandater

da sige kunne vi ikke bygge en lufthavn se hvordan det gik og så bygge en til jeg ville da være rigtig nervøs for at bygge to eller tre lufthavne sådan lige i rap for når tyve procent af hele grønlands økonomi er

er det jo alvorlige ting der kan ske men det er da godt at

regering har fundet sin holdning i det her spørgsmål det er også godt at der kommer en erhvervsfond med

behov for muligheder for at tjene nogle penge

derfor vil blive svært at finde nogen der vil bruge de penge er det også

en vigtig del af processen og det er at vi skal modne projekterne altså

projekter som er blevet finpudset som er blevet gennemarbejdet og som har en vis tyngde og gennemarbejdelse kan man sige

vækstfonden og at der bliver lagt et

kapitalindskud i forhold til greenland venture

vigtigt at de får modnet nogle flere projekter

det var virkelig en meget stor oplevelse

oplevelse der var den mest positive

overrasket over hvor meget gang der var i uummannaq det ligger trods alt temmelig langt mod nord men der var

og på de byggepladser vi så blandt andet

de nye huse der skulle bygges til de mange mennesker der kom ind fra de to bygder som man har lukket ned på grund af tsunamien

egentlig godt tænke mig at høre ordførerens

jo at man er begyndt at importere kinesere altså af alle steder

jeg siger ikke noget om at de ikke er dygtige nej for det tror jeg bestemt at de er men de er dog alligevel langt

om folk som var ude og og kunne tjene femtentusind

det også er svært at tiltrække nogen til at få

tager tid det er jo på den lange bane

er sådan at det er fyrre procent af befolkningen i grønland der har en uddannelse efter folkeskolen og det er jo et alt for lavt tal hvis man sammenligner med færøerne hvor det

så jeg synes at uddannelsesområdet

man er også nødt til at kigge på trivsel og socialområdet for at sikre at at det bliver løftet det kan man ikke bare løfte på den korte bane men jeg synes det er et vigtigt fokus at have

det jo kan være vanskeligt for os danskere at se på at vi kommer med et tilbud om ret stort

ret voldsom demonstration

er det er det mange mennesker der står bag eller

som har en modstand mod at at danmark skal være medinvestor i udvidelse af lufthavne i grønland det er partii naleraq som jo stod bag den her demonstration

og det er til dels også nunatta qitornai som udtrykker nogle holdninger og som ikke er så glad for et tæt samarbejde med danmark

ofte bliver det stemmen altså den grønlandske stemme i debatten

når man ser det her fra folketingets side og det synes jeg er ærgerligt fordi der er rigtig mange besindige gode folk som går på arbejde hver evig eneste dag og som egentlig gerne vil

der sker noget udvikling men at vi også får gang i noget vækst og noget

nye regering i grønland det er jo

i rigsfællesskabet og der er jo masser af erfaring at hente i danmark i forhold til det at have mindretalsregeringer så

rigtig godt samarbejde om arktis i det hele taget og det synes jeg er rigtig dejligt

også på tværs i rigsfællesskabet om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft den ene vej og måske

og den fremtidige økonomiske situation i grønland det jeg måske savnede en lillebitte smule også set i kontekst af at der nu er kommet et et nyt fænomen i grønland en mindretalsregering og så videre

var inde på det her med studiekreds ikke fordi jeg vil gøre det

fremtidige forfatningsmæssige situation for

usikre politiske forhold som kan gøre det sværere at tiltrække udenlandske investeringer

har peget på at de gerne vil have en ny forfatning så det er stadig væk en del af koalitionsaftalen og en del af det

man vil arbejde med fremadrettet

der er jo forskellige holdninger blandt andet hos demokraterne som er et støtteparti til til koalitionen så derfor tror jeg

nyhedshistorier i forhold til en forfatningskommission det er et arbejde som som skal folde sig ud

på nuværende tidspunkt præcis hvordan det kommer til

det mere sådan underliggende handler egentlig mere om

som der står i selvstyreloven skal arbejde hen imod ligeværdighed jeg ser gerne at der er et ligeværdigt

kommer til at ske men at man hele tiden arbejder hen imod

det det understøttende i i det samarbejde som der er i rigsfællesskabet det synes jeg er enormt vigtigt så kan det godt være det bliver en anden konstellation

måske uddybe en lille smule mere men ellers vil jeg også gerne lige ind på

lufthavnsprojekterne som der er blevet kredset en del om

at den danske regering og den danske statsminister har blandet sig konkret i grønlandske forhold ved

man kan altid diskutere præcis hvornår det skulle være og

og jeg synes at det er rigtig rigtig positivt vi har jo kæmpet for det fra dag et

synes det giver rigtig rigtig god mening med den hensigtserklæring som der er kommet fra regeringen

de var faktisk ret dårlige for nogle år siden men

haft en meget fin dialog med med danske myndigheder med ministeren og andre myndigheder og

danske veterancentre osv og det har hjulpet meget der har været en fin dialog om det og

konkrete tiltag både når det gælder

veteranernes indsats og når det gælder om at skaffe veteranerne adgang til de tjenester som den danske stat tilbyder sine veteraner hvordan er det

veterancenteret har været i grønland her i løbet af sommeren

skal jo ikke gøre en forskel i forhold til

viden og give nogle kurser til de ansatte i kommunerne det synes jeg er et godt skridt men vi er

slet slet ikke i mål og jeg ved at folketinget skal behandle

et forslag her i løbet af folketingsåret der netop handler om

og der vil jeg virkelig opfordre til at man også husker på at der er cirka hundrede grønlandske

deres udsendelse på færøerne hvorfor gik du i krig

din egen skyld at du har det dårligt

er meget taknemlige for den indsats man har valgt at gøre

ikke værnepligt i grønland så det er jo lidt tilfældigt når folk så har været af sted fordi de har valgt at gøre det

egen fri vilje eller fordi de måske kommer fra danmark og så har valgt at bosætte sig i grønland efterfølgende

i forhold til ptsd eller nogle senfølger som mange veteraner også har

fordi man nærmest fik det indtryk at han havde

opfattelse at statsministerens engagement i at understøtte den beslutning der

på grønland om en lufthavn var upassende han brugte udtrykket at statsministeren var begyndt at formulere politik og dermed indirekte var skyld i

på grønland hykleriet fra herre christian juhl bliver lidt tydeligere når han efterfølgende siger hvis jeg nu var grønlænder

ville jeg kun bygge én lufthavn ad gangen

afklaret er vi enige om at det den danske statsminister gjorde var at tage et møde og fortælle at den danske stat bakker op med økonomiske garantier i forhold til det som hjemmestyret beslutter altså en økonomisk understøttelse af hvad hjemmestyret når frem til af beslutninger i forhold til

men også på baggrund af manglende inddragelse fra herre kim

at træde ud af regeringen så på den måde kan man sige at det

en udløsende faktor i forhold til den politiske ustabilitet

har været her på det sidste så kan man altid diskutere hvor fornuftigt det er og om man kunne have løst det på en anden måde men det var nu den måde som partiet valgte

konstatere at der ligger en hensigtserklæring nu det gør der også

jeg synes det er vigtigt at man sikrer at der er en tæt inddragelse også af os som folketingsmedlemmer

jeg ved at en række partiordførere eller partiformænd blev inddraget i processen inden man tog til grønland

have et ønske om at det er det grønlandske selvstyre der har en beslutningskompetence vi

givet en fin politisk analyse og jeg er enig i den og jeg synes demonstrationen var uanstændig jeg synes bare ikke det er fair af hensyn til historieskrivningen at sige at det var

danmarks statsminister der formulerede en politik når det han reelt gjorde

økonomisk stabilitet omkring en beslutning som hjemmestyret

som jo har et andet fundament end det der udløste krisen jeg tror vi skal passe på med ikke

at uanset hvad vi foretager os fra dansk side så er det krænkende over for det grønlandske

inddrage grønlandsordførerne jeg mener også sagtens man kan inddrage de grønlandske folketingsmedlemmer og

og så må man jo sige at det er herre kim kielsen som på vegne af naalakkersuisut har sagt ja tak

udløst en regeringskrise jeg ser at der har været nogle udfordringer i samarbejdet i den tidligere

jeg tror ikke at den bliver så dramatisk

ind hos os som lever livet ude i nordatlanten hvor vejret

poetens herlige sange vil høres gennem blæsten i mange år for vi har tradition for at tage sange til os fra andre

og kulturer og husker dem ofte længere end de gør i hjemlandene

nok så traditionsbundne men sange og melodier som har kvalitet er også bæredygtige

vi omfavner også de moderne tider og vi har også vores egne skjalde som turnerer

eivør og teitur for bare at nævne et par eksempler

statsministeren nævnte også bæredygtighed i sin tale

det er også en kamp som vi tager til os i færøerne

også om at passe godt på livet i

vedvarende energi vi har masser af utæmmet energi ude i nordatlanten

en bæredygtig infrastruktur så vi kan levere den nødvendige kvalitet som

med jeres erfaring som spydspids i den grønne omstilling og

erfaringsudveksling og vidensdeling om vedvarende energi verdensmålene skal vi

er skruet sådan sammen at vi i stedet for at lede efter synergier ofte havner i konflikter

fyrre

et begrænset færøsk selvstyre som en slags internt anliggende

er vores territorium vokset fra

og givet et stort ansvar det ansvar

til gengæld har brug for større bevægelsesfrihed i det internationale samfund for at forsvare egne interesser og udvikle relationer med

og indsigt i udenrigs og sikkerhedspolitikken det var vist det

for en meget blød formulering oppe fra magten og ned til

og indsigt er selvfølgelig godt

store ønsker om at skabe vækst og velfærd som

på vores adgang til ressourcerne i eget territorium og andre steder som vi kan forhandle os til

at producere værdifulde produkter som vi kan sælge på det internationale

smidighed og hurtig omstilling men i den

til

vi har mange fælles interesser og fælles historie

at vi hele tiden har været åbne om vores

med i udviklingen gennem offentlige statistikker der

man kan sige om hvidvaskning af russiske penge igennem

den konto statsministeren

også

at skifte et par enkelte ord ud

på importsiden end rusland er på eksportsiden

at vi har så mange andre ting til fælles historie venskaber familier uddannelse lovgivning og så

forsvinder bare fordi vi indretter os således

senkolonialistiske hjemmestyrelov forsvinder

mistillid til færingernes evne til at administrere egne forhold

vi var fem og tyve procent bagud for sytten år siden og det er sket på trods

europæiske lande husstandenes gæld er væsentlig

i en strukturfond vi har nogle af de førende virksomheder i verden

og så sent som i går blev vores flyselskab kåret som den bedste leverandør af flytjenester til den

for de lavestlønnede vi har

tilpasninger i en global økonomi selvfølgelig må vi derfor indrette vores politiske

en nødvendig udvikling jeg anbefaler derfor statsministeren at

sine politiske håndværksbriller på

og udenrigslov i rigsarkivet

og derfor kan vi ikke synge videre på

at regeringen endelig har tænkt sig at gøre op med diesel og benzinbiler

her udtalelse om måden at se på udenrigspolitik sammen med grønland og færøerne

blød tale fra magtens side og det kan jeg sagtens forstå intentionerne i var trods alt nye

lidt flere ord på det for ordføreren var inde på at tale om sikkerhedspolitik behovet for at samarbejde med andre end lige danmark

skal der skabes tillid og netop på det sikkerhedspolitiske område mangler der er tillid fordi man mangler indsigt og man mangler viden om hvad der egentlig sker på det her område hvad det er for nogle aktiviteter det er hvordan man ser på færøerne i en sikkerhedspolitisk situation

nogle krigsskibe ind på en færøsk fiskebanke ude på islandsryggen

ikke en eneste person på færøerne der vidste noget som helst om det her

advaret om inden der foregår sådan nogle øvelser det er sin sag

der skød hvem

eller ville ikke

form for hvad skal man sige oplysning bliver vi nødt til at gøre noget ved så vi har en forståelse for hvad der foregår inde på vores eget territorium

det som ordføreren efterspørger måske så også en

vi er ikke medlem af eu og vi kan ikke

gavn af de aftaler som danmark har med eu derfor må vi lave vores egne handelsaftaler det er den ene side af sagen den anden side af sagen er at vi må forhandle med de lande

forhandle med lande hvor vi deles om fiskebestanden i internationale farvande det har vi også behov for at kunne forhandle på eget ansvar i øjeblikket foregår det i en såkaldt dfg pulje sammen med grønland og danmark oveni som gør det svært

er uenige om sagerne vi har simpelt hen brug for suveræne rettigheder til at føre vores egne udenrigspolitiske og handelspolitiske forhandlinger når vi har behov for det der er så andre felter hvor man sagtens kan samordne nogle ting og det kunne være inden for det sikkerhedspolitiske over for nato eller hvad det ellers måtte være men det kræver at man har indsigt

jeg har fulgt den der historie det er en mærkelig historie og det kunne være rigtig fedt hvis statsministeren eller andre kyndige personer kunne give en forklaring på

det ville jo nærmest være en skandale hvis det var i danske farvande at

magter så ville vi da forvente at

gerne høre om skridtene på vej til selvbestemmelsesret for færøerne hvad er de næste skridt hvis

i den kasse der hedder at her er vi selvstændige og så bestemmer man selvfølgelig selv hvilke andre skridt ville der kunne tages på vej mod selvbestemmelsesret for at færingerne ville synes at det var en

selvstændighed så det skridt er egentlig meget nemt

vi skal se på et mellemspil fra hvor vi er nu og frem til det punkt

der er en række ting som jeg synes

burde være i spil en af dem er at al den myndighed der er overdraget til færøerne skulle være uigenkaldelig og det bør danmark også skrive under på og sørge for at offentliggøre over for alle verdens nationer

vi vil respektere jeres beslutning

men der er en stor forskel på

færøerne som er en del af det danske kongerige om jeg så må sige på nuværende tidspunkt

så havner vi i en konfliktsituation i nøjagtig samme situation som catalonien er havnet i

vælge at lukke øjnene og ørerne og sige det er et internt anliggende vi kan overhovedet ikke forholde os til den her sag men ser vi på ny

kaledonien som et tredje eksempel som skal afholde en afstemning den fjerde november om selvstændighed så

at vores udenrigsminister en gang imellem siger at

på ikke at gå ud over grundlovens rammer og

hvor man efter min mening reagerer

mennesker der ønsker selvbestemmelse men derfor synes jeg da det er vigtigt at gå nogle skridt i den retning og derfor synes jeg også det vil være vigtigt at færøerne så prøver at formulere det og så prøver at bede regeringen om at være med til at tage de skridt så

for alle mennesker at få den selvbestemmelsesret som man

derfor undrer det mig også at man ikke har reageret

side over for hvordan spanien har håndteret det her

man er jo enige om fælles eu værdier angående demokrati osv

også derfor vi lægger op til at have en konference om en uge på færøerne som handler om the right of self determination in twenty

century democracies hvor vi har folk fra forskellige lande som er ude i lignende situationer og hører hvordan deres tilgang er og hvordan de betragter situationen for at lære af hinanden et andet skridt er selvfølgelig afvikling

når man ikke er afhængig af penge fra en anden stat har man jo større råderum

inuit ataqatigiit mener vi også at regeringen har et ansvar i forhold til grønland omkring verdensmål seksten nemlig fred og retfærdige institutioner

men vi har jo det primære ansvar derhjemme i grønland og på færøerne er der noget vi kan gøre herfra som nordatlantiske mandater i forhold til at fremme

at jeg som folketingsmedlem fik mulighed for at deltage i en konference i fn i i

juli måned sidste år som gav mig en indføring i verdensmålene og jeg må sige at jeg synes det er en af de mest

og jeg vil meget gerne hjælpe til med at udbrede kendskabet til den og være med til opbygge en opbakning

som som borgere i verden sådan at vi kan aflevere planeten til de næste generationer i en rimelig fornuftig stand

samme vis som vi selv fik den men der ligger jo mange delmål i det her

på forskellige felter et af dem handler om

målinger af hvilken situation

det så er for nogle mål man har tænkt sig at sørge for at løfte

det har man arbejdet meget med i danmark så langt er vi ikke nået endnu på

er man vistnok heller ikke i grønland og så vil der være krydsfelter som du nævnte for eksempel i grønland

statsministeren var jo inde på det i sin åbningstale

høre om ordføreren vil sådan udfolde

ordføreren ser at at færøerne for eksempel kunne spille en større udenrigspolitisk rolle

henlede noget opmærksomhed på sikkerheden og det forsvarspolitiske

vi taler om i folketinget men som vi måske ikke snakker så meget om i forhold til grønland og færøerne måske skulle

af skibsfart der der sejler

den search and rescue tjeneste som som vi har på færøerne kunne jo sagtens udbygges

at være en aktiv deltagelse i overvågningssystemer ude i vores del af verden og også i forbindelse med med search and rescue i i vores del af verden og vi kunne da sagtens også stille op med hjælp

til at kunne komme til undsætning hvor der er katastrofer eller brug for hjælp af en eller anden art

i det hele taget på færøerne og kommer nok aldrig til

derfor kan vi også kun se meningen i vores gerning ved at se tilbage og jeg synes at

den sidste åbningsdebat som jo er begyndelsen til en afslutning

ord når han siger

mærkeligt hvordan fra dag til dag intet ændres men når når man så ser tilbage

i politik kan der gå rigtig mange dage uden at noget ændres men da jeg startede her i huset talte jeg om underskuddet på de færøske finanser nu har vi et pænt overskud

det jeg beskæftigede mig mest med var den store fraflytning fra færøerne jeg lavede undersøgelser og talte med et utal af mennesker og tog sammen med andre gode kræfter skridt til initiativer og til en række tiltag der skulle vende udviklingen og der skete intet fra dag til dag men nu er den store fraflytning ændret til en endnu større tilflytning jeg lagde megen energi i at få grænsehindringer mellem danmark og færøerne fjernet det føltes som om der ikke skete noget men nu er mange af dem enten blødt op eller helt væk

så kan vi se at færøerne har udviklet sig til

stadig mere selvstændigt samfund fra dag til anden er intet sket men når vi ser tilbage kan vi se

på næsten alle områder har vi fået færøske ordninger som vi selv betaler for det har styrket færøerne politisk økonomisk og identitetsmæssigt

jeg plejer at drille min kære kollega

rapportere fra idrætsparken i københavn

færøsk i færøsk radio

nu er vi selv med i international fodbold vores landshold vinder ikke helt så mange kampe som det danske men

stadion når de spiller for det er vores eget hold udviklingen er næsten uden undtagelse sket i god forståelse mellem

for to måneder siden for eksempel overtog ansvaret for person

og arveretten skete det så gnidningsløst

og jo stærkere færøerne bliver jo mere jævnbyrdigt bliver fællesskabet med danmark og jo stærkere bliver det men selvfølgelig

at vi nogle gange går i hver sin retning i øjeblikket sælger færøerne store mængder fisk til rusland at statsministeren ikke nævnte den elefant i rummet kan jeg godt forstå men det vil jeg gøre selv om sagen er lidt delikat jeg ved også

handlen potentielt kan give problemer for regeringen og derfor vil jeg først kvittere for

bygge sit velfærdssamfund

og stadig væk se sig selv i spejlet om morgenen to fremstående politikere var også med med i debatten og de var ikke meget mildere i mælet og vi har på det sidste også set samme tone i den offentlig debat i danmark men denne sag har mange facetter når færøerne ikke er

er årsagen den såre enkle at færøerne ikke er med i eu og eu lande sælger altså alt muligt andet end de sanktionerede madvarer til rusland også danmark sælger alt det til russerne som russerne vil købe af danmark

er nominelt større end den færøske og den er vokset med ti procent det sidste år derfor skal man være lidt påpasselig med at sætte sig på den alt

sanktionerede færøerne

at handelen kan være med til at hindre at konflikten mellem vesten og rusland breder sig nordpå i omtalte debat

en seniorforsker fra center for militære studier på ku også i panelet panelet han sagde således om denne sag

at vi har at gøre med det som diplomater kalder constructive ambiguity altså nyttefulde uenigheder og i relationen mellem europa og rusland

fortsat et handelsforhold og hvis vi på længere sigt skal ud af den ulykkelige konfliktsituation med russerne er handel noget af det vigtigste

kan bygge noget andet på

sikkerhedspolitisk naturligvis

er nogen tvivl om hvor færøerne står men ligesom danmark forskellige steder i verden holder handel for sig

kan man også gøre det i dette tilfælde

da statsministeren i sin tale malede sit billede af danmark

er så stor at man i mange kredse i verden i dag ikke kan nævne danmark uden at folk kommer til at tænke på danske bank jeg vil ikke sige så meget om den konkrete sag det er i stand til fagligt men når jeg nu lagde ud med et cs lewis citat må jeg bare konstatere at der er undtagelser nogle gange når man kigger tilbage

tror at bankens milde favntag er i overensstemmelse med det yndige udseende trygt og stærkt men banken er nok tryggest

de overmennesker der har gode grunde til at skylde en million seks år senere kom john steinbecks vredens druer ud og der finder vi denne lille dialog javel

gør en til ejer og ikke et papir med tal på nej der tager i fejl banken er mere end mennesker det sker at hver eneste mand i banken hader

banken gør men banken gør det alligevel i må vide at

den er rovdyret mennesker har skabt det men de kan ikke styre det sådan har man op til vore dage i kunsten beskrevet en parallel næsten fiktiv pengeverden mest grotesk måske i

har vi oplevet denne verden i virkeligheden fra lehman brothers over flere islandske banker til danske bank og også på færøerne

der blev blændet af skinnet fra det glitrende guld kapitalismen er god

skal være en hest vi sidder på

og selv styrer ikke en hest

lov til at løbe lige derhen hvor dens instinkter driver den eller for at bruge steinbecks terminologi rovdyret må tæmmes det er man gået i gang med det er regeringen

til sidst

var et godt menneske hun var en god ven af vores hus og det var en fast tradition at hun bagte boller til vores børnefødselsdage ikke noget med at bage dem aftenen forinden de blev æltet og sat i ovnen samme

så de kunne serveres nybagte og varme til fødselsdagen hun gik pludselig og uventet bort en aften for knap to uger siden

ringede min telefon og en stemme

det var min

i chokket var det et smukt billede på livets kæde

om nogle andre måske kommer til at stå i køkkenet

er næsten ens for selv om man taler konflikterne op her i huset konflikter er jo drivkraften i et demokratisk system så er det i forhold til andre steder ikke konflikter der præger det her hus det er konsensus hvis åbningstalen

så bliver det ikke en kamp hvor de to kandidater til posten som statsminister skyder efter hinanden fra hver sin skyttegrav det vi så var jo at venstres formand politisk forsøgte at lægge sig ovenpå socialdemokratiets formand og så minder det jo

at man på valgdagen skal ligge oven på hinanden

helt enige om hvem der skal ligge øverst men uanset hvem der ender ovenpå i denne ægteskabelige strid så håber jeg at mit partis forhold til begge parter forbliver lige så forbilledligt godt som det har været hidtil

jeg har her igennem et stykke tid ledt efter en færøsk avis som jeg kunne læse i jeg kan ikke finde nogen færøsk avis der skriver noget som helst på dansk

mig at høre ordførerens mening om hvordan vi kan styrke den her formidling

en del penge til at styrke kendskabet til rigsfællesskabet i danmark

det er nok svært for dem at være på dansk ligesom det ville være svært at få politiken på engelsk

danske nyhedsbureauer som er aktive på færøerne i gamle dage var

overalt i verden siger man det er svært at få nyheder om færøerne for alt er på det her næsten hemmelige sprog som kun

på begge sprog nå

fortsætter med arbejdet

på de næste områder som færøerne skal

er klar til at hjemtage nogle ting som kan hjemtages uden at det mærkes

vi klar når vi kan finansiere det og vi kan forvalte det på

mere praktisk styret end det er ideologisk styret men det næste er vel udlændingeområdet som

nu forvaltes i både thorshavn og i københavn og

sker mange gange at mennesker der skal til færøerne falder ned imellem

hvem agter herre sjúrður skaale at pege på som danmarks kommende statsminister altså efter at der har været folketingsvalg

håber jeg ikke at jeg bliver den afgørende stemme jeg håber ikke at det

valget i danmark men taber magten fordi der kommer fire røde

jeg håber ikke at det sker jeg synes det er uheldigt hvis det sker

vi må vælge side vi peger på en socialdemokratisk formand som statsminister det andet ville være næsten uanstændigt

stemme på auktion efter et valg

vi peger på en rød regering

det herre

jeg nogen sinde har rapporteret fra

rapporterede fra det færøske landsholds kamp efter den kamp i danmark og han gjorde det med endnu mere

dengang han rapporterede fra danmarks kamp

i finansloven jeg blev på et tidspunkt

i grønland også kendte noget mere til færøerne og

også grønland og færøerne jeg mener at der er meget som vi kan lære af hinanden men jeg vil

der er afsat omkring fyrre million kroner til at styrke

grønland og færøerne men der er også afsat nogle penge til

to mere forskellige samfund på den her klode end grønland og færøerne og derfor er der et stort behov for at kendskab til hinanden

mange gange sætter man det i samme bås

samme skuffe og det er jo helt forkert så det er der absolut behov for når det gælder pengene

jo helst at der blev lavet undervisningsmateriale om grønland og færøerne til brug i den danske skole således at alle danske skolebørn som går ti år i skole i hvert fald har lidt om grønland og lidt om færøerne nu kan man gå ti år i skole uden at læse en side om færøerne det ikke godt nok på færøerne bruger vi rigtig rigtig rigtig mange penge på at lære alle børn dansk og om danmark fra fjerde klasse så det er er uheldigt at det slet ikke findes i den danske skole det er helt klart kulturområdet

rigsfællesskabet på skoleskemaet i de danske skoler

skal i gang nu her til efteråret blandt danske unge om hvor meget

deprimerende læsning

flager med det grønlandske og det færøske flag og så videre det er også noget der sætter et fokus og kan vække interesse så jeg sætter pris på de skridt som er taget af den den regering

til statsministeren for en betydelig afsluttende bemærkning

tredive minutter hvis der er behov for det

med at takke for debatten undskyld min stemme men jeg har desværre pådraget mig

lang debat den har varet i næsten tolv timer og tid er jo

umiddelbart efter regeringsskiftet sidst

skrev sig ind i vk regeringens økonomiske politik

jo skrevet digte om

mange af os i sagens natur

år mistet en anden folkekær poet et menneske som vi også savner nemlig benny andersen og han skrev om tiden vi har tolv ure i

man vender tilbageer han blevet for gammel til kakaomælk

nydt at være i selskab med gode kollegaer som har holdt positive indlæg

her i mange år og og det minder mig om

være roligt og det er den følelse jeg har i kroppen

takke for jeg synes det har været en interessant debat og en seriøs debat men jo også krydret med en vis portion humor og vid herre uffe elbæk tog temaet op

set mange i alle partierne der har humor

det var ret vittigt at fru christina egelund

natten fordi han gik

til valg på gang i halvfemserne

en skatteaftale med den daværende regering som gav substantielle topskattelettelser sådan er der så meget

det her indblik i egen graviditet den falder i forskellige faser måtte jeg forstå

ja det starter med undfangelsen og og jeg noterede mig at fru mette abildgaard på et tidspunkt

den her navnekonkurrence sagde jeg har mødt mange spændende mennesker

det der med graviditeten er der fuldstændig styr på det men men det der

var da hun refererede herre pelle dragsted for en strategi om at ville avle sig til socialisme

for at trække udviklingen den anden vej

mig mest i den her sammenhæng var faktisk da fru pernille skipper ville have herre kristian

dahl ned på knæ jeg tror det var noget med mikrofonen men det var alligevel ned på

ikke lige set komme

så tillykke med det jeg kan så forstå

at man nu noget nær er blevet enige om udlændingepolitikken det bliver jo så interessant at se om det er socialdemokratiet

det radikale venstre eller om det forholder sig omvendt jeg ved ikke om vi

over for hinanden jo har kunnet enes om en fælles vedtagelse også i år og det er der sådan set ikke noget overraskende i og i den forstand er det kun dansk folkeparti der er et kedeligt parti en kedelig regering

kan man regne med sådan er det hver gang til åbningsdebatter til afslutningsdebatter og sådan er det også i år

dahl og og dansk folkeparti for et solidt og konstruktivt samarbejde

set nået meget sammen og vi skal nå endnu mere sammen det er også derfor at vores vedtagelse jo handler om at vi har skabt i titusindvis af nye jobs

vi har givet tusindvis af mennesker mulighed for at flytte sig fra

vi har trukket fremgangen i alle landsdele skabt et danmark i bedre balance flyttet og

til det der var bevægelsen under den sidste regering hvor der netto blev flyttet ni altså ni ind i københavn så det er jo først noget senere at den her interesse og det engagement er dukket op

der skal tages flere initiativer for at sikre et danmark i bedre balance det er en vigtig dagsorden og det følger

det vi har gjort om planlov om landbrugspakke om billigere færgebilletter og andet der har sikret at vi nu har beskæftigelsesfremgang i otte og halvfems kommuner og at vi som herre kristian thulesen dahl også var inde på

i flere generationer har oplevet at befolkningskurverne er knækket på de små øer vi har forbedret velfærden og nu skal vi styrke den nære velfærd endnu mere gennem en sundhedsreform med omsorg tryghed og samling for patienterne i fremtiden vi skal sikre et bedre klima

vi har også gennemført helt nødvendige stramninger af udlændingepolitikken og nu skal vi holde fast og komme videre antallet af asylansøgere var sidste år det laveste siden to tusind og otte og det er ikke nogen

også flyttet os fra at være efter min hukommelse femte mest populære asyldestination i europa til nu at ligge på en sekstende plads så det er ikke kun europæiske beslutninger det er danske beslutninger vi har med rettidig omhu grebet ind og strammet op og tilstrømningen er nu på et niveau der kan håndteres og det ønsker vi at fastholde danmark skal være kendt for at der stilles høje krav til de flygtninge der kommer hertil antallet

om man mener det alvorligt og hvad det egentlig er for et antal

på for sandheden er jo den at selv om vi nu har fået antallet af nytilkomne ned

har vi stadig store udfordringer som er bygget op gennem en meget lang årrække

også baggrunden for at integrationsministeren i dag har meddelt at danmark ikke modtager kvoteflygtninge i år

ideelt set ønsker vi jo at få en situation hvor vi har så meget kontrol over alting at de flygtninge der kommer er nogle vi selv inviterer ind på

et tema som herre kristian thulesen dahl jo jo rejste og som

nemlig det her spørgsmål om midlertidighed

det lyder jo logisk jeg tror også det lyder intuitivt rigtigt

flygtningebegrebet i sin i sin kerne man flygter fra noget man får husly det man flygter fra forandres man vender tilbage man bygger

det er alt andet end ukompliceret det er i hvert fald ikke situationen i danmark må vi sige helt åbent siden nitten syv og halvfems og frem til sådan cirka sidste år

sidste tyve år har vi modtaget ethundrede og femtusind flygtninge og familiesammenførte af flygtninge til danmark ethundrede og femtusind af de ethundrede og femtusind er femoghalvfemstusind stadig

er situationen den at ni ud af ti flygtninge ender op med at være her permanent

og det duer ikke i længden

er et generøst folkefærd der gerne vil hjælpe mennesker i nød men det hviler jo så også på den præmis der hedder at det er mennesker i nød

det er en midlertidig ting så jeg er helt enig i som det er udtrykt i vedtagelsen og som

også har anmeldt det at vi er nødt til at tage den her diskussion mere alvorligt og sikre at vi rent faktisk også har

administration der

i hvert fald i udgangspunktet et smerteligt dilemma

jeg har to sådan helt grundlæggende synspunkter

som kæmper med hinanden

har givet udtryk for nemlig at man kommer hertil som krigsflygtning så skal man mødes med en forventning

man det land man kommer fra når der er fred skal man rejse hjem og hjælpe til med genopbygningen sådan må det være det andet synspunkt

at mens man er har skal man forsørge sig selv

alternativet er jo ellers at det skal danske skatteydere gøre mens man er her skal man vedligeholde og gerne egentlig også udbygge sine kompetencer og være en aktiv del af vores samfund så man også er rustet

store udfordring

håndteret eller den gordiske knude vi ikke har fået hugget over er jo hvordan

hvert fald skabt et billede af at præcis det forhold at man deltager og at man arbejder forstærker ens tilknytning til danmark i en sådan forstand at man oparbejder retten til permanent ophold

det skal vi drøfte for jeg forstår

set godt det synspunkt som jeg nu lægger i munden på dansk folkeparti men som jeg egentlig også hører andre

og reservationerne om integrationsgrunduddannelsen reservationerne over for flygtninges integration

man tager kan forringe muligheden for at man kommer hjem igen

det der nu bliver vores politiske opgave og som jeg gerne vil invitere til

tage den udfordring op og formulere en politik der forener de her to synspunkter

det betyder med sikkerhed at vi kommer til at gøre op med mange års politik

ville vi jo ikke have ni ud af ti der de facto bare

jeg mener grundlæggende at vi skal gøre tre ting

skal vi jo sætte endnu mere kraft ind i arbejdet med hjemsendelser det er allerede i gang vi har et godt samarbejde med afghanistan hvis ikke jeg husker meget forkert har vi nu det laveste antal afghanere siddende i udsendelsesposition vi

men vi skal gøre mere det er en ting det andet er at vi er nødt til at finde juridiske veje til at sikre at det at man arbejder mens man er her ikke i sig selv betyder noget afgørende for vurderingen af tilknytningen

det tredje er at man skal tjene sine egne penge mens man er her uanset om det er

vi aftalte jo allerede sidste år op til jul med dansk folkeparti at det her var en problemstilling som vi skulle dyrke vi kom ikke i mål men det er nogle drøftelser der nu skal genoptages og jeg ser frem til at drøfte det i første række med dansk folkeparti jeg vil bare sige til dansk folkeparti her i aften

let for det bliver et arbejde der både omfatter konventioner hvor tæt på dem kan man komme vores egen lovgivning

vi har sat op men det rokker bare ikke ved at problemstillingen er vigtig

jeg synes det er det moralsk rigtige og det er det helt nødvendige at gøre hvis vi skal gøre op med mange års fejlslagen politik

et lidt mere nuanceret syn

på en spontan krigsflygtning eller en ulovlig migrant som søger til danmark og som vi har svært ved at få til at rejse hjem igen og så den dygtige canadier eller inder eller kineser eller hvem det nu måtte være vi inviterer midlertidigt ind på det danske arbejdsmarked for at udfylde en jobfunktion på et opholdsgrundlag der falder bort i samme øjeblik man ikke har det arbejde mere

jeg bilder mig lidt ind at jo mere vi kan få kontrol over hele det her spørgsmål

siger at vi har løst alle problemerne

er stadig en risiko for at der går hul på eus ydre grænse igen men vil bare stilfærdigt sige at vi har bragt tallet ned til det laveste i ni år

vil man se at de i virkeligheden er faldet mere

kun på dem der står nede ved padborg og banker på så kigger vi også på dem der er i danmark på et andet opholdsgrundlag og søger asyl

en person der er kommet ind gennem familiesammenføring og

ægteskabet eller hvad ved jeg og så vil man gerne søge sit eget opholdsgrundlag og hvis man ser på den andel af dem der søger asyl som altså søger det med det her afsæt at de er her i forvejen på et lovligt opholdsgrundlag

det er en andel der er stigende og som i år efter min bedste hukommelse udgør otte og tyve procent så otte og tyve procent af de to tusind fem hundrede der har søgt asyl i år var her i forvejen på et lovligt opholdsgrundlag så antallet der kommer ind over grænsen er lavt

set før det skal holdes under kontrol og nu skal indsatsen drejes imod at vi sikrer at midlertidighed bliver midlertidig og at vi sikrer at folk tjener deres egne penge imens

lad det være det om det

er jo den sammenhæng til den anden debat der også har været her i dag i forskellige afskygninger omkring velfærd

forringer vi vores muligheder for at udvikle vores velfærdssamfund og det er der

jeg lytter til debatten lidt forskellig appetit på

hvilke forbrugspromillemålsætninger

den slags ting men jeg hører ikke nogen afgørende uoverensstemmelse

velfærdssamfund og det er med god grund

med fru pia olsen dyhr i at det er et godt samfund

at være stolt af også selv om man godt ved og det ved jeg godt

der er ældre der ikke får den omsorg de har brug for

det er der nu og det var der for et år siden og det var der også under den sidste regering og det vil der også

herre jacob mark siger at alle børn oplever at

det er noget af en påstand og det matcher ikke mit eget billede af danske børn

oplever at der ikke er tid nok til dem mit billede og det støttes faktisk også af fakta er at langt de fleste danske børn trives godt men vi er jo i danmark

endnu højere ambitioner og det har vi for børnene for de ældre for de udsatte for hele kernevelfærden

set også min ambition at vi skal skabe mere sammenhæng mere nærhed mere omsorg og

som jo for eksempel er milliardinvesteringer i sygehusene samlingen af specialerne klare patientrettigheder det forhold at hvor man før opererede

forskellige adresser så gør man det nu på omkring et dusin

og tryghed for mennesket patienten og borgeren fremskridt skridt for skridt

nu efterspurgte fru mette frederiksen jo

de lægehelikoptere der hænger rundtomkring i bybilledet

at da var jeg ikke i regering

og indvie de første lægehelikoptere det skete i to tusind og ti

men hvis man nu løfter sig lidt op i helikopteren og ser det hele derfra så er historien om lægehelikopterne jo i

også historien om et af de mange eksempler der viser at vi i fællesskab forbedrer trygheden for borgerne

et fremskridt og det er det der har ført til at vi i dag altså har fem og halvfjerds milliard kroner

i to tusind og et det er en investering vi har foretaget sammen under skiftende regeringer idet de fleste af dem jo dog har haft en statsminister fra venstre men alligevel fem og halvfjerds milliard

også tillade mig at kalde et fremskridt

jeg ved godt at man måske ikke er så meget for tal men jeg synes alligevel at når talkrigen har kørt og man har tweetet løs om et svar fra finansministeriet så hører det vel lige med til historien

femten da man sidst var i regering aftalte man med kommunerne da aftalte man med kommunerne at deres serviceramme skulle sættes ned med tre

milliard kroner mindre det sagde den daværende regering til kommunerne siden regeringsskiftet har vi sagt det modsatte brug nogle flere penge brug to milliard kroner mere

jeg synes et fremskridt

er det jo fordi vi grundlæggende har en sund økonomi der hviler på solide

fru mette frederiksen var også inde på det jeg tror fru mette frederiksen sagde at

enige om jeg har været enig i dem alle efterlønsreformen

kan holde liv i opsvinget fordi vi har et arbejdsudbud

det er rigtigt at til en start var vi ikke enige men jeg er da glad for at fru mette frederiksen overhovedet ikke rystede på hånden da hun som en af sine første ministergerninger tilbage i to tusind og elleve skrev under på det lovforslag som min daværende regering havde

det radikale venstre og dansk folkeparti

en af hovedgrundene til at vi har en sund offentlig økonomi det er jeg godt tilfreds med ligesom jeg også er tilfreds med at den daværende regering skrev ind i sit regeringsgrundlag at man ville videreføre vk regeringens økonomiske politik i sin hele det kan man godt være tilfreds med det var muligvis skidt for socialdemokratiets troværdighed

tak for en god debat også til repræsentanterne

har ikke haft mulighed for at være her i dag

og jeg vil også gerne kvittere over for

chemnitz larsen for de positive tilkendegivelser om præcis samme

vi har også tak til herre magni arge jeg er meget glad for at jeg er blevet betrygget i at jeg godt kan tage til færøerne i morgen uden at frygte

hvordan jeg bliver modtaget når jeg ankommer

som vi ikke kan gøre detaljeret færdig her i aften men

som begge vores færøske medlemmer var inde på

vi sikrer at færøerne og grønland respektive får en egen stemme en klarere stemme

grundlag og derfor har jeg aftalt på rigsmødet allerede sidste sommer på christiansø at der skulle sættes gang i

arbejde som jeg håber

kan danne grundlaget for at vi får netop sådan en diskussion om hvordan vi med respekt for grundlovens bestemmelser og dfg ordningen kan imødekomme

som legitime grønlandske og færøske interesser om at have egen identitet og maksimal egen stemme i udenrigspolitiske anliggender

også sige i forhold til den hændelse som herre magni arge kort refererede til at jeg ved at forsvarsministeren har rakt ud efter

i det færøske landsstyre med henblik på en meget konkret dialog om den hændelse der fandt sted for nylig

britt bager har mødt så mange at hun ikke længere kan huske

fin brugervejledning ud kan jeg se på de sociale medier så den fejl kommer aldrig til at ske igen

den anden dag havde jeg besøg af en børneflok på kontoret blandt andet louis og simon og og lea tre skoleelever og vi diskuterede klimaforandringer som jo er et alvorligt emne men det var alligevel en god dag på kontoret fordi

en ny jord hvortil simon

replicerede ja men det kan

tids største udfordring og det kan godt være at de ord de sætter på

jo dem det handler om så vi står med en kæmpe opgave som ikke desto mindre er nødvendig at løse

også gerne kvittere for hvad jeg oplever som en ret bred opbakning til de ambitioner jeg meldte ud i forgårs om oven på en fælles målsætning om at gøre sig fri af fossile brændstoffer i to tusind og halvtreds da at sige ingen benzin og dieselbiler i to tusind og tredive og kun nulemissionsbiler i to tusind og fem og tredive det er godt med bred opbakning fordi det er en kæmpe udfordring den kan man jo dimensionere på mange måder men bare et tal man kan trække frem er jo at vi i dag har samlede indtægter fra registrerings ejer brændstofs og andre bilrelaterede

afgifter på halvtreds milliard kroner

vokser der så den her fælles ambition om at det skal vi af med altså væk med det væk med alle de der biler

også lige halvtreds milliard kr som jo sætter al den debat der har været i dag om hvem kan bruge hvilken

for at sige det på dansk det er et kæmpe hul i kassen så jeg vil bare sige tak for den store opbakning der er til målsætningen fordi den får vi brug for når vi i de kommende år skal indfri den og finde en måde at gøre det på hvor det ikke bare bliver miljømæssigt bæredygtigt men altså hvor velfærdssamfundet også fortsat hænger sammen så tak for den

fra herre morten østergaards side fra andres side fra herre uffe elbæks side hvor jeg fornemmer at begejstringen er så stor at man måske ligefrem overvejer at tage et kørekort hvis vi kan drage omsorg for at det er en elbil man kommer

at sidde i tak for de mange positive tilkendegivelser og tak i øvrigt for stort engagement

glæder mig til til samarbejdet folketingsåret gik jo officielt i gang for to dage siden

måske tyvstartet lidt med et udspil eller to eller seks der kommer flere klimaudspil i næste uge vi har rigtig mange vigtige opgaver på programmet vi skal videre vi skal skabe endnu større fremskridt

det er svært at holde sig i højt humør efter aftenens debat for det går i danmark

ret godt og så er der det med tiden den flyver af sted så hvis jeg bare lige må slutte af med endnu et lille tidsbillede fra benny

skriver et sted ens datter kommer hjem fra skolegår ud for

ind lidt efterog spør om man vil passe den

man må udnytte tiden mens man har den og derfor håber jeg også at folketinget

vi nu udnytter tiden frem til folketingsvalget som jo kommer den syttende juni næste år

introducere en ny regel her i tinget

ordførerne jo har dobbelt til

spørgsmålene det vil sige at man

har to minutter i første omgang og en minut senere og det er en ændring det er sådan set en fordobling men

valgt i dag at bruge den taletid jeg er blevet

primært at tale om velfærd

og fem og halvfjerds milliard kroner den ene vej og fem og halvfjerds milliard

jeg er egentlig helt overbevist om at virkeligheden er det bedste vidne vi har

danske velfærdssamfund er jo relativt set

men hver eneste dag træffer vi jo politiske valg der gør

hvis man bruger pengene på skattelettelser

så er der færre penge at bruge til kræftbehandlingen så er der færre penge at bruge til de børn som jeg egentlig tror herre jacob mark er optaget af nemlig dem der er allermest udsat og har behov for mere voksenkontakt så er der færre

til vores mest psykisk sårbare så

til de ældre mennesker der lang tid før både statsministeren og jeg overhovedet blev født gik i gang med at samfund op har været en aktiv del af vores arbejdsmarked og givet deres bidrag

det er derfor jeg taler om velfærd og når vi ikke vælger

adskillige omgange talt om og ønsket at forringe pensionsvilkårene i danmark

nedslidte danske lønmodtagere

har vi forhindret det men jeg synes

om det egentlig ikke stadig væk er regeringens politik er det stadig statsministerens politik og

at danskerne skal arbejde længere altså

skal arbejde længere og det kan

befolkningen også har og jeg glæder mig

et engagement hos mange seniorer som gerne

det er også derfor jeg glæder mig til at

om lidt i finanslovsforhandlingerne jeg glæder mig så på distance for

skal lave anden halvleg af den diskussion og den aftale vi havde med dansk folkeparti i

at seniorerne bliver på arbejdsmarkedet

samspilsproblemerne så i forhold til ønsket

tvinge en højere pensionsalder hjem nej og det har jeg

set ikke nogen ambition om jeg vedstår jo fuldstændig at jeg i den helhedsplan jeg

lagde frem i to tusind og seksten og også i tilløb som den nuværende regering har har lavet har haft det synspunkt som jo primært gik på at fremrykke det som vi med meget stor bredde i

og man kan jo kun fremrykke ting en gang altså

set aftalt ret bredt og det fornemmer jeg at alle står vagt omkring hvordan pensionsalderen koblet til levealderen skal stige

set får bedre pensionsvilkår end dem der var og dem der kommer og derfor havde vi det synspunkt at man måske med fordel kunne fremrykke noget

ikke appetit på og derfor er det faldet bort

set ikke mere at sige om det

skal oversætte det her til dansk så det ikke kan misforstås så har jeg ingen planer om

stadig til grund for regeringens økonomiske politik at der skal ske en voldsom forøgelse

vi har forhindret senere tilbagetrækning og hvad er det så

forringelser af suen er det forringelser af overførselsindkomster hvad er det der ligger og venter

det hele har fremlagt finanslovsforslag hvor de eneste tal er sidetallene jeg kan sige at vores økonomiske politik hænger fuldstændig sammen

i beregningen af rådighedsbeløb er ikke regnet andet ind end det vi har i hånden det vi har i hånden beslutninger vi

endnu rigere det er også derfor vi præcis i går præsenterede et forslag om mere fleksibel adgang for udenlandsk arbejdskraft fordi det kunne være en af vejene til at få lidt bedre arbejdsudbud det er derfor jeg har kæmpet for

bidrager det positivt til økonomien og det gør danmark rigere også rigere end det der ligger i de rådighedsbeløb vi

jo regnet ind med den erhvervsfrekvens vi har

vores økonomiske plan hænger sammen vi har så bare

spørgsmålet om en aktiv hjemsendelsespolitik og en ændring af den flygtningepolitik der har været ført

det var også godt at få belyst illustrativt med nogle tal hvad det her jo faktisk handler om altså

til danmark via asylsystemet familiesammenføringssystemet ender med at blive i det danske samfund og at det står i stærk kontrast til den sunde fornuft der jo ligger i at man får hjælp i en midlertidig periode

til at vende tilbage og være med til at genopbygge sit land når det er muligt og jeg har selvfølgelig den forventning at med det engagement statsministeren lægger for dagen i sit svar

i de forhandlinger der skal være her i efteråret om

i forhold til at da vi tog det her op for godt et års tid siden i de forhandlinger vi havde der var det nok en lidt træg start vi havde

nu skal vi nå i mål

at vi har en redegørelse fra finansministeriet om at vi har ganske store milliardudgifter der belaster de offentlige kasser hvert eneste år seks og tredive milliard kr fordi vi ikke har styr på det her område og dermed også være sagt at hvis vi når det her med at man skal sendes hjem og man rent faktisk bliver det

at man ikke må lave noget mens man er her det er ikke det det handler om men når vi har koblet de her ting sammen

hvis man fortsat har den politik man har i danmark

og det er derfor vi har linket de her to ting sammen

for at løse det som statsministeren kalder den gordiske knude

om folks

set ikke hviler på noget principielt om at det er skidt

logisk snarere det modsatte altså at

tjener deres egne penge hvis ikke det forhold at man tjener sine egne penge umuliggør det der er ambitionen nemlig at midlertidigt er midlertidigt det er meget meget

for det er jo rigtigt at antagelsen i hvert fald har været hvad er det de siger i tirsdagsanalysen

forhold at man lærer dansk at man arbejder

vi analyseret på det for at forberede de her drøftelser og det ligger ikke på den flade hånd men vi kommer til at dykke ned i hvordan vi kan afskære det

sådan at vi både kan stille et krav om at man forsørger sig selv og at man ikke af den grund oparbejder retten

skal bare ikke bilde sig ind og det er ikke sagt til

bliver let

at hvis man har det synspunkt og det har jeg at husly er midlertidigt og skal rejse væk når forholdene er der så betyder det jo også at den syriske familie der så har været i danmark i en årrække og tjent sine egne penge

når hele landsbyen hejser hejser flag og går i fakkeloptog og vinker

og det er jo dér det skal stå sin prøve og det er vi nødt til at være ærlige om over for hinanden

så har vi så en arbejdsmarkedspolitik der gør at

så i øvrigt kan søge ind som arbejdskraft når man er rejst hjem igen

så være en forskellig appetit på hvor mange penge man skal tjene for at komme ind igen og der ligger nok nogle skismaer her for jeg forudser at nogle af dem der vil begræde mest at

vil være de samme der vil kæmpe mest imod at folk skal have en mulighed for at komme igen

været her så der ligger mange ting under overfladen her men altså først og fremmest en kvittering for

forhindre et land i at sende folk hjem igen når muligheden

mennesker der opholder sig i danmark midlertidigt kommer hjem med nogle forstærkede kompetencer så må den landsby finde ud af at så er det

set et plus så har vi sådan set gjort det godt

lave det der er sund fornuft

også nødt til at anmelde til statsministeren at så er det jo i virkeligheden de internationale konventioner og fortolkningen af dem den er gal med

men jeg synes i hvert fald at det er nødvendigt at vi er parate til også at udfordre de internationale konventioners definitioner

selvfølgelig er at folk har det godt og tjener

mens de midlertidigt opholder sig i danmark og så skal hjem bagefter men hvis det så

muligheden for at komme hjem

så er det konventionerne og den praksis omkring konventionerne den er gal med og så skal vi også turde at udfordre konventionerne i givet fald men jeg jeg ser frem til en fire fem spændende uger for det

vel det vi har i forhold til at der skal laves en finanslovsaftale og med det som statsministeren har bebudet i forhold til sværhedsgraden af det her

at det bliver nogle sene aftner men det er vi også parate til

skal virkelig have et skud i bøssen

til kontrol og hele hjemsendelsesregimet og så handler det rimeligvis også om konventionsfortolkning og ja jeg har

jeg mener at det klæder et lille land som danmark at vi lever i

men det skal jo ikke betyde at man ikke kan udfordre og det har vi også gjort før altså da vi for eksempel i fællesskab tog ansvaret for at sige at folk der kommer midlertidigt beskyttelsesbehov

udskudt ret til familiesammenføring

må det være og man må vel også helt åbent sige

for det første fuldmægtigskriv

er kommet milliardinvesteringer og at der

kommet forbedret velfærd jeg havde en ordveksling med

politiske ordfører her tidligere som endte med at fru britt bager

gå ud i virkeligheden

bekymret for om der er nogen der følger med så kan

min indbakke og sociale medier

fald nogle der så

fra nogle som måske mener at det er fru britt bager

kan udstrækkes til statsministeren

invitationerne var der også

arbejdstilsynets anmærkninger og om tilstandene på sygehusene artikler om hvad sygeplejerskerne siger artikler om fødegangene egne

at det er hende der får invitationerne fordi

er statsministeren der turnerer rundt

parolen om at der er blevet ansat en læge om dagen undtagen om søndagen men statsministeren glemmer jo fuldstændig også at fortælle om de fyrede sygeplejersker sosuer og lægesekretærer

statsministeren ikke bare bekræfte

kommet flere hænder ud på vores sygehuse som der ellers gives indtryk af når statsministeren taler

lige med nogle overvejelser vi har jeg blev blev så nysgerrig over

skipper havde tænkt sig at sige men trak i sig igen men nysgerrigheden deles ikke i

kender noget til livet og døden og mennesker

jeg er fire og halvtreds år jeg har været socialudvalgsformand og viceborgmester og amtsborgmester jeg har levet hele mit liv med den offentlige sektor

der er udfordringer jeg ved da godt er udfordringer men jeg ved da også at vi investerer vi lagde fra

to tusind og seksten end den regering vi tog over fra havde tænkt sig at gøre det er da bare en sandhed man kan slå efter hvis fru helle thorning schmidt havde fortsat så kom vi så toppede det vi lagde fra land med at bruge en halv milliard kroner ekstra

flere sygeplejersker ude på vores sygehuse i den her valgperiode hvad er det for en udvikling der sker i vores sundhedsvæsen det er en udvikling hvor liggetiderne falder hvor specialiseringsgraden på sygehusene

hvor patienterne hjemsendes hurtigere

til den kommunale pleje så ja der er også en opgaveforskydning fra sosu assistenter op i hierakiet op mod lægerne i vores sygehusvæsen og hvis det bliver sådan at man skal sidde herinde og detailstyre hvordan de ekstra milliarder vi har givet regionerne

skal fordeles mellem af lægesekretærer og sosu assistenter og læger og overlæger og radiologer og hvor meget man må købe

scannere for og hvad medicinbudgettet skal være så går man helt galt i byen og så kan jeg i hvert fald ikke forstå at man samtidig abonnerer på det synspunkt at vi skal

fortælle statsministeren hvordan det ser ud ude i virkeligheden

kommet færre sosuer

ikke velfærd jeg forstår det

hen ikke altså

i hele mit politiske liv at vi driver sygehuse for at gøre patienterne raske

ved

i forhold til sammenlignelige landes sundhedsvæsener ja

der var en uafhængig tænketank ikke noget jeg har fundet på der pegede på det danske sundhedsvæsen som værende det tredjebedste i europa det er da velfærd

der er flere læger på sygehusene og vi bruger flere penge

indtil videre i hvert fald fungerer sygehusvæsenet på den måde at det drives af regionerne

er det dem der beslutter hvordan de mange ekstra milliarder vi har investeret i sundhedsvæsenet fordeles mellem sosu assistenter sygeplejersker lægesekretærer radiografer læger djøfere investeringer medicin det er deres beslutning

tror at hvis man slår op i sygeplejerskernes a kasse

to hundrede og halvtreds sygeplejersker

haft en ledighedsperiode på mere end tolv uger to hundrede og halvtreds

og statsministeren og herre kristian thulesen dahl har også talt om sund fornuft

bekymret for de forhandlinger som skal foregå med dansk folkeparti

ikke helt sikker på at min forståelse af sund fornuft

den samme forståelse af sund fornuft som man har i dansk folkeparti hvor man

tror egentlig bare mest er interesseret i at nydanskere ikke skal i arbejde ikke skal integreres fordi de skal så hurtigt hjem som overhovedet muligt så kan man spørge sig selv hvem det gavner

lige kriteriet for sund fornuft i forhold til den her meget vigtige nuancering

jo selv var inde på og som jeg tror vi alle sammen i den her sal er enige om er virkelig virkelig

så hvor

arbejdsløs i en periode betyder det noget at man har en familie nogle der er ved at tage en uddannelse i danmark så

og så ryger nuancerne

hvorpå man kan komme til danmark hvis man er udlænding

som som flygtning fordi man har et beskyttelsesbehov så skal man være

husly og så mener jeg helt principielt som udgangspunkt

rejse ud igen når det behov der gjorde at man kom her er væk det er den ene vej den anden vej er som

arbejdskraft det er ligesom de to veje ind

for eksempel flygtning og er her en årrække og opbygger nogle kompetencer man tager en uddannelse man bliver kemiingeniør for nu bare at tage noget

jo meget vel være at det man er flygtet fra nu er forandret og så mener jeg principielt at

skal rejse hjem som kemiingeniør

arbejdsmarkedspolitik der gør at man jo kan søge ind i landet og søge beskæftigelse

eller et andet sted og hvis vi så i øvrigt i

er nogle der synes der skal være meget

kunne komme ind der

som jurist ville jeg sige at sondre altså

hensynet også til om den enkelte faktisk har en stærkere tilknytning til danmark

er integreret i samfundet har familie venner bidrager til

igennem uddannelsessystemet og som på et eller andet tidspunkt kommer ud på det danske arbejdsmarked

jo langtidsinvesteringer vi taler om min far er udlænding

tresserne fordi der manglede arbejdskraft men havde han levet i dag var

jamen så havde han jo

blevet sendt ud af landet efter de regler som givetvis vil blive forhandlet

jeg nok ikke stået her i dag det er der sikkert nogle

virkelig skal huske at tænke i de langsigtede investeringer i forhold til hvad

vi gør ved mennesker og menneskers forståelse af hvor man hører til hvor man kan lide at være hvor man selv føler at man

halvfjerdserne hvor vi åbnede døren for arbejdskraft

beskyttelsesstatus

for de de får ikke noget opholdsgrundlag de skal sendes ud igen det har sine besværligheder afhængig af hvor hvor de kommer fra det er derfor at noget af det her

om at sætte lidt hårdere ind over for de lande hvor folk kommer fra

ikke har noget legalt grundlag i danmark det er en del af det

om flygtninge og der er mit grundsynspunkt

falder bort når det man er flygtet fra ikke længere er til stede

skal det jo være fordi man så kan komme op at stå på noget andet

for eksempel kunne være

man skal rejse hjem først og indgive en ny ansøgning

den nuance jeg forsøger at lægge ind i det men helt ærligt det er en stor og kompliceret

at dansk folkeparti her i aften så klart har tilkendegivet

jeg tror mange har aflæst som sådan en automatisk

kan vi ikke opfylde ambitionen om at det er midlertidigt altså det er ikke en ideologisk betinget

nikke genkendende til

opvarmningen til folketingets åbning

topmøde eller ved selve folketingets åbning sådan

gerne ville og det som statsministeren

op for statsministeren og regeringen at det kan man ikke at

kan lade sig gøre og i tirsdags

dahl jo meget klar i sin

godt få en fornemmelse af at statsministeren med talen tager nogle ting frem som han godt kan mærke vil give nogle gnister i forhold til dansk folkeparti

lagt op til et efterår hvor vi stille og roligt forhandlede finanslov og fik vist danskerne at vi kan regere det her land

en situation hvor vi ellers skulle sætte os ned og finde nogle gode løsninger så fornemmer jeg

gå af efter valget så der kan dannes en ny regering

regeringens fortjeneste men vi mangler arbejdskraft

resultatet af det her efterår ikke mere udenlandsk arbejdskraft men bare at

der så ikke lige et problem der står lidt uløst hen og som var det store centrale problem også i forbindelse med

at vi har et opsving hvor vi risikerer igen at stå uden tilstrækkelig arbejdskraft derfor er spørgsmålet jo egentlig bare skulle statsministeren ikke nu holde fast i at føre den politik han gerne vil

jo spørge vælgerne i stedet for bare at føre den politik det kan blive til

har hele tiden vidst at som mindretalsregering kommer vi ikke igennem med vores politik en til

udenlandsk arbejdskraft som rummer fire forskellige elementer

at bulgarere rumænere og hvad man ellers kan komme i tanker om bare

i fri konkurrence med buschauffører

servicemedarbejdere men

uha da da

overrasker mig ikke så meget her altså det bliver

udenlandsk arbejdskraft de gik ud og slog sig for brystet over at vi havde liberaliseret det gjort det mere fleksibelt

ren populisme ren valgtaktik sådan er det

set er lige så godt altså som ikke går på hvor mange penge man tjener

er for en jobfunktion man har

positivliste som er et spejlbillede på nogle vi manglede for nogle kvartaler siden i nogle arbejdsmarkedsstatistikker vi har foreslået at vi vil have en mere dynamisk positivliste

de regionale arbejdsmarkedsråd kan spille ind hvor nogle af de a kasser

nu har forsøgt at frisætte kan spille ind og når jeg taler med den ansvarlige del af den danske fagbevægelse

en mere nuanceret tilgang til den her debat end man har

set på men det må jo vise sig at der er noget at hente det det er bare for at sige at jeg

det der billede af at fordi vi møder lidt modstand skal

den centrale udfordring jeg synes også det er interessant at diskutere

taletiden at nævne de tyve milliard

været skabt et råderum og der har været mulighed for at gøre forskellige ting det efterlader bare mig med et andet synes jeg påtrængende spørgsmål og det er hvorfor skal der så ikke investeres i uddannelse

nævnt med et ord i statsministerens åbningstale

at komme fremad jo om at give flere muligheder til vores børn ikke at lægge loft

for statsministeren og for regeringen handler videregående uddannelser lige nu om at fiske penge op af en brønd og bruge dem på noget andet og så handler det om at begrænse universiteternes mulighed for at tiltrække udenlandske studerende

studiepladser vi laver der tiltrækker udenlandske

at i forhold til nogle bestemte studieretninger

invitere folk nu siger jeg det på dansk fra østeuropa op til danmark på dansk su give dem en uddannelse køre dem ud i lufthavnen

en aversion mod udenlandske studerende derfor er noget af det vi blandt andet lægger op til i den her indsats

at se på hvad kan vi gøre for at få de udlændinge der kommer til danmark for at studere til at blive her noget længere altså investere det de har lært i danmark på det danske arbejdsmarked så ligesom at tviste det og sige at nu er vi imod udenlandske studerende er simpelt hen undskyld mig for primitivt jeg medgiver at herre morten østergaard gerne vil investere alt muligt i alt muligt

står lige og skoser mig for at jeg har svært ved at komme igennem med nogle arbejdsmarkedsudbudsreformer og andet

i kassen den tidligere regering havde pyntet på tallene kørt helt ud til grænsen af

eu budgetreglerne og ja derfor var vi nødt til at

sytten lykkedes det så at løfte det offentlige forbrug op til der hvor det var sidst jeg var statsminister i to tusind og ti

så meget styr på det at vi kan anmelde at for to tusind og to og tyve behøver vi ikke længere

mange emner men der

risiko for alle medlemslande

hvor erhvervsministeren også deltager

vi britiske estiske myndigheder der ud over de danske

statsministeren kan se at den her sag

det

hvor jeg skal sætte dagsordenen for vores folketingsår for det er jo bare evident at det er skandaløst hvad vi har set og det er lige så evident at den sag skal gøres færdig ved de respektive myndigheder der nu arbejder med den

at det også må føre til at vi overvejer er vores mekanismer stærke nok vi har vel efter min hukommelse fordoblet ressourcerne til finanstilsynet i forhold til hvordan situationen var da vi ramte den finansielle krise tilbage da jeg selv var finansminister og har vel derfor også udvidet staben med noget der ligner halvfjerds procent men vi kommer

for mig vil jeg sige at det her vil være et meget tungt lod i den vægtskål

det synes jeg ser mere åbenlyst ud at vi

den parentetiske bemærkning om at erhvervsministeren håndterede det her meget fint og fornemt regeringen er jo bygget op på den måde at vi har et ressort

ligger der og ministeren tegner regeringen

forbilledlig flot og jeg føler mig dækket ind

rigtigt nok hvis det var en mindre sag

alle danske virksomheder penge og det skader hele den danske finanssektor i sidste ende

kan statsministeren forstå hvorfor

bare sige at jeg beskæftiger mig med rigtig mange ting

talt om i min åbningstale jeg jeg følger det her tæt jeg har fulgt det her tæt

er fuldstændig enig i den analyse der er givet fuldstændig enig

har det også et gennemslag i realøkonomien men man

at jeg heller ikke har lyst til at stå og holde meget meget store taler om det

vi har håndteret det og håndterer det med de spor der er lagt ud både

finanstilsynet fremadrettet har de kompetencer og de ressourcer der skal til og

bare den forbrugeroplysning at jeg beskæftiger mig med andet

at statsministeren ikke er er helt rask og

i morgen det er jo sådan at statsministeren er minister for rigsfællesskabet og jeg

egentlig gerne gøre statsministeren opmærksom på en sag som jeg synes er er dybt bekymrende vi har en god dialog

satspuljeforhandlingerne vi er jo ikke selv inviteret med så vi er rundt at snakke med de forskellige socialordførere som er forhandlere for de enkelte partier

som viser at det er omkring en tredjedel af alle grønlændere

som er i arbejde jeg synes det er enormt bekymrende at der er så stor

som jeg har fået her for ikke så lang tid siden den gode nyhed er så at at næsten alle nemlig halvfems

af de grønlændere som har en lang uddannelse er i arbejde

men jeg synes det er dybt bekymrende at der er så stor forskel på hvor mange der er i arbejde

ligesom kan se det eller på anden vis bare fornemme det eller hvad man ellers kunne stille

det vi talte om tidligere i debatten her i dag

som lå med en erhvervsdeltagelse

på noget der ligner tyve pct for tre år siden altså i to tusind og femten som nu er løftet til omkring det dobbelte og dermed altså nogenlunde ligger på niveau med de tal der bliver nævnt her

fru aaja chemnitz larsens parti ikke er med i satspuljen fordi det ligesom er danske satser

men men jeg er da sikker på at både

og kollegaerne her vil lytte med stor interesse hvis man har konkrete ideer til hvordan man kan arbejde med den her målgruppe

at grønlændere i danmark havde den samme erhvervsfrekvens

projekter der ligesom

bor i de fem største byer inklusive esbjerg

der hvor der også er grønlandske huse i de

det kunne jo være interessant at lave en målrettet indsats

fokus på flygtninge og statsministeren nævner selv at at tallene er sammenlignelige med

er det bare så dybt bekymrende at man er nødt til at kigge på

satspuljeforhandlingerne er det eventuelt også i forhold til en kl aftale det synes jeg i hvert fald

et overordnet tilsagn om at vi vi gerne vil gøre og

rejse til færøerne hvor jeg kan forstå at statsministeren skal spille hovedrollen i den lokale udgave af

spændende at følge en stor del af debatten her i dag har handlet om hvad er det der sker ude i virkeligheden

man har med både navne og eksempler prøvet at give indtryk af at det har man helt styr på

politiske ordfører britt bager svarede på et spørgsmål fra fru pernille skipper for i en debat om hvad det egentlig

hvor der er noget der er skidt

med patienter der ligger på gangene og et personale der ikke kan følge med jeg synes ærlig talt at fru pernille skipper skulle bevæge sig lidt mere ud i virkeligheden lidt mere for det er simpelt hen ikke det danmark jeg kender det er ikke det sundhedsvæsen jeg færdes

i jeg tror at det er det sundhedsvæsen som rigtig mange ansatte færdes i og jeg tror også at det er det sundhedsvæsen som rigtig mange danskere oplever

at der ikke ligger mennesker på gangene på hospitalerne i danmark og at der

ikke tingene er lidt mere nuancerede da herre nicolai wammen sidst var minister

men men selv med ni tusind færre offentligt

var det vel ikke sådan at det hele bare var en katastrofe det tror jeg

meget godt sige om danmark mellem

ikke bare tror men jeg ved

den fyldt med nuancer og ja der er også problemer blandt andet med færdigbehandlede ældre medicinske patienter som der ikke er kapacitet til på sygehusene

en af bevæggrundene til at regeringen har anmeldt at vi kommer med en sundhedsreform i løbet af nogle uger eller senere i efteråret er jo præcis det forhold at vi skal skabe et langt tættere og mere forpligtende samarbejde mellem det der sker på sygehusene ude i almen praksis og hjemme i kommunerne der er steder hvor det kører om ikke i olie så i hvert fald i et ordentligt flow

sygehusets forventninger til kommunen og kommunens forventninger til sygehuset er afstemt

det handler ikke kun om

altså på hvilken side af den her trekant mellem almen praksis

jeg tegner ikke noget drømmebillede jeg ved at vi har et langt bedre sundhedsvæsen end vi har haft det ved jeg målt på det det handler

jeg ved er masser af udfordringer jeg ved også hvis vi skal være ærlige over for hinanden

hundrede flere eller to hundrede flere sygeplejersker

arbejdsløse sygeplejersker der har været arbejdsløse

for sagligt svar men så undskylder jeg men jeg slet ikke gået i valgkamp endnu det

nemlig om statsministeren er enig med sin politiske ordfører i

ikke kan følge med det er det det handler om ikke at der er ting der fungerer godt i sundhedsvæsenet for det er der heldigvis men hvorvidt det virkelig

som man så afspejlet hos den politiske ordfører fra venstre det er ikke bare et spørgsmål om politikere der skal stå og rive hinanden noget i næsen det er et spørgsmål herre statsminister om hvorvidt landets øverste politiske leder er klar over hvad der foregår og der må jeg bare sige at når man ser en masse fine annoncer om hvor godt det hele går og man så hører den politiske ordfører sige at der ikke ligger nogen på gangene

er nogen der løber for hurtigt så må man sige at så er i meget meget langt

vil statsministeren så ikke i aften

ligger der på gangene på de danske sygehuse

kæmpe show kørende hele dagen i dag hvor twitterholdet

reference til finansministeriets svar på fire sider af otteogtyvende september cykler rundt og siger at

tusind sygeplejersker det er godt nok sagligt ikke når når man læser det samme svar

kan man med den samme grad af manglende saglighed se at hvis man fører socialdemokratiets økonomiske politik kommer der nul flere sygeplejersker

demografiske træk beregningsteknisk anledning til et tilnærmelsesvis uændret antal sygeplejersker

siger stem på mig så får i tusind

håber at danskerne kan gennemskue det jeg ved godt er problemer i sundhedsvæsenet

så forstå at det vi opfandt dengang er så genialt

det tog nogle år før man kunne se det nu siger vi så at

der er problemer med at vi også kommer til at bruge for mange ressourcer fordi patienterne bliver kastebolde jeg ved da godt at der er problemer

anyday

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse

plads der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to af kristian thulesen dahl britt bager christina egelund og mette abildgaard

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en

mette frederiksen pernille skipper

have lidt ro i salen vi er langtfra færdige der er flere punkter på dagsordenen ønsker nogen at udtale sig